sluttet og vi går til afstemning om det stillede

det er en særlig lejlighed så skal

forholde sig lidt roligt på tilhørerpladserne

da det ikke er tilfældet

afstemningen slutter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

afstemningen slutter for stemte

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

da det ikke er tilfældet

afstemningen slutter for stemte en hundrede og fem

da dette ikke er tilfældet går

herre kim christiansen ønsker

hænger det sammen med at efter at vi afgav betænkning har

som betyder en stramning af cabotagereglerne

har det jo været helt uladsiggørligt i forhold til eu

jeg gerne bede om at vi tager den her sag tilbage til fornyet udvalgsbehandling så vi i hvert fald kan få belyst

hvorfor kan man i finland

der

vigtig sag for socialdemokratiet og vi har sådan set bare fremsat socialdemokratiets forslag med lidt forbedringer men der er åbenbart sket et eller andet

holdning i forhold til brug af alkolås i danske biler og det er jo selvfølgelig beklageligt

som følge af at folk kører spirituskørsel for tre år siden blev det

at man fik frakendt førerretten

have kørt i spirituspåvirket tilstand den lov er endnu ikke blevet implementeret

henviser så til eu og siger jamen det her vil være en teknisk handelshindring vi kender alle sammen familien drews som har været meget berørt af at have mistet nære familiemedlemmer som følge af spirituskørsel familien drews har forespurgt i europa huset om en eftermontering i danmark af alkolåse ville være en teknisk handelshindring og det

man nej til men på trods af det

stadig væk i trafikstyrelsen at det ville være i strid med eus regler der står også i svaret at det vil være trafikstyrelsens

kommissionen nu vil begynde at kigge på hvorvidt alkolås i alle biler lige så vel som sikkerhedsseler og

det håber vi men dansk folkeparti vil til stadighed kæmpe for

indført i biler i danmark uanset hvad man siger nede i bruxelles

statistik at alkohol er en af de mest tungtvejende årsager til de dødsulykker og meget alvorlige ulykker der finder sted det er kun et par dage siden der var en mand der var påvirket af alkohol der bakker ud og

han havde i øvrigt ikke noget kørekort det havde han mistet på grund af

meget tvingende grund vi kan se at flere erhvervskøretøjer bliver forsynet med alkolåse carlsberg er i gang

gang i deres busser men der er en afventende holdning til at der kommer et tydeligt signal fra folketinget om at der skal ske noget

i tre år

tilsidesat en vedtagelse i folketinget

vi finder os i det i tre år i sommeren to tusind og ti blev det vedtaget at der skulle gennemføres et forslag som det også blev nævnt med sanktioner i forhold til hvis man havde fået en alvorlig dom for spirituskørsel det passer ikke embedsmændene i justitsministeriet

år er der ikke sket noget

at tilkendegive at jeg synes det er vigtigt at der sker noget og jeg synes det vil være meget vigtigt at der snart kom et udspil fra justitsministeriet

vi synes også at en god ting ved at vedtage det her

kunne være at man så ville være med til at presse den diskussion igennem i forhold til eu det er fantastisk at man

at sige vil ofre menneskeliv på at afvente et eller andet initiativ som vi ikke aner om kommer

så ville få den diskussion

bliver sagt uha vi får en sag på halsen ja

men så lad os da bruge det som anledning til at presse den diskussion igennem i eu og få diskussionen med eu og måske på den måde presse et initiativ igennem fra eu

hobro til aalborg

for dem som ikke ved det er tale om at man

det vi vist roligt kan kalde en øjebæ

mulighed for at lave en blivende

holdbar løsning på lidt længere sigt

det vil også sige at man så kan udskyde anlæggelsen af de

fodgængerpassager som er blevet det store stridspunkt i skørping og i svenstrup

her vil man ikke forsinke signalprogrammet

i og med at signalprogrammet sådan set er ligeglad med om man etablerer den ene eller den anden løsning og det giver altså tid til at finde den rigtige løsning for fodgængerpassage ved skørping station og ved svenstrup station

til at sige at vi også finder banedanmarks rolle

via transportudvalget og via ministeren og det vil

nærmest tvinge banedanmark til at tage til nordjylland og holde møde

så endelig kommer derop fremlægger man helt nye beregninger i forhold til det som den arbejdsgruppe

og arbejdet med og dermed kuldkaster man noget af det de har siddet og bøvlet med

var fremlagt i høringsprocessen ganske vist lidt sent men det er lige meget var

truffet aftale med rebild kommune om tilkøb af den løsning man så valgte og som er

og så placerer den altså en kæmpemæssig gangbro og nogle kæmpemæssige elevatortårne lige midt i det her fredede stationsmiljø det samme gælder for svenstrup hvor man etablerer en kæmpemæssig bro i det lille bysamfund

der er faktisk her en gruppe som har sat sig ned og forsøgt at arbejde

en seriøs behandling hvorfor denne vi ved bedst vi alene vide holdning

svenstrup det er danmarks naturfredningsforening i rebild det er skørping erhvervsforening det er skørping borgerforening

skørping så jeg vil appellere

stemme for vores ændringsforslag

appellere til de nordjyske folketingsmedlemmer som har været sådan delvis på sidelinjen i det her

stemme for vores ændringsforslag så der bliver mulighed for

der ligger fra henholdsvis skørping

at vi tager behandlingen af

tilbage til udvalget så vi ikke i første omgang stemmer

ønsker nogen at udtale sig i den forbindelse

det ser det ikke ud til

går vi til afstemning om det stillede forslag om udvalgsbehandling

så driller teknikken lige lidt igen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

på vegne af dansk folkeparti opfordre folketingets medlemmer og jo især dem fra regeringspartierne og liberal alliance til at genoverveje deres stilling til dette lovforslag

interesse at lempe asylpolitikken yderligere da dette uundgåeligt vil føre til mere splittelse ghettodannelse og påføre statskassen nye udgifter som en direkte konsekvens af den førte politik og dette lovforslag i ønsker vi snarest muligt at gennemføre politiske tiltag som begrænser tilstrømningen af asylansøgere til danmark fordi en for stor tilstrømning

dårlige betingelser for integrationsprocessen

en særdeles negativ indflydelse på dansk økonomi jeg har allerede under førstebehandlingen redegjort for hvorfor vi er imod at udlændinge som ikke har noget opholdsgrundlag i danmark får adgang til det danske arbejdsmarked og hvorfor vi ikke kan støtte at asylansøgere i øget omfang kan flytte ud af asylcentrene men der er et andet element i lovforslaget som ikke har fyldt så meget og som jeg vil tillade mig at sætte spørgsmålstegn ved det er om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fjerne en række opgaver fra politiet i forbindelse med asylbehandlingen det virker ikke gennemtænkt og vi frygter i dansk folkeparti at den viden og ekspertise som er opbygget hos politiet igennem mange år vil gå tabt vi finder det også uforståeligt at regeringen endnu ikke har leveret noget brugbart i forbindelse med den udbredte kriminalitet som begås af asylansøgere regeringen virker ligeglad eller ligefrem handlingslammet når det handler om at bekæmpe kriminalitet blandt

asylansøgere det glæder mig at justitsministeren kunne kigge op

så kan det være der kommer nogle initiativer fremadrettet det ville være alle tiders regeringen har også påstået i forbindelse med udvalgsbehandlingen at de forbedrede forhold som følge af dette lovforslag stort set ingen betydning vil få for tilstrømningen her

er indlysende at rygterne om de forbedrede muligheder i danmark lynhurtigt vil sprede sig så menneskesmuglere og potentielle asylansøgere får et indgående kendskab til de danske regler og den danske politik der findes allerede i dag hjemmesider som på arabisk forklarer de økonomiske vilkår for asylansøgere i forskellige europæiske lande så de mennesker der overvejer en anden tilværelse i europa systematisk kan undersøge hvilke lande der tilbyder de bedste vilkår

man ikke tænkt ind i udlændingepolitikken men det bliver man selvfølgelig nødt til at tænke ind fremadrettet jeg opfordrer til at regeringen genovervejer sin politik og jeg opfordrer til at folketingets medlemmer stemmer nej når det kommer til tredjebehandlingen af hensyn til sammenhængskraften i det danske samfund danmark kan som land ganske enkelt ikke klare mere og der er brug for markante udlændingepolitiske stramninger ikke flere af regeringens og liberal alliances lempelser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

imamer der foretager vielser ikke betragtes som arbejdstagere og derfor

ikke er omfattet af den associeringsaftale

derfor skal religiøse forkyndere fra tyrkiet på lige

deltage i undervisning om dansk familieret et danskkursus og kursus i danske samfundsforhold

nu indfører et regelsæt som på mange måder giver god mening

dem der kommer fra tyrkiet alt andet ville jo være tudetosset så vi håber at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

er herre jan e jørgensen venstre

meget sigende fodbold er en fantastisk sport og for mange er det måske også et spørgsmål om liv og død i hvert fald i overført betydning men for nogle ganske få

rundtomkring i fodbolddanmark findes nemlig nogle få tåber som sætter fodboldens liv og levned på spil med hærværk baneløb kanonslag slagsmål og meget mere

venstre mener at vi skal gøre rigtig rigtig meget for at undgå at gribe ind i den store fodboldoplevelse som mange mennesker har for at få ram på de få

de få altså bøller hooligans

hvad vi nu kalder dem skal vi slå hårdt

det er det der er målet med dette lovforslag i hvert fald en del af det

de initiativer i den fælles handlingsplan der hedder gode

kræver lovændringer i venstre er vi grundlæggende positivt stillede over for flere

af tiltagene vi er enige i at vi skal sætte hårdt ind over for fodboldbøllerne

på at antallet af frihedsberøvelser i forbindelse med fodboldkampe var lavt i sæsonen to tusind og elleve

der var tale om to hundrede og seks og tres

hele syv hundrede og fjorten i sæsonen to tusind og otte

det skal vi selvfølgelig være glade for og det viser at klubberne er blevet bedre til at håndtere uromagerne

til at fungere ganske godt det betyder imidlertid ikke at problemerne er løst de voldsomme episoder i aalborg i marts to tusind og tolv og i brøndby i november to tusind og tolv vidner om at vi har brug for nye værktøjer og her mener venstre at lovforslaget indeholder flere gode takter for det første er vi enige i at kursen skal skærpes over for personer der er meddelt karantæne

som et supplement til en strafferetlig sanktion hvis karantænen overtrædes for det andet støtter vi at adgangen til at meddele karantæne lettes i tilfælde hvor der er begrundet mistanke om alvorlig kriminalitet vejen fra uacceptabel handling til konsekvens skal være så kort som mulig og derfor bakker vi også op om denne del af

vi skeptiske over for at politiet tildeles kompetence til at flytte kamptidspunkter dels vil et sådan indgreb i betænkelig grad minde om ekspropriation idet klubberne vil miste betydelige indtægter hvis en kamp spilles klokken otte tredive søndag morgen i stedet for klokken

om eftermiddagen vi taler om tv rettigheder entreindtægter

sådan indgreb netop ikke begrænse sig til de få ballademagere men ramme samtlige tilskuere de tal som jeg nævnte

tidligere vidner jo netop om at hooliganproblematikken er faldende

desuden tilsiger al logik og erfaring at hooliganisme ikke er et resultatet af et kamptidspunkt

produkt af en nærmest professionel og koordineret indsats mellem diverse fraktioner stort set alle voldsepisoder foregår uden for stadions fire tribuner der hvor politi

og eksisterer derved uafhængigt af spillet på banen på den måde rammer regeringens forslag i højere grad klubbernes pengepung og familiefaren med to børn end de rammer hooligangrupperingen som nok skal finde et sted at slås uanset kamptidspunkt af principielle såvel som erfaringsmæssige årsager er vi

fortsat yderst skeptiske over for dette initiativ hvilket vi også gav udtryk for da vi tidligere her i salen behandlede et beslutningsforslag om samme emne

en del af forordet til jyske lov fra tolv

rigtig mange glemmer eftersætningen men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret da behøvede man ikke nogen lov med andre ord klubberne har jo heller ikke nogen interesse i at deres hold og deres foldboldkampe skal associeres med vold og slagsmål

kan vi ikke nøjes med frivillige aftaler hvor politiet forhandler med klubberne om at

handler det hele om at alle skal have mulighed for at opleve den helt unikke stemning som kun kan opstå på et fodboldstadion en stemning med sang bannere ritualer store oplevelser og store følelser

den stemning og det mål skal ikke ødelægges de få ballademagere skal ikke have lov til at ødelægge oplevelsen for alle os andre vi skal sætte hårdt mod hårdt mod de få hooligans

vi synes at lovforslaget indeholder mange gode takter men vi er skeptiske over for at politiet skal kunne flytte kamptidspunkter

derfor vil vi formentlig stille et

divisionsforeningen og justitsministeriet om

skal jo være en familieoplevelse og den skal ikke præges af uroligheder alle dem jeg lige har nævnt står bag aftalen står i virkeligheden fælles

som også gør at det her kommer til at virke nu kan vi så fra folketingets side løfte vores del af opgaven nemlig at ændre reglerne konkret drejer det sig om som den forrige ordfører nævnte at personer der

karantæne i en klub efter nærmere regler fra justitsministeriet nu kan meddele det til andre klubber at politiet får nye værktøjer når det gælder påbud om sikkerheden ved bestemte kampe at

det her med at flytte tidspunktet for afviklingen af en kamp at dem der er meddelt en generel karantæne får udvidet det område som karantænezonen dækker

adgang til at optage billeder i alle tilfælde hvor der meddeles karantæne

sportskampe med det ene formål

at lave så meget uro som de overhovedet kan og dermed i virkeligheden ødelægge det for alle andre og det er jo dem som vi i første række skal ramme

som jo i virkeligheden også kendes fra langt langt de fleste fodboldkampe og langt langt de fleste stadions rundtomkring

er vigtigt at sige at man jo ikke generelt kan tegne et billede af at den er helt gal tværtimod synes

klubber og politi og mange andre i et samarbejde har godt fat men med det her forslag tror vi at de kan få endnu bedre fat på den baggrund

den del af lovforslaget der omhandler politiets kompetence til at flytte kamptidspunkter og så se

kamptidspunkter hvis det viser sig at være

jeg tror ikke at herre jan e jørgensen eller andre skal forestille sig at det bliver sådan en fast tilbagevendende begivenhed

ja det synes jeg er rimeligt hvis politiet har fuldstændig sikre underretninger om at her er der planlagt noget større organiseret så er det rigtigt som herre jan e jørgensen påpegede at nogle af dem der ellers havde planlagt at gå til kamp

har de for det første et hensyn til alle de fredelige

også et hensyn til resten af samfundet derfor synes jeg at det er rimeligt at give politiet myndighed til i den yderste konsekvens

over for politiet hvis politiet kommer med de her efterretninger

en forhandling hvor klubben ved at politiet vil trække det ultimative kort og sige prøv at

kunne vi ikke vente med at se om det her tiltag virkelig viser sig at være nødvendigt

en diskussion hvor klubben ville sige vi har nogle væsentlige hensyn der handler om vores kommercielle interesser de penge vi regner med at tjene på den her kamp

godt være at i som politi har nogle hensyn til de andre deltagere i fodboldkampen de andre tilskuere som sådan set slet ikke har noget med balladen at gøre og det

veje de to hensyn over for hinanden den offentlige sikkerhed sikkerheden for alle de fredelige tilhængere over for klubbens tør jeg sige mere kortsigtede økonomiske interesser i kampen nej der synes jeg ikke at det er rimeligt at det nødvendigvis skal undergå en forhandling jeg synes faktisk at det er meget rimeligt at på den yderste revle

samfundets hensyn og hensynet til sikkerheden for alle de fredelige tilskuere til kampen

tilhænger af at politiet får tildelt den her kompetence jeg vil bare gerne igen afslutningsvis understrege at

forestiller mig at det er sådan kommer til at opleve en hel masse gange

er vigtigt at politiet på den yderste dag har

bredere dybere gennemgang af lovforslagene

siddet og bladret og bladret rundt for at finde ud af hvorfor den mulighed der bliver givet

at man kan optage personfotografi

er omfattet af stykke en og ikke dem der er omfattet af stykke

stykke en er jo den nuværende regel vi har som dem der i dag kommer ind i registreret men man laver jo et nyt stykke to

laver vold mod tjenestemand i funktion hvorfor hvorfor må der ikke blive taget foto af dem

det kun dem der gentagne gange har overtrådt lovgivningen og dermed er røget i registeret man tager foto af og ikke alle der ryger i registeret jeg har bladret

et skriftligt spørgsmål til justitsministeriet eller at vi direkte spørger

men herre tom behnkes politiske udgangspunkt

har det tit været fremført at det er et stort problem når

romerlys med ind på

andet børnefamilier der

meget farlige situationer hvor der også bliver kastet romerlys

markante sanktioner over for dem der gør det

noget man bliver straffet for vi havde for nylig et tilfælde hvor det gik helt galt jeg tror det var på brøndby stadion

var en masse tilskuere der løb ind på banen

så i øvrigt klubben blev straffet for med et par kampe hvor der overhovedet ikke måtte være tilskuere så

kan jeg også komme i tanke om nogle superligakampe hvor man har afbrudt kampene fordi der har været for mange romerlys og

en straf men men igen en

give mig ud i et svar på her men jeg mener altså at det er dækket af

at der tændes romerlys og at de også kastes ind mod banen og så

sted for at have en hyggelig

derfor at vi i dansk folkeparti egentlig havde forventet at regeringen kommer med et serviceeftersyn af hooliganregisteret og hvad der

så havde noget med omkring det her

netop har peget på det her problem og antagelsen fra per larsens side var at store bøder måske fængselsstraffe har virkning for netop den gruppe der finder på de her ting derfor vil jeg høre socialdemokraterne om det er noget man vil overveje at tage med i forslaget

at meddele karantæne som man jo også udvider mulighederne for og

en som i dag har karantæne i én klub fordi

præcis den adfærd herre peter skaarup beskriver men at man ikke har haft lov til at fortælle det til de andre klubber så har denne

set kunnet tage hen på et andet stadion hvor en anden klub hører hjemme og have den præcis samme ulovlige adfærd altså være til fare for andre det

at blive bedre til at fange lige præcis de der typer så det ene er det

det bestemt også min forestilling at noget af det som som ligger herom også gerne skulle betyde at vi fik mindre af den slags

ganske få der opfører sig på den måde og det lige præcis dem vi skal ramme og det er dem vi gerne

l to hundrede og otte handler jo om

særlige fokus at man vil have en skærpet indsats over for

vi har oplevet nogle situationer der har været helt vanvittige og at

egentlig bare vil have en fredelig

det kan være en familiefar og det kan også være en mor der har børnene med

og gerne vil hygge sig lidt

for farligt og sådan skulle

også når det gælder tilhængere som

skaber en høj grad af tryghed

at gå til fodbold som vel stadig væk nok kan siges at være vores nationalsport

de kampe der finder sted så alt hvad vi debatterer her i dag og alt hvad vi kan foreslå her i dag må have det

de kampe hvor der er rigtig mange tilskuere

grønne knapper

i forhold til hvad dansk folkeparti

betyder så ikke at alt er godt

mulighed for fra nu af og frem til at der skal trykkes på

der ligger på bordet uden at være synes jeg bundet af hvad nogle har foreslået i et udvalg eller hvem justitsministeren har talt med om forskellige ting og sager

at rette til hvis der er er behov for det det centrale i l to hundrede og otte

karantæneordningen der udvides fra

kan tilslutte sig det fordi det vil gøre at man i hvert fald sender et signal

at man ikke vil have at de kommer i nærheden af stadion

de kampe specielt højrisikokampene finder sted

gøre noget og derfor fremsatte vi jo også et forslag i

været i forhold til at udveksle oplysninger og vi kan i hvert fald konstatere at den mulighed bliver forbedret

det forslag der ligger på bordet som jeg lige var inde på

herre ole hækkerup socialdemokraternes ordfører

sætter ind med nogle bedre sanktioner hvis

det er jo allerede i dag forbudt at fyre et romerlys af i forbindelse med en kamp og

vi har en karantæneordning så spørgsmålet er

hvis man ikke overholder de spilleregler der er for fans

i forbindelse med folketingets hooligankonference netop sagde at en del af ballademagerne i forbindelse med fodboldkampe

mennesker i vores samfund som han kaldte det bedre borgerskab og per larsens antagelse var at store bøder og fængselsstraffe måske har virkning for netop den gruppe og

så jeg kunne godt tænke mig at få lidt mere indblik i

ikke har synes jeg tilstrækkelige sanktioner i forhold til de ting der foretages

jo egentlig en uskik hvis politiet skal komme og sige at en kamp ikke

yderste konsekvens alleryderste konsekvens hvis det skulle ske at man kom dertil så vores grundlæggende opfattelse

mulighed for at styre men vi vil ikke afvise at der skal være den mulighed i den sidste ende

tingene går helt galt og det ved man jo aldrig helt

er for nogle hold der ligger i toppen og hvad for nogle hold

være med i højrisikokampe så vi synes det er fornuftigt at man har en ventil men den skal kun bruges

på det her som lærer har jeg været vidne til rigtig mange drenge i skolegården som har brugt frikvarter på frikvarter

og der er mange andre som bruger weekend efter weekend på at følge lige præcis yndlingsholdet men der er desværre også dem som ikke kan finde ud af det her

kræfterne på at slås når der er fodbold og det er selvfølgelig det vi prøver at adressere i det her lovforslag jeg skal ikke lægge skjul på at jeg synes det er ærgerligt at politiet skal bruge ressourcer på fodboldkampe jeg synes der er mange andre ting politiets kræfter var bedre brugt på

fodbolduroligheder vi har haft en høring her i folketinget kan jeg huske hvor politiet var med at fortælle om deres strategi med dialogbetjente eventbetjente og det lyder som en

rigtig klog tilgang til det her problem jeg tror nemlig at

i mange tilfælde kan neddrosle de

jo også noget af den statistik som herre jan e jørgensen her

det forventes jo selvfølgelig at jeg roser regeringens lovforslag

knytte et par ord til selve processen omkring det

jeg synes faktisk at det er godt og solidt det er politisk inddragelse af alle som har en hvad kan man sige aktie i problemstillingen

og det er der også kommet en lang række konkrete forslag ud af noget af det kræver lovgivning og noget af det kræver at

en rigtig god måde og en rigtig god tilgang til den her problemstilling

fodbold og fest går hånd i hånd at det er en god familieoplevelse i tryghed og sikkerhed det er de få der ødelægger det og det er også dem som

nogle der har rejst en anke i forhold til det at

i forhold til til høringssvarene

der har været et møde i justitsministeriet hvorefter divisionsforeningen og

ikke finder at et påbud om flytning af en kamp

nogle bestemte betingelser er opfyldt

trygge ved så noterer jeg mig også at at høringssvarene

sådan set er generelt positive der er også lyttet til de

en rigtig god proces omkring det her lovforslag det er godt

at politiet nu står med nogle bedre redskaber det er godt at klubberne lover at tage mere ansvar så det er et

lovforslag som jeg synes man skal støtte og det skal

erkender at der måske ikke er tale om egentlig ekspropriation

nogen nærmere indikation af hvorvidt det her er

divisionsforeningen måske af frygt for at det kunne blive endnu værre så

de rent faktisk har været inviteret og at de har fået lov at give deres besyv med og at de lover at tage mere ansvar

i enhedslisten i forvejen har været meget betænkelige ved det gælder den her karantænemulighed altså at politiet kan pålægge mennesker

at opholde sig i nærheden af

indeholder så at man udvider den her mulighed for at give karantæne på en række områder et af dem er at man ifølge forslaget vil ophæve det såkaldte gentagelseskrav det betyder jo at

være mistanke om at man har begået noget strafbart i forbindelse med en fodboldkamp og

grunden til at man har det krav i dag

at finde i selve formålet med den her lov

som forslaget vil ændre i formålet skulle netop være et præventivt forhold at forhindre forhindre at der sker uroligheder i nærheden og omkring fodboldkampe og det er jo et formål vi alle sammen kan være enige om men hvis

ophæver kravet om at der skal være risiko for gentagelse for at man kan få en karantæne

hindre at der sker uroligheder igen en anden gang

så bliver det jo betænkeligt

der har vi trods alt stadig væk domstolene i dag til at foretage sådan nogle vurderinger

i bemærkningerne til lovforslaget

til at man fjerner det her krav om risiko for gentagelse er at sikre retsbevidstheden

institut for menneskerettigheder også påpeger

en lille smule sært når lovens formål ikke ikke er straf eller sikring af retsbevidstheden men

indebærer lovforslaget en mulighed for at fodboldklubberne kan udveksle

mellem de forskellige klubbers autoriserede kontrollører

kan udvide til at være national så fck kan fortælle

et meget omfattende privat register

dømt for noget strafbart

ved der er andre partier i folketinget som gerne vil høre

vi alle sammen er enige om at fodbold skal være en hyggelig og sjov oplevelse og at vi skal gøre hvad vi kan fra folketingets side for at sørge for at det bliver ved med at være det man skal kunne tage sine

med naboen og sludre over

med den dialogbaserede tilgang det har der været rigtig god

og at man udvider den tilgang ved hele tiden at tale med de fans som kommer til fodbold og som som udgangspunkt gør det for at se fodbold

i det hele taget forsøger at stoppe urolighederne før

vil også gerne rose

dialog med fodboldklubberne det synes jeg er den rigtige tilgang til det

nok mere er justitsministeriets end det er fodboldklubbernes

man nu foreslår at man kan flytte fodboldkampe til et andet tidspunkt hvor der måske ikke er så mange øl involveret

risikoen for uroligheder ikke er lige så stor

det måske har en negativ effekt på ølsalget og indtjeningsmulighederne det er vi villige til at

gennemgang af kontrolløruddannelsen det synes jeg er rigtig positivt og vigtigt men vi kan ikke i enhedslisten støtte det samlede

ikke fordi jeg ikke kan lide at gå til fodbold

fordi det er justitsministerens område og derfor er det vores retsordfører der har det

er nogen tvivl om at man med dette forslag går meget langt det er indgribende foranstaltninger der foreslås der gives hjemmel til at optage foto selv om retsplejelovens almindelige betingelser ikke er opfyldt der anføres karantænezoner for udebanefans på tre

vi ser således også i høringssvarene til dette forslag at institut for menneskerettigheder har en lang række bemærkninger og betænkeligheder nu er det jo ikke nogen menneskeret at kunne gå til fodboldkamp

man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt overtrædes ens menneskerettigheder ikke fordi man så ikke fremover får lov til at komme til fodboldkampe fodboldbøllers uroligheder ved fodboldkampe er generende for alle de mange fredelige fodboldentusiaster herunder naturligvis børnefamilier der hver anden søndag tager på det lokale stadion for at se fodbold spise pølser og for at få en fælles oplevelse

også omkostningsfulde for såvel klubberne som skatteyderne og derfor skal vi her fra folketingets

for at klubber og myndigheder kan gribe ind over for det omvendt skal vi holde os for

den almindelige respekt for borgernes personlige frihed og for bevægelsesfriheden det er liberal alliances vurdering at proportionerne i

er skæve og at initiativerne er for indgribende og det er så begrundelsen for at vi ikke

har en stor passion for det og det er jo dejligt at se at

det også ledsage af at de selv

så det er på alle måder godt men det der desværre også er

til at ske i nyere tid er at

synes at man skal benytte anledningen til at ødelægge det for de mange der er nogle få der synes at

spise nogle pølser og se en fodboldkamp næh man skal også lige

rage uklar med nogle andre man skal lige lange nogle lussinger ud

det er mystisk at der er nogle der har den mani det er meget mystisk det er heldigvis nogle få

jeg tror det har afholdt mange fra at lave ballade

opdaget at det altså har en konsekvens man kan ikke bare te sig som det passer en selv man er nødt til at have respekt for andre mennesker og deres ret til også at komme og se en fodboldkamp det skal selvfølgelig

ses i lyset af at alle klubberne

er ikke bare hundredevis men tusindvis af frivillige landet over der weekend efter weekend og hverdagsaften efter hverdagsaften stiller op og yder en frivillig indsats

at afvikle kampene på en god og ordentlig måde

synes også vi i dag lige skal kippe med flaget

de frivillige det er rigtig rigtig mange som er med til at sørge for at sikkerheden er i orden inde på stadion

hvis man skulle ansætte personale og give det løn

spille fodbold så det er supergodt at vi har alle de frivillige som gør en kæmpe indsats klubberne fanforeningerne er også meget optaget af at afvikle kampene i god ro og orden for det er til fordel for alle så alle er

set enige om at man skal gøre hvad man kan for at afvikle de her kampe på en god og ordentlig måde nu har det såkaldte hooliganregister

vi er fra konservativ side enige i de opstramninger som ministeren og regeringen lægger op til

der har lavet den grove vold dem

have en mistanke om at der er gentagelsesrisiko

den slags mennesker skal bare direkte ind i registeret og så kan de få lov til at blive væk fra fodboldkampe i de næste to år så vi er enige i de opstramninger der er

i hvert fald i de fleste af dem

især venstres ordfører var inde på det nemlig

til at give politiet myndighed til at flytte

samfundsmæssige interesser så kan man flytte en kamp men det er noget diffust

kunne godt tænke mig at vi i folketinget er meget mere præcise

så så det ikke er overladt til enten

hvis politiet bare sådan kan beslutte sig for at den

især hvis man oven i købet også overlader til politiet at bestemme hvornår kampen så

selv har håndteret det indtil nu klubberne har selv

valgt at flytte spilletidspunkter klubberne har valgt at spille kampene nogle andre steder man har besluttet at kampene skal afvikles uden tilskuere altså i det hele taget

er den her klubverden selv meget optaget af at gøre noget ved problemerne så vi er skeptiske over for det til sidst

vil vi stille spørgsmål til det med fotooptagelse vi står lidt uforstående over for

der kommer i registeret efter § to stykke en men ikke efter § to stykke

overordnede sigte er jo som sagt at sikre

men vi har jo alle sammen været vidne til at

af tilskuerne opfører sig ordentligt og betragter det at gå til fodbold som det det skal være nemlig en fest er der en lille hård kerne af uromagere for hvem det at gå til fodbold

en hård kerne som benytter det

på den ene side skal sikre at fodbold er en god oplevelse for tilskuerne

er det og skal være en positiv oplevelse men der er en hård kerne

hårdere ind over for fordi de udgør et problem fordi de generer den gode fodboldoplevelse for alle andre

var det det der var enighed om mellem alle de centrale aktører i dansk fodbold som jo står bag den handlingsplan som ligger til grund for lovforslaget her i dag vi aftalte i kredsen

regeringen vil følge op med de nødvendige

politiet og fodboldklubberne fremover får bedre muligheder for at skride effektivt ind over for

som vi taler om jeg synes det forløb vi har været igennem igennem med aktørerne som er divisionsforeningen

rigspolitiet og selvfølgelig også justitsministeriet har været rigtig godt og jeg synes det vidner om punkt en at der er en fælles erkendelse af at der er et problem det er et lille problem men der er behov for at sætte mere effektivt ind over for det samtidig med

sikrer at fodbold for den brede del af tilskuerne skal være og fortsat udvikles som en rigtig god oplevelse

en række hovedelementer for det første ændringer af den eksisterende karantæneordning det har været diskuteret i dag en markant skærpet kurs over for personer som er meddelt

om behandling af oplysninger om klubkarantæner det er selvfølgelig regeringens opfattelse at gennemførelsen af de her nye regler vil være et både stort og vigtigt skridt i bekæmpelsen af uroligheder i forbindelse med fodboldkampe endnu en gang synes jeg der

her fra folketingets talerstol skal en tak til alle der har

den her handleplan det har været et rigtig godt forløb og jeg synes faktisk godt vi kan være stolte over at det er lykkedes

det her forslag og at vi så at sige har en fælles bane at spille på når det handler om at bekæmpe dem

det det er for flertallet nemlig en rigtig god

tak for de positive bemærkninger jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget i folketingets retsudvalg hvor

beredvilligt klar til besvarelse af spørgsmål hvis der

en kamps spilletidspunkt for eksempel står der det forudsættes at der inden der bliver tale om meddelelse af påbud finder en dialog sted mellem politiet og den pågældende arrangør med videre med henblik på om muligt at nå til enighed om foranstaltninger til at imødegå den foreliggende risiko

som led i den løbende dialog op til begivenheden vil det desuden være naturligt at politiet i muligt omfang drøfter de foreliggende oplysninger som ligger til grund for politiets farevurdering

er der tale om at divisionsforeningen nødtvungent har accepteret at politiet kan få den her mulighed og

kan justitsministeren fortælle noget nærmere

fortælle om man vil være indstillet på at lade tingene fortsætte med at blive løst ad frivillighedens vej og ikke ikke gribe til lovgivning hvert fald vente med at gribe til lovgivning til

ligger til grund for lovforslaget her det jo rigtigt nok som herre jan e jørgensen siger at inden man kommer ud så at sige den yderste konsekvens hvor det kan være nødvendigt at

hel trappestige af initiativer som skal iværksættes

det har været det der har været enighed om

i yderste konsekvens og og jo så også som det fremhæves

i helt særlige tilfælde hvor det er nødvendigt at beskytte væsentlige samfundsmæssige interesser herunder eksempelvis enkeltpersoners sikkerhed

fremover kunne give påbud om flytning af afviklingstidspunktet for idrætsbegivenheder som jo

ikke givet en blankocheck til politiet her det er en trappestige man skal

selvfølgelig skal forelægge for rigspolitiet således at det også indgår

jo også vigtigt at understrege ikke bare vil være et lokalt skøn men altså også et skøn som vi er sikre på opfylder alle de foregående betingelser som herre jan e jørgensen

fastsætte et kamptidspunkt som han nu synes

et spørgsmål til justitsministeren jeg spurgte justitsministeren om han ville være villig

at gå ind i en drøftelse af om det virkelig er nødvendigt

lovgive på det her område eller om vi kan klare os med

en handleplan der er aftalt

på de betingelser som ligger til grund for den her del af forslaget så er vi

fra regeringens side trygge ved at det er et instrument som man både lokalt og i dialog med rigspolitiet og i øvrigt med klubberne

kan finde ud af at anvende der er enighed i kredsen om det og jeg synes at det

en vigtig brik i det meget

per larsen i forbindelse med folketingets

hvor han foreslog at man

i dansk folkeparti synes vi det er ekstremt vigtigt at dem der virkelig laver den rigtig alvorlige ballade

mærker at det vil vi ikke finde os i

justitsministeren om vi kan forvente at der sker noget på den front eller

de udvidelser der ligger her

interne regelsæt blandt andet et cirkulære om sikkerhed og orden på fodboldstadion

interne sikkerhedsregler de har ja så fremgår

at besidde eller anvende den form for artikler som

bruges som kasteskyts ind mod banen

med den risiko det så også medfører for dem der er tilskuere til kampene for ikke at sige spillerne

og at karantæneordningen bliver udvidet men

det ændrer jo ikke ved at vi har nogle der måske bevidst forbryder sig mod de her ting og altså så kan komme ud af det med den samme straf og det vil så sige stort set manglende straf som vi har i dag

komme med et ændringsforslag til sit eget forslag

ud over det de kan med den sikkerhedsmæssige indretning

stille krav om den sikkerhedsmæssige afvikling altså eksempelvis spørgsmålet om antallet af kontrollører til at sætte ind hvis man ved at der til bestemte kampe typisk vil være problemer med fyrværkeri så politiet får muligheder men det vigtige er

selvfølgelig foregår i tæt dialog med klubberne det er dem der ved hvor problemerne er og

har været det centrale i tilblivelsen af den her plan hvor der skærpes

her lovforslag og den proces der har været med med divisionsforeningen og

rose ministeren for så vil jeg da godt gentage rosen det skal ministeren vide vi synes faktisk det er et fornuftigt stykke arbejde der

med undtagelse af det punkt som herre jan e jørgensen fra venstre spurgte ind til tidligere nemlig det her med hjemmel til i særlige situationer at

om præcis det samme som som herre jan e jørgensen spurgte om nemlig er ministeren indstillet på at diskutere om det nu er nødvendigt at

man jo kunnet siden den dialog startede som ministeren selv tog initiativ til er det så ikke bedre at at vi ligesom

lovgive på et område som jo godt nok i øjeblikket er snævert men som man senere kan forestille sig kan rulles ud og være en glidebane vil ministeren ikke overveje om

i de drøftelser der har været med divisionsforeningen

at det her er noget der kan komme på tale i yderste konsekvens hvor der

er der en hel række andre trin på stigen som skal betrædes og og en intensiv dialog som skal tages og når vi så dertil ja så er det ikke en lokal afgørelse så skal den op

rigspolitiet således at

det perspektiv med nemlig at sikre at

er ganske udmærket og det er noget som er aftalt i tæt dialog med interessenterne

må man så leve med er der og noget tyder på at det her har været et kardinalpunkt for ministeren jeg har i hvert

man stadig væk har det

vi ikke klandre regeringen for ikke at have gjort det

det har vist sig at man har fundet ud af det ad frivillighedens vej den løsning vælger vi at stole på indtil videre vi behøver

forstår ikke rigtig hvorfor ministeren ikke vil være med til

foreningerne ordne det her selv det har

i enighed med de aktører der er det er derfor vi har brugt meget god tid på

fornøjelig dag for alle de mange mange tusind som sidder rundt omkring på tilskuerpladserne

bedre fat i kraven på så at sige derfor får både klubberne og politiet bedre muligheder for

politiet får værktøjer og klubberne får jo også

muligheder for udveksling af oplysninger alt sammen med det formål

skærpet fokus på dem der er problemet og så at sige skåne dem

som vil have at fodbold skal være en fest den aftale vi har lavet er udmøntet i det her lovforslag

være en sidste udvej hvis der er væsentlige samfundsinteresser

vi taler om og derfor vil bare opfordre venstre til lige

for risiko i forbindelse med

at den nuværende frist for sletning af fingeraftryk i danmark bibeholdes baggrunden

er at regeringen som bekendt agter at

gennemføre de regler som en konservativ justitsminister tilbage i to tusind og ni tilkendegav at ville gennemføre og som et flertal i folketinget bestående af samtlige partier

siden tilsluttede sig regler der går ud på at der på baggrund af en dom fra den

skal fastsættes nye frister for hvor længe politiet kan opbevare fingeraftryk vedrørende personer der har været sigtet men ikke er dømt men meget kan jo ske på få år og jeg kan med beslutningsforslaget

i hvert fald konstatere at det konservative folkeparti

nu har skiftet mening

den forbindelse med det samme trygt forvisse alle om at

det samme om emnet som da vi stemte om det i folketingssalen sidst vi mener fortsat at der skal gælde ens regler på dette område og det er også derfor

kan regeringen ikke stemme for beslutningsforslaget lad mig indledningsvis kort redegøre for hvad der egentlig er op og ned i forhold til

det her spørgsmål i to tusind og ti vedtog folketinget en ændring af

som jo altså valgte at stemme imod

der indført en frist på ti år for politiets opbevaring af oplysninger om dna profiler for sigtede men ikke dømte

i forhold til de dømte personer skete der ingen ændringer oplysningerne om disse personer kunne og kan fortsat opbevares indtil

oplysningen vedrører fylder firs år eller indtil to år efter den pågældendes død baggrunden for at man vedtog de her nye regler om dna profiler for personer der har været sigtet men ikke

som det også fremgår af beslutningsforslaget helt rigtigt en dom afsagt af

tilbage i december to tusind og otte med dommen fastslog

at storbritannien havde krænket artikel otte i den europæiske

fastslog at der skal være en rimelig balance mellem på den ene side hensynet til politiets arbejde med at efterforske og opklare forbrydelser og på den anden side hensynet til borgernes privatlivs beskyttelse og den balance

fandt domstolen ikke at den britiske lovgivning levede op til overtrædelsen bestod i at storbritanniens regler blandt andet indebar en tidsubegrænset opbevaring af dna profiler og fingeraftryk fra personer der havde været sigtet men altså ikke var blevet dømt for noget strafbart de danske regler regler svarede på daværende tidspunkt i vidt omfang til de britiske

derfor var det som sagt nødvendigt at det blev ændret selve lovændringen vedrørte alene dna registeret men det er udtrykkeligt tilkendegivet i bemærkningerne til lovforslaget at der med vedtagelsen af lovforslaget fra justitsministeriets side også vil blive taget initiativ til at indføre

helt til de daværende regler om opbevaring af dna profiler

justitsminister tilkendegav man man ville lave om og som vi nu har sendt i høring udkastet som er sendt i høring indebærer at også fingeraftryk vil blive slettet efter ti år i det omfang er tale om en person der har været sigtet men altså ikke er dømt hermed tilpasses reglerne om fingeraftryk

jeg tidligere har været inde på lad mig samtidig sige at

at der bag beslutningsforslaget gemmer sig et helt anerkendelsesværdigt ønske om at politiet skal have de bedst mulige arbejdsbetingelser det synspunkt deler regeringen selvfølgelig også sagen er bare den at det hensyn ikke kan stå alene

være en rimelig balance mellem

til politiets arbejde med at efterforske og opklare forbrydelser

hensynet til borgernes privatlivs beskyttelse det følger af menneskerettighedsdomstolens praksis og det er vel desuden også et princip

kunne være enige om den balance

mente et bredt flertal i folketinget i lyset af dommen fra menneskerettighedsdomstolen for relativt kort tid siden at have fundet med ti årsfristen for opbevaringen af dna profiler og fingeraftryk vedrørende sigtede men altså ikke dømte personer

og som vi netop har sendt i høring også er udtryk for med beslutningsforslaget

som kan bruges til at opklare kriminalitet det håber jeg egentlig at justitsministeren er enig

domme og af tidligere love

gennemføre det mener man selv men er det ikke fuldstændig tosset

spørge om hvad grunden

hvis det er meget vigtigt og det er det åbenbart alligevel for regeringen

ud af hvordan det skal foregå hvad er grunden til at der går tre år

udtryk for at regeringen helst havde undgået

det som den tidligere konservative justitsminister skrev i bemærkningerne nemlig at de her to forhold altså slettereglerne for dna profiler og fingeraftryk ville blive sidestillet vi har ikke ændret holdning andre der måske har ændret holdning må selv redegøre for det jeg synes at det er rimeligt at

sidestiller de her to regelsæt det følger af dommen

det er det der er indholdet af den bekendtgørelse som

ikke kan opklare kriminalitet eller at der

man ikke kan opklare kriminalitet fordi man ikke længere har mulighed

har været minister før man fandt ud af

at der skulle ske noget i forhold til fingeraftrykkene var det ikke netop en god mulighed for at undgå den

der nu gør at politiet får sværere vilkår

efterforske kriminalitet

også godt tænke mig at spørge er det virkelig sådan at justitsministeren mener at

sigtet i dansk retshistorie nogen sinde har følt sig krænket over at fingeraftrykkene

hensynet til at politiet har effektive

jo i øvrigt gør det ganske udmærket

fred det er den balance man skal finde og der mener regeringen at

og stadig væk have den her firs årsregel og to år efter man er afgået ved døden for andre

den her balance så at sige kan findes altså hensynet til at politiet har effektive efterforskningsredskaber og

det er en afvejning af to hensyn men hvor balancepunktet

det der er spørgsmålet og der kan vi så forstå

at balancepunktet er de ti år så kan vi ikke gemme længere så bliver vi nødt til at slette det

et rigtigt balancepunkt kunne man se på

om det skulle være længere tid det er vi i venstre positive over for

og derfor vil vi også høre justitsministeren om justitsministeren vil

igen at spørge rigspolitiet der jo

kan være nogle teknologiske landvindinger der gør at man

vi også har haft om det her spørgsmål hvor der fyldigt er redegjort for hvorfor

en balance mellem på den ene side hensynet til at politiet har effektive efterforskningsredskaber og

en respekt for privatlivet som sådan

til nogle af de andre debatter venstre har lige i øjeblikket om retspolitikken

fortsæt endelig ministeren jeg synes at den her sag sådan set fortjener at der bliver svaret

det jeg spurgte om var om ministeren er enig i at man kan udfordre det balancepunkt på de ti år balancepunktet er jo kommet frem ved at rigspolitiet over for justitsministeriet har anført at der ud fra et politimæssigt synspunkt ikke bør fastsættes en slettefrist på mindre end ti år

det kunne jo godt være at at man kunne

ti år det er som sagt mindre rigspolitiet har indstillet

bare spørge er justitsministeren indstillet på at

den er jo selvfølgelig afspejlet i den her bekendtgørelse

ved med at sige jamen det er slet ikke noget den nuværende regering har fundet på det var den tidligere regering og vi gør bare hvad de sagde dengang men det er jo ikke et argument der holder

man har fundet den rigtige balance men er det ikke rigtigt forstået at man overhovedet overvejet hvor balancen skal være

at grænsen er ti år det er det man har gjort man har egentlig inde og vurdere eller balancere noget man har bare kopieret det ind derfor er vi jo i den situation at regeringen

truffet en politisk beslutning om hvad man vil man har bare indrettet sig efter praksis

den ros vil jeg da gerne give min min forgænger

de overvejelser har været foretaget og at balancen er den rigtige mellem

skal have effektive efterforskningsredskaber og på den anden side

at ti år ville være et rigtigt balancepunkt

vi også ude over at skulle træffe nogle politiske beslutninger om hvad vi politisk mener er fornuftigt men det er jo sådan lidt

er det ikke korrekt at der har været en udvikling siden

evnen til at kunne bruge selv meget gamle spor og trække blandt andet dna ud af det og kunne opklare sager dermed er den grænse på ti år det

var der ingen grund til at gemme det længere

en grund til at gemme mere end ti år det giver vel anledning til at man genovervejer om balancen stadig væk

i forhold til den bekendtgørelse som er

sige at det de konservative stadig skylder svar på er hvad årsagen til

det var grundige overvejelser der lå til grund for hvordan man havde tænkt sig

som altså den tidligere regering fik vedtaget i øvrigt

frist for sletning af fingeraftryk i danmark bibeholdes altså

efterforskningsmæssige redskabsværdi det har for politiet i forhold til

og der hvor man så har valgt at lægge snittet

længere slettefrist end de ti år der er fastsat i forhold til sigtet

hvis man er sigtet og der skal alligevel lidt til før man bliver sigtet

må man acceptere at man findes i det her fingeraftryksarkiv i mere

at den teknologiske udvikling både i forhold til dna

først og fremmest sige at at det er muligt at den tidligere regering har begået fejl det anerkender jeg til fulde

på det her område

ikke sikker på men jeg synes at når nu politifolk

der peger på at hvis man opbevarer de her oplysninger i længere tid

mod storbritannien til at have en længere slettefrist

kan se på at lave den her vurdering om hvis der er nogle saglige politifaglige argumenter og vi vil bede rigspolitiet om

vurdere igen som de gjorde for tre år siden om slettefristen virkelig skal være ti år så håber vi at det lykkes at overtale justitsministeren til

men hvis det ikke er tilfældet og vi ikke kan skrive en beretning i udvalget

og der sad en vk justitsminister

det er vores bedste juridiske vurdering at danmark for at leve op

for fingeraftryk hvad du så end i øvrigt måtte mene om det politisk ville en vk justitsminister så sige det kan godt være at det er jeres faglige synspunkt det er jeg ligeglad med jeg træffer nu en politisk beslutning om at danmark

hvor meget politisk kapital man vil satse man risikerer jo at den

vil komme til at ske i den her sag selv om man fastsatte en slettefrist der

et spørgsmål om hvilken betydning

vi tør udfordre nogle af de afgørelser der kommer nede fra den europæiske menneskerettighedsdomstol der foregår hel diskussion i storbritannien i øjeblikket

udvisningsregler og der har den regering som herre ole

parti står i spidsen for jo sagt det vil vi slet ikke interessere os for

sådan er der som sagt forskel på de politiske partier vi vil gerne respektere afgørelsen men vi anerkender også at der er mulighed for at lave en vis fortolkning og vi siger så blot lad os se på om de der ti år ikke kan strækkes lidt længere

sletning af fingeraftryk opretholdes som det også allerede

en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol

frister for opbevaring af fingeraftryk på sigtede men altså ikke dømte den frist bliver

tilkendegav vk regeringen at den vil følge

af bemærkningerne at i hvert fald det konservative folkeparti og dansk folkeparti fortolker

ville det give dansk politi nogle bedre opklaringsmuligheder hvis danmark valgte at ignorere menneskerettighedsdomstolens

i socialdemokratiet går vi grundlæggende ind for at give politiet så gode værktøjer som muligt i kampen mod kriminalitet men det kan under alle omstændigheder ikke stå alene om ikke andet af den grund at vi mener at det er rigtigt at danmark følger

præcis det samme synspunkt som de konservative havde

fortolkningen af domstolens

i virkeligheden hvad så hvis det undervejs i udvalgsbehandlingen viser sig

at opretholde de ti år hvad vælger

det konservative folkeparti så vælger de så at sige

når jeg understreger det her er det fordi at for mig hænger menneskerettighedsdomstolen nøje sammen med nogle af de grundlæggende menneskerettigheder

virkeligheden udtryk for de værdier som vores demokrati bygger på for mig ville det være trist hvis dansk folkeparti og det konservative folkeparti valgte at svigte netop de værdier som der kæmpes så hårdt for mange steder i verden og som jeg i øvrigt også synes

omtalt sag nemlig sagen om

blev jo fældet på baggrund af at man kunne tage gamle

sådan sag giver lov til og det

det man giver lov til nu at slette gamle spor altså gamle fingeraftryk men også gamle dna spor så handicapper man politiet i

selv i foden ved at gøre menneskerettighedsdomstolens tale her

til noget vi skal

burde vi ikke kunne samensætte vores regler frit

ikke det der karakteriserer et frit land

stå med bedre opklaringsmuligheder hvis danmark valgte at ignorere den europæiske menneskerettighedsdomstol ja det ville man formentlig

og jeg kan sikkert godt finde på andre eksempler ud over dem herre peter

min pointe er

er der ikke en eneste af de partier der er til stede her der ville sige nu skal det være dansk politik at sætte sig ud over menneskerettighedsdomstolen

bare er bundlinjen når det kommer til stykket hvorfor ville de ikke

at de nu går ind til en finanslovsforhandling med den gamle vk regering

at danmark skulle sætte over menneskerettighedsdomstolen

følgende synspunkt nemlig menneskerettigheder den demokratiske styreform de vestlige værdier hænger nøje sammen og i det øjeblik vi vælger at sætte

som ellers godt kan være truet af alle mulige fundamentalister ude i verden

ville det ideologisk være forkert af dansk folkeparti at sige at danmark skal sætte

sådan en facitliste kan vi vel ikke være tjent med i alle tilfælde vi må vel have lov til fra national side vi er et selvstændigt land at sige at

kommet så vidt med nogle af dommene ud fra en eller anden aktivistisk holdning som domstolen er ved at få eller

for voldsomt det er for stort et indgreb hvis vi skal følge

de danske juristers bud på hvordan vi skal oversætte

som dansk lov eller eller kan vi er det virkelig socialdemokratiets holdning

mine embedsmænd i justitsministeriet har sagt til mig

har jeg valgt at være ligeglad med for nu træffer jeg bare mine egne politiske beslutninger uafhængig af den juridiske vurdering

jamen det betyder jo at danmark efter al den rådgivning du har modtaget sætter sig ud over den europæiske menneskerettighedsdomstol hvorefter ingen regering end ikke den gamle vk regering ville have sagt ja vi har truffet den principielle beslutning at det sætter vi os ud over det tror jeg simpelt hen ikke

uanset hvor meget dansk folkeparti i gamle dage under vko flertallet pralede med hvor meget indflydelse

op til en finanslovsforhandling med det ultimative krav

den det på et grundlag hvor der er nogle præmisser for den afgørelse den når frem til man sidder ikke bare og rafler med en terning og

der kommer ud af det her man har et grundlag

man træffer sin beslutning på

ændrer sig over tid er vi så ikke i en situation hvor

kan sættes spørgsmålstegn ved om den oprindelige gamle afgørelse af den europæiske menneskerettighedsdomstol stadig væk skal fortolkes som man

begynde med at sige nu skal en ny regering udfordre den europæiske menneskerettighedsdomstol

som embedsmænd i justitsministeriet vil give regeringen jeg kan ikke se hvordan man på nogen måde kan tolke det herre tom behnke har sagt på nogen anden måde det er selvfølgelig interessant hvis vi er nået hen til at en plan for en kommende vk regering er at udfordre embedsmændenes fortolkning af den europæiske

er utrolig interessant så har jeg et politisk opfølgningsspørgsmål om hvor mange områder man har brug for at gøre

det springende punkt der hedder hvad nu hvis det viser sig undervejs i udvalgsbehandlingen af det her beslutningsforslag fra det konservative folkeparti og dansk folkeparti at der ikke er grundlag for at fortolke det anderledes hvad er så egentlig det konservative folkepartis politiske valg

svaret på herre ole hækkerup stiller mig en lang række spørgsmål men og

at den europæiske menneskerettighedsdomstols afgørelse på daværende tidspunkt om

hvor længe er det overhovedet nødvendigt at gemme et spor ja der siger man ti år

mening at gemme spor

bruge det til noget efter ti år den udvikling har jo forandret sig

en teknologisk udvikling der gør at man i dag rent faktisk kan trække nogle spor af gamle gerningssteder som man ikke kunne

egentlig er rimeligt og nødvendigt at gemme spor og personer i registeret har forandret sig

det konservative folkeparti forestiller sig at udfordre den europæiske menneskerettighedsdomstol for det

den vurdering den europæiske menneskerettighedsdomstol foretog dengang er forkert og jeg kunne godt tænke mig at der kom en anden vurdering ud af den og nu vil

man laver en plan for at udfordre den europæiske menneskerettighedsdomstol det havde vel i virkeligheden været havde

mere reel overskrift for det her beslutningsforslag

er herre tom behnkes pointe

vi ender med de facto til slut

os ud over hvad der måtte være af afgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol jeg tror at

der afspejler sig i at også den daværende konservative justitsminister for to år siden

vegne af sf og på vegne af de radikale og også på vegne af enhedslisten så man kan sige at det er en stor

fingeraftryksregistre som der nu skal ændres i og det kommer jo på baggrund af at vi i to tusind og ti under den konservative regering

igen som vi jo før har hørt i debatten i dag på grund af at der faldt en menneskerettighedsdom i storbritannien allerede dengang blev det varslet at man højst sandsynligt også måtte kigge på fingeraftryksregisteret

sådan set enig i at vi skal give politiet de bedst mulige redskaber jeg tror faktisk at sf og dansk folkeparti engang var de eneste der snakkede om

kommer vi ingen vegne med fordi vi

retsstilling på området og det er netop denne dom der er faldet så vi

dna register og i fingeraftryksregister men jeg læner mig også op ad at jeg faktisk synes at dansk politi heldigvis er rigtig rigtig dygtige til at opklare forbrydelser

det betyder jo at politiet register eller ej godt kan håndtere de her sager så synes jeg også at vi skal nedtone det

aggressive i den her debat en smule fordi

handler om folk som har været sigtet men ikke dømt når det handler om de dømte kommer de jo stadig væk til at stå i registeret

sit fingeraftryk eller sit dna i et register ville han højst sandsynligt have nogle meget stærke holdninger til

det er den afvejning vi skal gøre som politikere vi skal sikre på den ene side at politiet har

nogle redskaber og nogle opklaringsmuligheder men vi skal også varetage hensynet til den person

måske er blevet hvirvlet ind i en sag ganske uforskyldt og som ikke

det er derfor at sf må afvise det her beslutningsforslag jeg skal hilse og sige at det samme gør de radikale

ind i et forsvar

at man altså handicapper mulighederne for at

man må heller ikke længere gemme dna materiale fra de pågældende personer

firserne var mistænkt for mordet på en ældre dame men klarede frisag dengang

spor fra den tidligere forbrydelse lykkedes det faktisk

sammenligning og få fat i amagermanden og få ham dømt dermed handicapper man jo

for at undgå fremtidige ofre

stemplet på og sige ok så

at det betyder at vi må ændre vores registre på området dem der er blevet dømt for noget kriminelt står selvfølgelig stadig væk i de her registre

sig efter at de pågældende domme

der kan jo sagtens være kommet nye oplysninger der kan være sket en udvikling der gør at det

sagen for efterhånden en del år siden

og i en tid hvor politiet jo ikke vælter sig i ressourcer det tror

sf og dansk folkeparti kan blive enige om så er det dog endnu mere dumt

for politiet at opklare kriminalitet fordi man ikke længere må gemme det her materiale skulle vi ikke hellere gøre det lettere for politiet at opklare ting i stedet for at gøre det sværere

det handler jo ikke udelukkende om

politiets lette adgang til virkemidler det handler sådan set også om borgernes ret til

ret til ikke at stå i de her registre men jeg savner savner simpelt hen

fremlægger hvad det er man læner sig op ad når man siger at man er uenig i den fortolkning

har anlagt i forhold til fingeraftryk og formentlig også i forhold til dna jeg savner simpelt hen at man uddyber det

i forslaget så jeg synes

på hans vegne vil jeg gerne nævne at vi opfatter lovforslaget som gående på fingeraftryk og ikke

for at gemme de dna spor der var væsentlige dér

det jeg vil sige er

er endog meget skeptiske over for big mother statens stadig mere omsiggribende kontrol og overvågning og her ser vi så endnu et forslag der øger tilsynet med borgerne og begrænser deres ret til at være i fred for staten selvfølgelig kan man gøre sig skyldig i forbrydelser

nogle særlige regler men er man frikendt eller har det vist sig at der ikke er grundlag for at opretholde en sigtelse kan det simpelt hen ikke være rigtigt at alle mulige oplysninger skal være registreret hos staten liberal alliance mener at det vil være fint hvis justitsministeren

at fingeraftryk for sigtede men ikke dømte personer skal slettes efter ti år

fingeraftryk indtil den registrerede fylder firs

gamle fingeraftryk fra længere tilbage end ti år

så varet tre år før regeringen fandt ud af at der

opklare

det ene og det andet materiale gammelt materiale som man har

et spørgsmål om at staten kan gemme alle mulige oplysninger om borgerne man kan intet udlede af et fingeraftryk det eneste man kan er at man kan se om det matcher en anden dag når man finder et fingeraftryk på et gerningssted eller man finder et fingeraftryk på et gerningssted og derefter finder en gerningsmand så

er et match det er det eneste et fingeraftryk kan

bringe gemytterne en lille smule ned til

om fingeraftryk som man jo har gemt

sætte en øvre grænse på ti år for personer som kun

det eneste argument det andet meget væsentlige

at virkeligheden har forandret sig

at de skal registreres ved forsvarskommandoen i tilfælde af at vi skal mønstre i tilfælde af krig

man kan garanteret finde citater af konservative der har argumenteret for

en god idé at de der har heste lader dem registrere hos staten i tilfælde af krig så de kan blive mønstret og indkaldt

bare fordi man en gang har sagt det nej tiden og tingene og

opstår der nye situationer så opstår der nye muligheder

lukke folketinget og sige slut vi har lavet alle de love

alting står stille fra nu af

fuldstændig vanvittigt argument

til torvs i en folketingsdebat i et parlament

slut man må ikke længere diskutere tingene

forandrer sig så skal vi holde fast i det vi gjorde i går sidste år og for hundrede år siden

det som har forandret sig på det her punkt er at muligheden for rent faktisk at bruge gamle spor er blevet forbedret efterforskere politi teknologi teknikere og så videre bliver hver dag bedre til at opklare forbrydelser bliver hver dag bedre til at finde ud af

lave et match mellem nogle spor på et gerningssted og nogle mistænkte gerningsmænd

det betyder jo også at nødvendigheden eller måske rettere rimeligheden af at opbevare både dna og fingeraftryk men nu er beslutningsforslaget kun

tingene har forandret sig og

gemme sporene længere end i ti

derfor bør man jo som minimum udfordre præmisserne den dom der er afsagt

kan holde til evig tid man kan ikke om tusinde år referere til den dom

forandret sig så meget fra to tusind og ti til to tusind og tretten altså over tre år at det er rimeligt at

det her beslutningsforslag ja det er lige nøjagtig i den periode at der er sket en forandring det var lige nøjagtig i to tusind og tolv at man fandt nye metoder til at trække spor gamle gerningssteder så fra dommen

og derfor berettiger det til at man selvfølgelig fremsætter beslutningsforslaget her vi har den opfattelse fra konservativ side at vi skal gøre hvad vi kan for at de skyldige bliver fundet og

lad mig afslutningsvis kvittere for justitsministerens imødekommelse af beslutningsforslaget justitsministeriet har

og laver en ny vurdering af den gamle dom der blev afsagt det er præcis det man gør så definitionen tolkningen af dommen i to tusind og ti har den nuværende regering

set allerede ændret på justeret på og dermed er det muligt at man kan tolke en dom anderledes end man gjorde i to tusind og ti regeringen har bevist det med

skal udfordre afgørelsen fra den europæiske menneskerettighedsdomstol om de ti år

får magt som han har agt forestiller man sig at der så sidder en konservativ justitsminister

udsender en ny bekendtgørelse hvor det eksempelvis

den europæiske menneskerettighedsdomstol hvordan forestiller herre tom behnke sig at

det vil formentlig provokere nogle som vil anlægge sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol og sige at vi i danmark overtræder reglerne i den europæiske menneskerettighedskonvention

vil sagen blive ført ved domstolen

vi få en ny afgørelse ud fra det det er den ene mulighed den anden mulighed

lykkelige situation skulle opstå at vi hurtigst muligt igen

man kan udsende en ny bekendtgørelse

et afsnit der hed

den konservative ordfører i stand til at løfte sløret for hvad det ville dreje sig om ud over lige det vi her diskuterer

der så rent faktisk ville stå sådan et afsnit i et regeringsgrundlag som indeholdt blandt andet herre tom behnkes parti

i handling ja det kunne jeg blandt andet få

måske også et udtryk for hvor moderne de konservative

ordfører løfte sløret for om det

hen vil indgå i et regeringsgrundlag for en vk regering hvis man får magt som man har agt at man skal udfordre den europæiske menneskerettighedsdomstol

må jo så også konstatere at hvis man kigger på de andre partiers

om end det ville være ekstremt positivt

har tænkt sig nemlig at

slette fingeraftryk

vi vil selvfølgelig under udvalgsbehandlingen prøve

både med troværdigheden og også med vælgeropbakningen

har en svag politik

og med til det hører åbenbart også at man nu vil handicappe politiets mulighed for at opklare kriminalitet ved at at sætte politikredse i gang med at slette

på manuel vis har jeg forstået vi har spurgt

man kunne gøre det her på det har været

det noget der koster penge og det er noget der koster ressourcer og det er noget der koster

efterforskningstid fordi man så vel på anden vis skal til at

man kan rekonstruere gamle spor eller beviser når man nu ikke har fingeraftrykkene længere

jeg har nævnt den såkaldte amagermandsag

var en person der var mistænkt for mordet på en ældre dame men som desværre dengang klarede frisag amagermanden var kun sigtet men blev aldrig anklaget for

havde slettet beviserne fra dengang så han senere var sluppet

eller andet tidspunkt med matematisk sikkerhed

som regeringen kunne stille sig

i folketinget og sige det er ekstremt vigtigt af hensyn til det

men men det er svært at få øje på den tydelige begrundelse og jeg synes det er meget godt karakteriseret ved at den tilgang til det

fra henholdsvis socialdemokraterne og og sf er meget forskellig i de ordførertaler der er leveret i dag man har ikke et samlet svar på hvad det er der er nytten ved

vi har heller ikke fået at vide

om der er nogen sigtede i dansk retshistorie

en lidt længere periode end de måske havde regnet med og selvfølgelig er der ikke det der er ikke nogen der har særligt fokus på at der fordi man har været sigtet i en sag

situation hvor man kan blive sigtet for ny kriminalitet så det er svært

kunne konkretisere hvorfor det er regeringen føler sig så sikker på at det som den europæiske

i to tusind og otte stadig væk skulle være gældende her i to tusind og tretten

at regeringen er gået i gang med

retspolitikken så burde man også kunne tillade sig

er sket en ny udvikling der kunne betyde at man kunne ændre signaler

et register som egentlig kun benyttes

at et fingeraftryksregister indebærer noget som helst andet end at man kan sammenligne fingeraftryk

burde jo ikke være noget problem at det kunne lade sig gøre tværtimod synes vi i dansk folkeparti det er helt givet set med vores øjne at

sammen med sletningen af dna profilerne

flere kriminelle vil kunne undslippe deres straf i fremtiden og undgå at blive dømt for kriminalitet

det som justitsministeriet og justitsministeren er i gang med i dansk folkeparti er vi

det kunne være en rigtig stor fordel når vi nu er ved snakken om

registre hvis alle danskere og indvandrere var

på den måde ville myndighederne til enhver tid kunne

der måtte forbryde sig mod loven hvis de efterlader sig et dna spor i forbindelse med en kriminel handling det skal i den sammenhæng

pointeres at det i høj grad også vil komme eventuelle anklagede til gode

den anklagede vil jo kunne frikende sig selv ved

begået den pågældende kriminalitet hvis man

vil være en nem måde

i den forgangne uge

man i flere dage to ekstremt kyniske og voldsparate terrorister på fri fod de viste sig senere at fortsætte deres terror

tjetjensk baggrund tænk hvis bostons politi havde haft

ved at alle var registreret i et sådant register

man stille og roligt kunne have gået ind i de to terroristers lejligheder

døgn så der er gode grunde til at vi følger med tiden og ser på hvor vi

politiet for mange ærgrelser

dansk politi under et historisk hårdt pres på grund af den stadig eskalerende bandekrig

ser ud til at være en permanent ting også selv om

man kan ikke være i tvivl om at netop den banderelaterede kriminalitet er kendetegnet ved meget få vidner

politiets side og der er det jo destruktivt

i forhold til politiets arbejde når folketinget om nogen folketinget gør det vanskeligere for politiet at passe deres arbejde nu skal de så indsamle flere beviser bruge mere tid på efterforskning

og mindre tid på opklaring af eksempelvis bandekriminalitet når et folketingsflertal accepterer

i dansk folkeparti bekymrende unødvendigt og ødelæggende

tingene sværere fra folketingets side vores opgave burde i virkeligheden være at gøre tingene nemmere for politiet i deres meget meget

svaret på mit spørgsmål men men

gør ondt at afgive sine fingeraftryk jeg er selv en af dem der som tjenestemand har afgivet mine

som ordføreren også var inde på

de hidrører fra gerningsmanden er ordføreren så ikke enig i

så behøver man ikke hive ham her ind en gang til

han skal igennem samme mølle hvis det er sådan at det fingeraftryk som han afgav for to år siden kan bruges

ikke sådan at det vil være en stor lettelse selv om vi jo selvfølgelig her i landet har den præmis at man

bevise at man er uskyldig så er det da alligevel rart for ham der har afgivet fingeraftryk at han

frikende uskyldige på et tidligt tidspunkt og derfor

sparer politiet for brug meget omfattende ressourcer

om incest beslutningsforslaget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om ændring af straffeloven sådan at forældelsesfristen i sager vedrørende seksuelle overgreb mod børn og unge og i incestsager afskaffes

regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget

har jo gentagne gange været behandlet her i folketinget som det også fremgår af

har forslagsstillerne fire gange tidligere fremsat beslutningsforslag om afskaffelse af forældelsesfristen i sager om seksuelt misbrug af børn ved behandlingen af de to seneste

beslutningsforslag i samlingen to tusind og ti

var der bred enighed om

som på det tidspunkt jo var i gang

og jeg fremsatte her i år den sjette februar et lovforslag om en modernisering af straffelovens regler om seksualforbrydelser spørgsmålet om forældelse af strafansvar for seksuelt misbrug af børn indgår i

ved her i salen i hvert fald i øjeblikket behandles her i folketinget og regeringens holdning til spørgsmålet fremgår selvfølgelig også af lovforslaget lovforslaget er omtalt i bemærkningerne til beslutningsforslaget men jeg

da lige kort redegøre for regeringens forslag der gælder allerede i dag en helt særlig ordning i sager om forældelse af strafansvaret for seksuelt misbrug af børn som går ud på at

forældelsesfristen først begynder at løbe fra den dag hvor offeret fylder atten år den almindelige regel som gælder i alle andre sager er ellers at forældelsesfristen begynder at løbe fra den dag hvor forbrydelsen er ophørt i dag gælder den almindelige regel også i sager om seksuelle krænkelser i modsætning til seksuelt misbrug af børn strafansvaret for blufærdighedskrænkelse af et barn forældes altså i dag eksempelvis fem år efter den dag hvor blufærdighedskrænkelsen er ophørt strafansvaret for blufærdighedskrænkelse af et mindre barn kan dermed efter de gældende regler være forældet længe før barnet bliver voksen jeg har i lovforslaget om seksualforbrydelser foreslået

en række væsentlige ændringer af de gældende regler om forældelse af strafansvaret

seksuelt misbrug og seksuel krænkelse af børn

jeg foreslået at ændre den gældende atten årsregel til en en og tyve årsregel sådan at forældelsen alt andet lige vil indtræde tre år senere end i dag begrundelsen

almindelighed ikke flytter hjemmefra straks de fylder atten år men at de fleste børn vil være flyttet hjemmefra

en en og tyve årsgrænse på den baggrund efter min opfattelse bedre afspejle hvornår et barn der har været udsat for seksuelt misbrug i familien i praksis typisk vil kunne frigøre sig fra sin afhængighed af forældrene for det andet

jeg foreslået at supplere en og tyve årsreglen

om yderligere udskydelse af begyndelsestidspunktet for forældelse hvis gerningsmanden på strafbar måde har tvunget offeret til ikke at anmelde forbrydelsen til politiet dermed sikres at gerningsmanden ikke ved på strafbar måde at tvinge et offer til ikke at anmelde seksuelt misbrug til politiet kan slippe for straf på grund af forældelsen for det tredje

jeg foreslået at udvide anvendelsesområdet for en og tyve årsreglen

at omfatte blufærdighedskrænkelse af børn under den seksuelle lavalder på femten år

derfor som noget nyt

tidligst vil begynde at løbe fra den dag hvor offeret altså fylder en og tyve år da forældelsesfristen for blufærdighedskrænkelse er fem år

vil forældelsen for blufærdighedskrænkelse af børn under femten år dermed som noget helt nyt nu tidligst kunne ske når offeret fylder seks og tyve år det er min opfattelse at regeringen med de foreslåede væsentlige ændringer af de gældende regler om forældelse af strafansvaret i sager om seksuelt misbrug og seksuel krænkelse af børn under femten år har fundet den rigtige balance

hensyn som selvfølgelig gør sig gældende her det er vigtigt at være opmærksom på at det er et almindeligt princip at strafansvaret for en forbrydelse forældes efter en vis tid

i danmark og det gælder i øvrigt i andre lande herunder andre nordiske lande forældelsesfristens længder afhænger af forbrydelsens grovhed som udtryk

hvad man kan kalde for nordisk retsenhed det er som udgangspunkt kun forbrydelser med fængsel indtil livstid i strafferammen som

at strafansvaret for seksuelt misbrug af børn skal være uforældeligt

det er også derfor regeringen har skærpet indsatsen over for seksuelt misbrug af børn med det forslag som

justitsministeren om ikke det gør indtryk på justitsministeren at den

forhold omkring børn lisbeth zornig andersen har sagt at forældelsesfristen bør fjernes da som hun har sagt forældelsesfristen er problematisk fordi nogle først i en moden alder

kan se den slags dæmoner i øjnene og indgive en anmeldelse er justitsministeren ikke enig i at det netop er sagen at mange først

det her op til overfladen og får det bearbejdet i en meget moden alder og at de dermed heller ikke vil være hjulpet af den

forhøjelse som regeringen vil lave i sit lovforslag men derimod ville være hjulpet hvis man afskaffer

vi ændrer atten årsgrundreglen så

sige til en en og tyve årsregel nu samtidig kan man se af det lovforslag som regeringen

hvorfor gør vi det det gør vi

alvorlig kriminalitet det der finder sted

mener regeringen at det er rigtigt at skærpe indsatsen over for det

det der finder sted når man misbruger et barn seksuelt

der går en længere periode inden det bliver anmeldt

efterforske det pågældende forhold i parentes bemærket skal

ikke så længe siden omkring registre dna

så det kan dårligt være det

justitsministeren fastholder at man

sager forælde så kan justitsministeren ikke fortælle folketinget

der gør at de her sager er mindre alvorlige og mindre afskyvækkende fordi der går en rum tid

uenighed om det er også derfor regeringen

derfor vi på en række andre områder også skærper indsatsen over for seksuelt misbrug

en genfremsættelse af et beslutningsforslag fra dansk folkeparti

nu ikke kan erindre hvad venstres holdning var til beslutningsforslaget sidste gang vi diskuterede det

den opfattelse at der skal være en forældelsesfrist for

hvor forældelsesfristen altså indtræder ved det fyldte

tilstrækkelig det

som man jo har set ved nogle sager at der er en person der bliver tiltalt og også dømt for

en lang række overgreb der ligger lang tid tilbage

slipper for straf for nogle

godt løfte en bevisbyrde og derfor er der god ræson sund fornuft i at se på at diskutere forældelsesfrister

både som barn og senere som voksen leve med det overgreb resten af livet det er en meget meget alvorlig forbrydelse en forbrydelse som vi i venstre

kan være sund fornuft i at se på det her med

overgreb på børn og stramme op på lovgivningen

prøveløsladelse som vi også tidligere har diskuteret her i folketingssalen i i dag

min sidste chance hvis forældelsen ikke skal indtræffe

men som sagt er det vores opfattelse at

til at gå videre vi håber da det ligger så lidt ud over det her

det justitsministeren lægger op til vil fremsætte et ændringsforslag i forbindelse

at hvis det kommer til til afstemning

at bibeholde de nuværende regler og helt afskaffe forældelsesfristerne

om pædofili folketinget behandler faktisk for tiden

straffelovens regler om seksualforbrydelser

forældelsesfristerne i sager om pædofili og det synes socialdemokraterne er rigtigt vi har brug for i danmark at gøre det bedre for ofrene for pædofili og vi har fra starten sagt at vi ønsker længere forældelsesfrister og netop derfor er vi glade for det lovforslag som regeringen har fremsat

ved det fyldte seks og tredive år

det lovforslag som altså er fremsat for nogen tid siden og som folketinget i øjeblikket behandler er så nået til folketingets retsudvalg i retsudvalget har vi

et ekspertmøde

den almindelige høring af lovforslag

længere forældelsesfrister og det ligger så i lovforslaget andre partier kan mene noget andet om hvor de synes det skal ligge henne og det

for at der bliver færre overgreb i fremtiden er at følge lige præcis det her lovforslag rigtig tæt vi skal høre hvad der siges på ekspertmødet og hvad der kommer

i høringen jeg tror at

gøre i den her sag er det med at følge behandlingen af lovforslaget at følge den behandling der ligger

i i retsudvalget

jo helt reelt hvis der er nogle partier der siden hen

det man så er nået frem til og den endelige lov

et beslutningsforslag om det men lige nu er folketingets retsudvalg jo faktisk i gang med en proces

at forlænge forældelsesfristerne derfor synes jeg i virkeligheden at når beslutningsforslaget kommer til behandling nu

lidt med det arbejde vi allerede er i gang med at lave i retsudvalget og som sagt ligger der allerede i det lovforslag

været fremsat i tidligere samlinger været meget

og det er ikke altid at socialdemokraternes retsordfører er det så det

til bt i forbindelse med at

hun vil fortsat ikke kunne anmelde det overgreb da det er væsentligt efter forældelsesfristen

karsten lauritzen kan huske fra de debatter vi har haft hernede at det synes jeg er forkert i øvrigt af nogle af de samme grundlæggende overvejelser som herre karsten lauritzen var inde på

den forlængelse af forældelsesfristerne som ligger i det regeringen har foreslået i sit lovforslag hvis vi først ser på spørgsmålet om en krænkelse

er blevet krænket som ti årig så er sagen forældet når vedkommende er femtende

være sådan for krænkelse i fremtiden

forældelsen indtræffer fra det fyldte enogtyvende år og så er der de fem års forældelse det vil sige

den nye forældelsesfrist

at ethvert misbrug af et barn under tolv år i fremtiden vil

det betyder at forældelsesfristen er femten år fra nu af indtræder forældelsesfristen fra det fyldte enogtyvende år plus de femten år det vil sige

og give indtryk af at ja det er et problem det må vi gøre noget ved og det herre ole

den problemstilling som lisbeth zornig andersen

som ikke løser problemet og så er man glad så er det der stregen skal slås det er da en ændret holdning

anerkende at herre ole hækkerup nu mener noget andet end han mente i bt

at forældelsesfristerne helt ophæves

en substantiel forøgelse i forhold til i dag det tror

er en væsentlig forøgelse når vi siger at

er en væsentlig forøgelse af forældelsesfristen så spørger herre karsten lauritzen når jeg i et interview i bt giver udtryk for at jeg ikke vil gå i gang med at spekulere altså før straffelovrådet er færdig med sit arbejde og med sine anbefalinger i hvor det skal ligge henne er det så ikke udtryk for at vi har skiftet politik nej det mener jeg selvfølgelig ikke blandt andet fordi

kan bekræfte at vi mener der skal være en forældelsesfrist vi går ikke ind for principielt at afskaffe dem til gengæld opfylder vi

avisen sidste år havde jo til formål at afhjælpe den situation som blev blotlagt for hele danmarks befolkning i den tv udsendelse hvor lisbeth zornig andersen

mærkeligt at det man så når frem til fra regeringens side og fra socialdemokraterne det vil sige herre ole hækkerups parti

yderste nødstilfælde kan vi sige ud fra det

seks og tredive år men må jeg lige minde om at det

i fremtiden være at regne som en forbrydelse med en strafferamme på op til tolv år og

en forældelsesfrist på femten år hvis vi tager de femten år

under tolv år og lægger til at forældelsen først

vil det nye år hvor sagen vil være udløbet være fra det fyldte seks og tredive år min banale pointe er at der hermed er tale om en væsentlig forøgelse af forældelsesfristen altså hvornår forældelsen indtræffer så har vi derudover en udestående diskussion det er helt reelt og der mener vi noget forskelligt dansk folkeparti synes

der skal være forældelsesfrister

forældelsesfristerne og det synes jeg er fornuftigt og rigtigt blandt andet på baggrund af den offentlige debat der har været om hvornår folk er parat til at se

gør jo så også at vi har svært ved at se at de sager er mindre alvorlige og mindre afskyvækkende

når lisbeth zornig andersen deltager i en tv udsendelse i den alder hun nu

siger at det er et kæmpeproblem for hende og mange andre at

de er forældede på grund af en forældelsesfrist der

på stående fod svare på

men jeg kan svare på en ting hvis vi havde haft en længere

ville det da ganske givet have hjulpet nogle der er faldet for forældelsesfristen derudover ligger der så den reelle politiske uenighed mellem

om man helt skal afskaffe forældelsesfristerne

det utrolig svært at skaffe beviser og derfor må

for den der har anmeldt den derudover knytter

at sexmisbrug af børn er afskyeligt

at jeg synes det er ret positivt at vi langt om længe har fået

som har været et tabubelagt emne jeg tror virkelig det er noget som

både har myndighedernes og civilsamfundets opmærksomhed og det er bare enormt vigtigt

gør det igen og får hjulpet ofrene

er forskellen fra sidst vi gjorde det vi har jo gjort det et par gange

blevet behandlet af straffelovrådet det er jo det vi har henvist til i rigtig lang tid

nu også konstatere at der faktisk bliver ændret ændret på forældelsesfristerne så de løber fra det enogtyvende år og det kommer også til at omfatte blufærdighedskrænkelse som ikke er omfattet i dag det vil sige

dansk

gerne helt have ophævet forældelsesfristerne det kommer jo ikke til at ske

betyder det betyder ikke at vi ikke skal hjælpe og anerkende ofrene det synes jeg faktisk vi har en særlig forpligtelse til at gøre og vi må også bare konstatere at i

den fokus der har været som har levet med den sorteste hemmelighed i rigtig mange år og som har båret på det her måske i fyrre år i halvtreds år eller længere her tror jeg faktisk vi

til at behandle de senfølger der er af et seksuelt misbrug men mit håb og min forventning er at vi ikke kommer til at se så gamle ofre i fremtiden fordi vi faktisk har brudt tabuet nu fordi vi er opmærksomme på signalerne i folkeskolen i vuggestuen alle steder

de regionale børnehuse noget som sf blandt andet har været bannerfører

sammen med resten af oppositionen og sammen

dengang vi sad som opposition og som vi faktisk

og det tror jeg bare er er rigtig vigtigt så mit håb er også at det faktisk ikke vil være nødvendigt med

meget meget meget lang forældelsesfrist i fremtiden

nu opdager vi børnene vi opdager dem hurtigt og vi får retsforfulgt gerningsmændene og vi får givet dem hjælp så jeg tror

i det lovforslag som regeringen har lagt frem er helt fin og vi kan naturligvis på den baggrund ikke støtte det forslag der ligger fra dansk folkeparti

det er at vi ikke skuffer dem der har været udsat

seksuelle overgreb da de var små med at de ikke kan

når de kommer i en alder hvor de mener at

eller overhovedet bliver bevidste om det der må vi bare sige at at

skuffende at regeringen er nået frem til den her lille

i forhold til reglen og der vil jeg spørge

er sagt her eller er sf til at snakke med kan det gøre indtryk at der er nogle

og har båret på den hemmelighed i rigtig rigtig mange år

synes jeg at vi skylder at anerkende dem som de ofre

må anerkende at det kan blive meget meget svært at føre en sag efter så mange år da der simpelt hen ikke vil være noget bevismateriale

set at det bedste vi kan gøre som samfund er at stille op med al den hjælp som de mennesker har brug for i bestræbelserne på

komme over det grimme som er hændt dem jeg håber at vi i fremtiden bliver langt bedre til at opdage det tidligere

er ganske urimeligt at der er nogle der kan bære på en hemmelighed i så mange år

bliver opmærksomme på hvad det egentlig er de har været udsat for altså

får et forhold til deres børn der forhåbentlig er

de selv har været udsat for da de

med andre ord det kommer op til overfladen for mange

par får børn i en stadig stadig

også når de er otte og tredive år syv og tredive år eller ni og tredive år var det så ikke rimeligt at vi fik kigget på den her frist en gang for alle

vi skal til at diskutere det igen om tre år

jo også at vi som samfund skulle være bedre til at anerkende dem vi skal være bedre til at hjælpe dem igennem den oplevelse

deres børns skyld jeg synes faktisk det er ærgerligt at at dansk folkeparti har fremsat det her forslag

femte gang husker jeg ikke helt præcist men jeg har aldrig hørt dansk folkeparti stå og kræve at der rent faktisk er den hjælp som ofrene har brug for

sf og de radikale og enhedslisten i særlig grad ville have bedre hjælp til

voldtægtsofre var noget vi i særlig grad ville have da vi var i opposition og som jeg ikke hørte dansk folkeparti være med til at bakke op om og støtte op om

bare er rigtig ærgerligt for jeg tror at de her ofre

og derfor er det sådan set rigtigt at det bør være sådan

pædofilisager vi er samtidig meget tilfredse med det lovforslag som regeringen har fremsat og hvormed man trods alt har forlænget forældelsesfristen

som vi gerne ville nemlig lige så lang tid som forslaget lægger op til altså at der faktisk ikke er

rent faktisk kan opklare de her sager så lang tid efter jo blandt andet er at man for

ud over de ti år som vi diskuterede lige før men det var sådan en lille sidebemærkning og lidt drilleri

beslutningsforslaget her vi er enige i at netop på det her område bør der

tak til liberal alliance og

konservative og også venstre for i hvert fald delvis tilslutning til forslaget jeg

karsten lauritzen sagde at hvis man skulle vælge mellem

nuværende retstilstand og så en

man vælge en fuldstændig fjernelse af forældelsesreglen det synes vi

det kunne indebære at man hvis ikke nu hvor regeringen

på et senere tidspunkt med et andet flertal i folketinget kunne fjerne forældelsesfristen fuldstændig for det savner

fordi man nu er fyldt lad os sige

skal have barn for første gang

har måske også beviser eller kender nogen der

at føre en sag det savner savner for mig at se helt logik og jeg synes

justitsministeren sagde det meget godt selv det er så alvorligt det er så gruopvækkende hvad vi har set nogle være udsat for jamen

sige at det stadig væk er så alvorligt at det er så gruopvækkende

eksempel otte og tredive år at man skal kunne føre en sag i forhold til

overgreb mod børn hvis seksualitet af gode grunde ikke er udviklet og og som derfor bliver udsat for et meget grimt overgreb

overgreb ja for dem virker det helt uforståeligt at nogen de i virkeligheden skulle kunne stole på

langt større risiko for at begå selvmord udvikle forskellige adfærdsmæssige problemer og måske selv blive

hvis de ikke får massiv hjælp resten af livet som vi også har debatteret det her under

det her forslag forbrydelsen er ekstremt ødelæggende for dem det går ud over

et udtryk for at nogle mennesker er skruet sådan sammen

ved hjælp af deres seksualitet det er ikke deres mål

går i gang med deres forehavende så hvis man kan stoppe

man også redde mange ofre måske mange andre ofre

en forbrydelse som sagt børn har ikke udviklet deres

derfor har de meget svært ved at sætte ord og begreber

det er af oplagte grunde meget

der foregår hvorfor de fleste børn ikke af egen drift anmelder

børn har jo heller ikke samme myndighed eller autoritet som

voksne og derfor kan de ikke bare sådan lige anmelde pædofili selv de er afhængige af at der er nogle andre der hjælper dem til at forstå hvad de

udsat for og hvad de er blevet krænket af

forholdet til den her pædofile der har begået overgrebet men ofte vil det være sådan at den pædofile selvfølgelig vil forsøge at forhindre barnet i at anmelde overgrebet

latterliggøre den påstand som måtte være kommet og det i sig selv medfører

voksne der som børn er blevet misbrugt af et familiemedlem eller en ven af familien

meget ubehagelige minder om den situation

forekommer også at det voksne offer som blev udsat for

overgreb i barndommen når til den konklusion at nu skal familiehemmeligheden

også lavet fremragende studier af

har kunnet læse os

de ting foregår meget ofte er det sådan

så kommer det ud og så er det jo vigtigt at der er nogle der er parate

også være i fremtiden med regeringens forslag desværre vi

måske nogle der troede på at man ville gøre nok for at det ikke ville ske men virkeligheden er at sådan vil det også være i fremtiden

lisbeth zornig andersen hvis hun havde været i den situation som

også i fremtiden med det regeringen har lagt frem blive afvist

så har en alder hvor det ikke længere

kan køre som en sag

er det helt grundlæggende og det er her

at der kan være tilfælde hvor

nogle af de pædofile der har misbrugt

hvis det lykkes efter en anmeldelse at føre en sag der betyder at den pågældende kan blive dømt for det pågældende forhold så kan man på den måde også

i virkeligheden er det utrolig vigtigt at det kan lade sig gøre

inden der kommer nye overgreb og der giver den nuværende retstilstand og også den fremtidige

mulighed for at man i alle tilfælde

ved vi fra den meget højt respekterede samfundsdebattør og og tidligere formand for

lisbeth zornig andersen at det er noget der er vigtigt

at forældelsesfristen bliver fjernet hun har sagt

forældelsesfristen og jeg citerer

er problematisk fordi nogle først i en moden alder opnår den styrke der skal til før man kan se den slags dæmoner i øjnene og indgive en anmeldelse

rigtig flot sagt af en der selv har været udsat for det vi taler om her i dag

øvrigt i den forbindelse at socialdemokraternes retsordfører herre ole hækkerup i tv avisen udtalte

forlængelse af forældelsesfristerne på det her område der kan man sige at

at der måske kommer en lille forlængelse men det hjælper altså ikke lisbeth zornig andersen

det antal år regeringen vil lægge oven i den nuværende

det som regeringen spiller ud med det er da godt at der sker noget i den retning men den troværdighed enhver regering burde have

meget lille sted der kunne jeg efterlyse

kriminelle ikke får adgang til at begå ny kriminalitet over internettet mens de afsoner beslutningsforslaget retter sig mod personer der er dømt for kriminalitet som er egnet til at blive begået over internettet og som jeg forstår forslaget er det altså ikke nogen betingelse

endvidere af bemærkningerne til beslutningsforslaget

afsoner fængselsstraffe i kriminalforsorgens institutioner

kriminelle som på baggrund af en nedsat psykisk funktionsevne er domsanbragt på en institution i de sociale myndigheders regi

min kollega social

om den del af forslaget som handler om indsatte i kriminalforsorgens institutioner derefter

vende tilbage til dem der er anbragt hos de sociale myndigheder og hvis forhold som sagt reguleres i social og integrationsministeriets lovgivning

lige oplyse at regeringen af flere grunde ikke kan støtte beslutningsforslaget det kommer jeg tilbage til når det gælder kriminalforsorgen så fremgår det jo af bemærkningerne til beslutningsforslaget at forslaget primært retter sig mod indsatte i åbne institutioner idet indsatte i lukkede fængsler allerede efter de gældende regler ikke kan få

en computer med mulighed for internetadgang derfor

at jeg lige starter med at opridse de muligheder som indsatte efter de nugældende regler har for at bruge internettet i vores åbne institutioner i kriminalforsorgens regi reglerne

afspejler naturligvis at der er

i åbne og lukkede institutioner i de lukkede institutioner hvor de grovere kriminelle afsoner er der er der kun meget begrænset adgang til brug af internet mens der i de åbne institutioner er hvad man kan

en videregående adgang til brugen af internet på pensionerne har beboerne for eksempel mulighed for at have deres egen computer med internetadgang og der føres ikke systematisk tilsyn med brugen af computeren og

for at få tildelt en pensionsplads at den pågældende ud fra en sikkerhedsvurdering forventes at kunne administrere de lempeligere vilkår

de indsatte i forbindelse med undervisning eller

uddannelse få adgang til internettet fra computere

skolens regi fra disse computere er

der internetadgang med begrænsede restriktioner derudover

benytte en såkaldt internetcafé i forbindelse med jobsøgning boligsøgning og den type af aktiviteter for både skolerne og

sådan at brugen af internet sker mens der er personale til stede i lokalet og

så personalet altså har mulighed for at undersøge den enkeltes

derudover få lov til at opstille en computer i deres eget opholdsrum hvis hensynet til den indsattes uddannelse eller arbejde taler for det den indsatte har som udgangspunkt

et modem hvis uddannelses eller beskæftigelsesmæssige grunde taler for det

er det en betingelse at udleveringen af det her modem skal være ordens og selvfølgelig også sikkerhedsmæssigt forsvarlig hvis en indsat har fået lov til at opstille en computer i sit eget opholdsrum og ønsker

helt konkret vurdering af om der er særlige grunde der taler for at imødekomme det her ønske for det andet

bliver der foretaget en konkret vurdering af om det er foreneligt med det jeg omtalte før altså de ordens og sikkerhedsmæssige hensyn at give den pågældende indsatte mulighed for så at sige at gå på nettet det siger sig selv at de her nævnte

først og fremmest selvfølgelig varetager det hensyn

at de indsatte ikke bruger internettet til at begå ny kriminalitet

sikrer reglerne at en indsat som passer et arbejde eller en uddannelse i særlige tilfælde kan få udleveret et modem hvis den indsattes

det er krænkende hvis en dømt kriminel benytter afsoningen til at begå ny kriminalitet det gælder

en sædelighedsforbryder bruger internettet til at begå nye krænkelser fra fængslet eller for den sags skyld hvis en voldsdømt under afsoningen begår vold mod en anden indsat jeg har

sådan at det først og fremmest er muligheden for at få tilladelse til at gå på nettet fra eget opholdsrum som forslagsstillerne ønsker at indskrænke

godt få øje på det besnærende i tanken om at hvis man afskærer brugen af internettet

også muligheden for at misbruge internettet men som sagt

er der flere grunde til at vi ikke i regeringen kan støtte

sikrer de gældende regler at det jo

skal vurderes om der er en risiko for misbrug før der gives adgang til internettet og uden overvågning det indebærer at den indsatte som har et fagligt behov for internetadgang og som har reelle hensigter kan få udleveret et modem og på den anden side at adgangen til internettet kan nægtes eller ophæves hvis altså ordens og sikkerhedsmæssige hensyn taler for det de gældende regler er således efter min opfattelse udtryk for en fornuftig balance mellem på den ene side hensynet til at forebygge ny kriminalitet og sikre orden og sikkerhed

hensynet til at støtte de indsatte i deres resocialiserende beskæftigelse det synes jeg er en balance vi skal

naturligvis noteret mig at forslagsstillerne har peget på nogle enkeltsager hvor indsatte tilsyneladende har misbrugt deres

internetadgang fra et fængsel men generelt at udelukke en større gruppe indsatte indsatte fra internetadgang blot fordi nogle enkelte har misbrugt adgangen mener regeringen ikke er hensigtsmæssigt men hvis der skulle vise sig at være et enkelt tilfælde hvor en indsat ikke har forstået at

internetforbindelse på en ordentlig måde

reageres prompte og også med den fornødne konsekvens for

der i givet fald skulle være underlagt de yderligere restriktioner som forslaget så lægger op til

der er dømt for kriminalitet som er

blive begået over internettet

børneporno og andre seksuelle krænkelser

visse former for bedrageri og anden it kriminalitet

for så vidt enig i at de nævnte former for kriminalitet er egnet til at blive begået over

er der for mig at se en lang række andre former for kriminalitet som kan begås ved hjælp af internettet men som ikke nævnes af forslagsstillerne det gælder jo eksempelvis trusler narkokriminalitet eller for

anmeldelse for mig at se

det være mere end vanskeligt at udskille de kriminalitetstyper som i citationstegn er egnede til at blive begået via internettet uden at det bliver pænt sagt noget vilkårligt endelig synes jeg at det er problematisk at forslagsstillerne vil bruge de foreslåede særforanstaltninger uanset om den indsatte rent faktisk har begået noget kriminelt ved hjælp af internettet eller ej og uanset hvordan den indsattes

en afsoning jeg vil endnu en gang gerne understrege at

har forståelse for den overordnede intention bag beslutningsforslaget men som jeg har været inde på indebærer de ændringer som beslutningsforslaget lægger op til ikke en forbedring

at de gældende regler efter min opfattelse netop sikrer at

foretages en konkret vurdering før der gives adgang til internettet at

konkret tages højde for den begåede kriminalitet og

konkret kan tages hensyn til den enkeltes forhold under afsoningen når det gælder kriminelle som på grund af nedsat psykisk funktionsevne er domsanbragt på en institution i

skal jeg henlede opmærksomheden på at

her i år to tusind og tretten har fremsat et lovforslag om netop dagens emne med lovforslaget

det blandt andet at indføre indskrænkninger i domsanbragtes adgang adgang til telefon og internet så den anbragtes brug af telefon og internet kan påhøres eller overvåges når det skønnes nødvendigt af ordens og sikkerhedsmæssige hensyn herunder for at forebygge eller

forslaget blive skabt mulighed for om nødvendigt at afbryde den anbragtes telefon eller internetforbindelse det er regeringens opfattelse at de her foreslåede regler er udtryk for en fornuftig balance mellem på den ene side hensynet til at forebygge kriminalitet og sikre orden og sikkerhed på institutionerne og

hensynet til at støtte de anbragte i deres resocialiserende udvikling

som sagt at hun er til stede her i salen i dag og

at regeringen af de grunde som jeg her har været inde på

udvikler sig jo eksempelvis

i den aftale som herre tom behnkes parti og herre tom behnke selv har været med til at lave om en flerårsaftale for kriminalforsorgen er der mere fokus på uddannelse

initiativer og aktiviteter i kriminalforsorgens institutioner og det synes jeg faktisk at det skal blive ved med at være fordi

sker det under behørigt tilsyn som jeg håber

set også godt gøre fremadrettet det betyder ikke at internettet ikke er en god ting i forhold til en resocialiserende indsats og det kan det sagtens være for andre indsatte

er det vi siger lad nu være risikoen er simpelt

det er en menneskeret at have adgang til internettet

vi krænker nogen konventioner eller lignende ved at folk der er dømt for pædofili

som også indsatte havde adgang til det kan næppe komme som

som har siddet på justitsministerposten i de foregående ti år at computere bruges som led i undervisningen at internetadgang også bruges som

resocialiserende aktiviteter

en interesse i at at dem der sidder i vores fængsler kommer succesfuldt ud derfra således at de ikke vender tilbage men hvis de vender tilbage

ved vi jo at der står et offer ude på den anden side af fængselsmurene og det er det vi alle sammen skal undgå

også styrker både uddannelse og resocialiseringsaktiviteterne og her spiller computer og internetadgang under de kontrollerede former som det er selvfølgelig en rolle og det vil

at man absolut skal have stoppet kriminelles adgang

da jeg læste det første gang var min tanke at nu vil

vi har jo desværre set resultater som viser at det er det der sker

også gerne takke justitsministeren for

er min min tro er egentlig at at der er lovgivning og bekendtgørelser som tager højde for det det er måske mere at få omsat de love og bekendtgørelser

hvad er det der foregår i den virkelige verden det er om det overholdes så det er måske mere håndhævelsen af de ting der er vi skal se

jeg kan give herre tom behnke det ord at hvis der bare er den mindste smule

er vi i venstre på de konservatives side lige med det samme for at få indført dem for det

kan ikke passe at man for eksempel kan sidde inde dømt for pædofili

seksuelle fortræffeligheder var jeg lige ved at sige det kan ikke nytte noget at man sidder inde og

svindlervirksomhed hvis man sidder inde for

det kan heller ikke nytte noget hvis man er dømt for overtrædelse af straffelovens § to hundrede og fem og tres

til personer som man man ikke må genere så vi vil se meget grundigt på og stille spørgsmål i forbindelse med udvalgsarbejdet for

er der bare den mindste flig

kræves ændret lovgivning og bekendtgørelse

der skal ses på er der de de rigtige værktøjer er der de rigtige ressourcer jeg var lige

vesten kontra østen i vesten

er alt tilladt indtil det bliver forbudt i østen som jeg mere vil betragte fængslerne

er alt forbudt indtil det modsatte er

at det er tilladt det er nok mere det vi skal se på og kun tillade det der kan holde dem

kriminalitetsfri mens de sidder inde så vi kan helt tilslutte os

ikke skal kunne begå ny kriminalitet via internettet den holdning har socialdemokraterne også alligevel kan vi ikke støtte beslutningsforslaget i dag er det sådan at indsatte i lukkede fængsler ikke kan få udleveret en computer med internetadgang i åbne fængsler er der til uddannelse boligsøgning jobsøgning med videre adgang til internettet i begrænset omfang men kun når der er personale til stede eksempelvis på internetcafé derudover bliver adfærden på nettet logget endelig kan

kan have computer og gå på nettet fra eget opholdsrum som justitsministeren har redegjort for kræver det at der foretages en konkret vurdering af den enkelte

simpelt hen fordi det ville være krænkende hvis en indsat benyttede afsoningen til at begå ny kriminalitet i forslaget henvises der til enkeltsager hvor det faktisk er lykkedes en kriminel at begå ny kriminalitet via nettet fra fængslet enhver

sådanne sager er en for meget og vores system skal kunne fange den slags derfor kan jeg godt følge intentionen bag dette forslag men at rulle generelle regler ud fra folketingets side tror jeg ikke vil virke godt netop fordi det vil lægge sig i vejen for den konkrete vurdering af den enkelte endelig nævnes i forslaget folk med psykisk nedsat funktionsevne

den syvogtyvende februar fremsat lovforslag om netop det vi kan støtte intentionen regeringen har fremsat forslag om at indføre indskrænkninger i psykisk syges adgang og vi mener at der skal være en konkret og individuel regulering i fængsler og institutioner sådan at nettet ikke giver adgang

ny kriminalitet

rigtig godt jeg synes at der er noget man

i de pointer der har været tidligere nemlig at det her forslag jo

mod kriminalforsorgens øvrige institutioner og ikke

det står jo også klokkeklart i forslaget

hvor man godt må bruge computere ellers var det ligesom lidt overflødigt at

jeg ved ikke om det er fordi man har skyndt sig eller hvad man har

i hvert fald meget tæt op ad hinanden jeg synes under alle omstændigheder at det må være sådan

noget her sker så skal man gøre

altså sådan at når man kommer i fængsel fordi man har begået noget ulovligt

må det godt opfattes som en straf

må det da give mening at sige at

ikke lov til at bruge internettet mens man

afsoner sin straf

godt at vi har en minister der lige kan mime så jeg kan huske ordene

under én hat

lige landet ja det var i efteråret men det føles som om det stadig væk

er meget nærværende en kriminalforsorgsaftale som sætter massivt

i et uddannelsessats det gør vi selvfølgelig fordi vi er optaget af at forhindre at et næste offer når vi ved at indsatte er enormt dårligt kørende når det handler om at være rustet til arbejdsmarkedet og at beskæftigelse og uddannelse er noget af det mest kriminalitetsdæmpende man overhovedet

så giver det jo mening at sætte ind her men uddannelse i dag kræver i mange tilfælde en computer

lige været ude at besøge sønder omme i torsdags og det er altså sådan at det det er et forlangende

foregå på computer så det kan altså

computere er et væsentligt redskab når man tager uddannelse men

bruge computere med en vis omtanke og det er da også sådan at

i kriminalforsorgen har taget hensyn til

der hvor man afsoner for de groveste forbrydelser nemlig i lukket regi er der en meget begrænset adgang med lukket net det var i øvrigt noget vi vedtog i den forrige

under den borgerlige regering mens der på pensionerne er en mere åben

bred en adgang til internettet de skal have det er en faglig vurdering som man foretager ude i kriminalforsorgen og det er jeg fuldstændig tryg

vi skal overlade det til kriminalforsorgen selv der er

computeradgang hvis det er

kan rette op på men det er jo altså også sådan at når vi giver en indsat udgang eller prøveløsladelse i tillid

er der altså nogle der vælger at bryde den det synes vi ikke skal komme alle de andre som faktisk godt kan finde ud af at opføre sig pænt

meget basalt at have adgang til computere i dag der er faktisk rigtig mange ting som man er nødt til at foretage sig digitalt vi har nemid

de kan ikke ordne basale ting fra fængslet som for eksempel at få adviseret banken om at der

kontanthjælp som kan betale hushjælpen man kan ikke søge en ny bolig hvis man står boligløs

man kan ikke kontakte myndighederne man kan ikke skrive til kommunen og så videre

set at man i en eller anden udstrækning skal udbrede de her internetcafeer for der er

nogle steder man kan det til resten af kriminalforsorgen

det kunne løse rigtig mange problemer som bliver rigtig dyre at løse bagefter hvis ikke man får det gjort digitalt vi kan faktisk kontrollere det så derfor er det

så jeg vil

set også procedurer for og vi har sanktioner hvis det skulle ske hvis uheldet skulle være ude

synes faktisk også at det kunne være tiltrængt med en debat

at der er en gruppe borgere som sidder fængslet og som ikke har adgang

til basale digitale muligheder i forhold til domsanbragte i kriminalforsorgen har jeg netop forstået at der er et lovforslag på vej fra socialministeren og jeg kan i hvert fald huske at jeg har besøgt en af de institutioner som ikke er kriminalforsorgen

ikke har haft muligheder for at lave det her indgreb men det kommer der rent faktisk nu så jeg synes at

man skal aldrig sige aldrig men det betyder i hvert fald at vi ikke kan støtte det beslutningsforslag som ligger

er et flertal der er enig i intentionerne med

en meget lang og grundig tale jeg skal undlade at bevæge mig ind i om

som det ofte hænger sammen at jo dårligere en sag man har jo længere taler man

gengæld kunne støtte forslaget fuldt og helt

uanset ministerens lange tale kan man jo ikke snakke sig fra at eksemplerne i bemærkningerne til det her lovforslag taler

eget tydelige sprog og derfor skal vi jo lige minde hinanden om

der intet problem i at formene dem adgang til internettet hvor de ellers får muligheden for at gentage deres kriminalitet og det er præcis det

sådan set god grund til at gennemføre det her så det har en naturlig konsekvens på den måde at de der har været ofre for kriminaliteten kan være i fred

der nu er frihedsberøvet i den periode det drejer sig om det er sådan set en menneskeret for ofrene

meget at den lange tale og de gode intentioner en dag bliver omsat til

bliver gennemført og derfor er det et godt forslag fra

regeringen er enig i at der skal ske noget

socialministeren har fremsat forslag

strammet op spørgsmålet er jo så bare hvor langt er man villig til at gå hvor langt vil man gå

til hvordan bevisbyrden skal vende i forhold til om indsatte skal have internetadgang hvad enten det er via mobiltelefon eller via computer

vender det forkert forstået på den måde at udgangspunktet for om man skal have den her adgang eller ej er forkert

ret væsentlige ord for det betyder jo at den der er domsanbragt som udgangspunkt har adgang til internettet

og det betyder at det er personalet på institutionen der skal bevise og dokumentere at vedkommende ikke skal have adgang til internettet

det er det der er problemet det der er årsagen til at jeg har fremsat det her beslutningsforslag

at bevisbyrden i dag vender forkert det betyder at at de indsatte både på nogle af kriminalforsorgens institutioner

har adgang medmindre der er grunde til at begrænse den adgang

i langt de fleste tilfælde er nødt til at give den her adgang og så må man vente og håbe på det bedste og i det omfang at vedkommende så overskrider grænserne for

måske endda begår fornyet kriminalitet via computeren så kan man gribe ind og sige

så må du ikke længere men der har vi jo allerede nye ofre

man i den her debat og diskussion slet ikke forholder sig til det som er problemet nemlig at som reglerne er i dag og selv med det nye forslag fra regeringen

er det personalet der skal argumentere og dokumentere

ikke skal have adgang til det selv hvis man er dømt for en forbrydelse som netop er egnet til at blive begået via internettet

ikke skal gives internetadgang jeg synes det vender

helt forkert og det er jo altså sådan at det

en menneskeret at have adgang til internettet

jeg ved godt i mange tilfælde kan hjælpe og være nemmere også i forhold til uddannelse ja men det betyder jo ikke at

de som er dømt og anbragt fordi de har

forbrydelser der er egnet til at begå via internettet det kan være pædofilidømte det kan være

så som udgangspunkt skal have internetadgang

i de eksempler som er beskrevet i beslutningsforslagets bemærkninger det er jo netop en række eksempler hvor man har været inde at vurdere og givet lov og givet adgang

misbrugt og misbrugt til at lave fornyet kriminalitet det er det som er er problemet

fra konservativ side at det var relevant at fremsætte

og har arbejdet på det et stykke tid og det tidsmæssige sammenfald der er mellem fremsættelsen af det her forslag og ministerens forslag er i virkeligheden en tilfældighed det kunne være at vi kunne have behandlet begge forslag i dag så havde det måske været lidt nemmere at tage diskussionen samlet set

dansk folkepartis ordfører som netop har forstået hvad det er det her forslag går ud på

en forskel på tilgangen til om man som udgangspunkt har en internetadgang

så vil jeg også som jeg har nævnt det tidligere sige tak til regeringen for at man trods alt gør noget altså i vores satspuljeforligskreds hvor man har afsat penge til at prøve at få strammet op på det her vi håber at det kommer til at gå men vi vil følge det nøje og det er forhåbentlig sidste gang at vi ser det her beslutningsforslag vi vil håbe på at det regeringen har sat i værk sammen med forligskredsen bag satspuljen

kommer til at virke men jeg frygter desværre at det ikke kommer til det jeg frygter desværre at vi kommer til at se nye ofre og så

at udgangspunktet må være at man ikke har internetadgang når man er domsanbragt for en forbrydelse der er egnet til at blive begået netop via internettet

overarbejde pauser hvileperioder natarbejde ferie helligdage og aflønning samtidig indeholder forslaget en adgang til at fravige ligebehandlingsprincippet hvis vikarerne er omfattet af en kollektiv overenskomst på det relevante område i den forbindelse stilles et krav om at der skal være

mindst en af de mest repræsentative danske arbejdsmarkedsparter i overenskomsten

og ftf samt kl regionerne og staten udenlandske og ikkerepræsentative overenskomster vil dermed ikke kunne bruges til at fravige princippet lovens kapitel tre handler om de forpligtelser

er sikret samme ret det drejer sig blandt andet om information om eventuelle ledige stillinger i virksomheden og adgang til kollektive faciliteter og

anden del af den her nye lov er at

forhindre en vikar i at blive fastansat eller indgå en arbejdsaftale på virksomheden efter udsendelsens ophør

kræve betaling fra vikaren for at hjælpe med en fastansættelse eller arbejdsaftale det nævnes desuden at en vikar efter anmodning til bureauet skal have ret til at få oplysninger om de ansættelsesvilkår der er gældende under udsendelsen til en brugervirksomhed de økonomiske konsekvenser forventes at være begrænsede men nogle af vikarbureauerne vil få øgede udgifter i forbindelse med ligebehandling og

to tusind og tretten i venstre mener vi at der er en række gode grunde til at stemme ja til det her forslag en af de væsentligste er at vi modvirker social dumping på vikarområdet

samtidig implementeres direktivet i den danske lov på en fleksibel måde

en fordel for den store organiserede del af vikarbranchen de bureauer der gennem mange år har aftalt regler og ordninger som sikrer ordentlige løn og ansættelsesvilkår kan altså

kommissionen har reageret på danmarks manglende implementering vedtagelsen af loven haster derfor hvis vi skal undgå en traktatkrænkelsessag så på den baggrund vil

at den måde det er beskrevet på er tilstrækkelig til at sikre at vikarer der er omfattet af en sådan fravigende kollektiv overenskomst er sikret de samme rettigheder som er beskrevet i direktivet og som vil være gældende for ikkeoverenskomstdækkede vikarer når jeg spørger

er det selvfølgelig fordi der jo kun stilles en eneste betingelse for at fravigelsen er gyldig og det er at mindst en af parterne er en såkaldt repræsentativ part på det danske arbejdsmarked mener ordføreren at det er en tilstrækkelig sikkerhed for

at overenskomstdækkede vikarer ikke risikerer at blive ringere stillet end hvis de ikke var omfattet af sådan

en fornuftig og fleksibel måde at at håndtere

i direktivet og

beskrevet i loven for så vidt angår

kunne implementere det her direktiv på i dansk lovgivning det er jeg sådan set meget tilfreds med

høre venstres ordfører herre hans andersen hvad er forskellen på det lovforslag der ligger nu

dengang der var en vk regering

vikarordningen hvad er der sket siden

jeg ikke var medlem af folketinget i den periode herre

henviser til men det vi har noteret os

er at arbejdsmarkedets parter er nået til enighed om en løsning det er rigtigt at det har taget lang tid fra to tusind og otte

for lang tid men nu er man i hvert fald nået til enighed om en løsning og den bakker vi op om

dansk eller et udenlandsk vikarbureau mener herre

udenlandske eller danske vikarbureauer der tilbyder arbejdskraft til typisk halvfjerds firs kroner i timen vil blive løst

at det løser alle problemer ingenlunde der vil fortsat være behov for at arbejde med initiativer

til at få løn når de bliver syge så skal du også have det og når alle andre har ret til

skal det selvfølgelig også gælde for dig

kernen i det her lovforslag ud over

sikre at de fastansatte

bliver fyret hvorefter arbejdsgiveren går ind og ansætter vikarer til en meget lavere løn

og i gartnerierne rundtomkring i landet

vi får ryddet op på de områder hvor der i dag er uretfærdig konkurrence

kan fortsætte som hidtil det synes jeg er rigtig stærkt lovforslaget gennemfører et eu direktiv om vikararbejde og er udformet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og socialdemokraterne støtter

men måske lidt mere konkret hvis vi nu kan fremlægge et eller flere eksempler på vikaroverenskomster der er indgået med mindst én repræsentativ part men som klart fraviger

ligebehandlingsprincippet for så vidt angår

mener ordføreren så at der er en mekanisme i den her lov som kan sikre at de pågældende vikarer ikke skal stilles ringere

står at der lige præcis skal være en part til stede som godkender det her og som er en af de mest repræsentative så har jeg stor tillid til at det så også vil betyde nogle ordnede forhold

automatisk er godkendt med det her

er formuleret og hvis det bliver vedtaget men vil ordføreren så ikke give mig ret i at man dermed risikerer at købe katten i sækken og godkende

nogle vikaroverenskomster som faktisk ikke lever op til ligebehandlingsprincippet og at de vikarer der er omfattet af sådan nogle overenskomster rent faktisk vil være ringere stillet

skal se på at alle de andre ansatte kan have overenskomster mens de ikke selv har det derfor synes jeg det er fuldstændig afgørende at når de kommer ind på en arbejdsplads

skal de enten være dækket af den eller også skal de selv være dækket af en overenskomst der er så stærk at en repræsentativ part har godkendt den og har nikket til den

vikarbureauer der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft vi kender alle sammen baltic workforce der tilbyder arbejdskraft til firs kroner i timen løser det noget problem

er et godt lovforslag jeg synes ikke for at svare på

at det her løser alle vores problemer med social dumping i danmark og derfor skal vi arbejde videre ad den vej også på alle mulige andre fronter

sikrer vi vikaransatte rettigheder på en måde så social dumping gennem brug af vikarer hindres effektivt står der

der sender breve ud til virksomheder

det er der hvor det er interessant om vi vil løse det problem fordi i de fleste danske virksomheder der bruger vikarer

det store problem problemet er der hvor vi

de bliver underbudt og det er der jeg interesseret i om det

når der så kommer vikarer ind så har de også ordnede forhold

det ved vi simpelt hen ikke

særlig fordi det jo også udsætter de fastansatte for en

to tusind og otte eller noget i den stil problemet problemet i eu

parter så åbenbart blevet enige om det her

om de vikarbureauer der tilbyder arbejdskraft til landbruget

social dumping gennem brug af vikarer hindres effektivt det står der i teksten

vikarbureauer som hidtil har opereret på solide overenskomstmæssige vilkår

må det her jo kunne hindre at vi ser den underbydning

arbejdsforhold lønninger og arbejdsvilkår

tilbyder vi kender alle sammen et firma som baltic workforce og der er også andre firmaer jeg tror

forskellige vikarbureauer der tilbyder

social dumping

at regeringen har fundet de vises sten

i hvert fald sådan i dansk folkeparti at vi synes der er mange gode ting

vi sagtens kan acceptere fordi de

store indflydelse på det danske arbejdsmarked ikke der hvor der er ordnede forhold og det kan være blevet forbedret på andre

tilbage og det skal jeg have spurgt ind til i forbindelse med

lovforslaget det har jeg så mine tvivl om derfor glæder jeg mig også til at se ministerens svar

ministeren virkelig har fundet de vises sten til at hindre social dumping fra

bliver tilbudt gartnere og landmænd

der nu bliver tilbudt deres arbejdskraft til firs kroner i timen

inden vi tager endelig stilling til

kan få fornemmelsen af at der måske er lovet lidt mere end der kan holdes når

have spurgt ind til inden vi tager endelig stilling

hvordan det kommer til at fungere over for

når det er et eu direktiv

skal gælde for alle vikarbureauer i hele eu uanset om det er en dansker der

det er polske vikarbureauer der tilbyder arbejdskraft til danmark

jo gælde for alle vikarbureauer at de skal overholde reglerne i det land de kommer til det ser vi frem til at få en

i mit hjerte set den store omsorg

hvad kan man sige at vi undgår social dumping her i danmark og specielt den omsorg

den femtende september to tusind og elleve så mit spørgsmål er jo nu vi taler om det her problem med med social dumping via vikarbureauer hvad er egentlig baggrunden for at ordføreren og ordførerens parti

dengang ordføreren og ordførerens parti havde afgørende indflydelse på den tidligere regerings

benyttede sig af det flertal som dansk folkeparti havde på det tidspunkt for at få løst det problem så kunne vi jo have sparet en time af vores kostbare tid

ville gennemføre det her hvis ikke arbejdsmarkedets parter

at man kunne se der var et problem i europa men ikke

i danmark det var ikke det store problem forhold til for eksempel england der ikke rigtig har nogen regler vedrørende

vikarer så det er baggrunden for at

der kunne stemmes igennem på det tidspunkt netop

fordi arbejdsmarkedets parter på det tidspunkt ikke var enige om hvordan man skulle tackle det og der ved herre finn sørensen jo godt at

så meget på hvordan arbejdsmarkedets parter forholdt sig i hvert fald på det tidspunkt nu er de så kommet i regering

eksekverer eu direktivet

som jo har været længe undervejs som de øvrige talere

fordi det handler om noget så vigtigt som at sikre vikarerne en række rettigheder som de ikke har haft tidligere

der er nogle balanceudfordringer her jeg mener at

vi skal tilvejebringe lovforslaget og den model der ligger bag ved på en så balanceret måde så vi tager skyldigt hensyn til vikarbranchens og brugervirksomhedernes rammevilkår det er også vigtigt at vi hermed tager endnu et pragmatisk men nødvendigt skridt i kampen mod social dumping det er også et vigtigt indsatsområde for regeringen i øvrigt vikarbranchen er vigtig for danmark og for det danske arbejdsmarked fordi

jeg mener at der nu foreligger en fornuftig løsning som har været nogen tid undervejs

meget tilfreds med radikale venstre kan med

vi havde en balanceudfordring der skulle være en balance mellem vikarbureauet og

rammevilkår dem interesserer jeg mig ikke så meget for i den her sammenhæng dem må de to klare indbyrdes

ikke sådan at det er virksomheden og vikaren det her handler om og at det faktisk er en beskyttelseslov

at vi på den ene side sikrer en rimelig beskyttelse af vikarerne og

og det er klart at her er det vikarbranchen

og ikke brugervirksomhederne vikarbranchens muligheder for at agere på det danske arbejdsmarked og for fortsat at kunne formidle de her job

ingen hemmelighed at hvis man

som kun tager hensyn til

gøre det sværere for vikarbranchen at operere fremadrettet og det ønsker vi

på europæiske vilkår de er jo jaget vildt som

regulering af det her område og derfor

for længst løst det her problem for eksempel i dansk industris overenskomst ville det ikke være klarere i stedet for

at melde klart ud og sige det her er en beskyttelseslov for de arbejdere der er vikarer

helt centralt men det er også vigtigt at vi hermed også så at sige sikrer

det netop for at sikre at vikarerne har mulighed for at bruge

i lovforslagets § tre stykke femte der står jo at

ligebehandlingsprincippet hvis vikarbureauet er omfattet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i danmark og som gælder på hele det danske område hvorved den generelle beskyttelse af vikarer respekteres hvad forstår ordføreren ved formuleringen den generelle beskyttelse af vikarerne hvad omfatter ordet generelle

sikre en fleksibilitet for virksomhederne samtidig med

indirekte har lagt nogle skinner ind for at bekæmpe social dumping

for retssikkerheden at man vedtager

vikarerne altså de mennesker der skal ud at arbejde på en brugervirksomhed ikke kan sammenholde lovens rettigheder med indholdet i en konkret overenskomst

så er det netop fordi vi som

de arbejdstagere der arbejder i vikarbranchen har samme vilkår som

smidighed og for at sikre en fleksibilitet har vi så givet den her mulighed for at kunne fravige

man også så at sige tager de

uhyre vigtigt at vikarer på en arbejdsplads behandles lige så godt med løn og andre forhold som de fastansatte

naturligvis ikke for det har ikke sin rimelighed et polsk vikarbureau kan efter forslaget ikke komme og bruge sin polske overenskomst hvis den er anderledes end arbejdspladsens overenskomst fordi den polske overenskomst ikke er dansk og det er et krav i

lovforslaget at der skal være tale om en dansk overenskomst sf mener at der er fundet en god løsning

at der kan være en risiko for at det her lovforslag betyder at man blåstempler nogle overenskomster som faktisk ikke lever

fordi der kun er ét krav til en sådan overenskomst og det er at den skal

af naturlige grunde når jeg ikke har været her men jeg synes i hvert fald at det er en er en vigtig pointe at man altså ikke kan komme med en polsk overenskomst og så pludselig få den til at gælde på arbejdspladsen det løser i hvert fald utrolig mange problemer men med hensyn til det helt præcise

bliver jeg lidt svar skyldig men det

det skal vi klare ved hjælp af vores overenskomstmodel med enigheden med dansk arbejdsgiverforening hører jo nok op når jeg siger at jeg synes det er en falliterklæring for den danske overenskomstmodel at vi ikke for længst gennem kollektive overenskomster har sikret alle vikarer de samme rettigheder som ansatte

nej ingen nåde når det ikke er lykkedes skyldes det jo først og fremmest modstand fra dansk arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder der ikke har ønsket den her ligebehandling men vi skal jo nok være ærlige og

at fagbevægelsen også selv har gjort det noget indviklet da ikke alle overenskomstgrupper i fagbevægelsen er enige om at det ideelle er at vikarerne i alle væsentlige forhold aflønnes som ansatte på brugervirksomheden men når galt skal være må vi jo bare konstatere

her har den usædvanlige situation nemlig et eu direktiv der blander sig

for vikarer men på en måde så man sikrer vikarerne nogle rettigheder som de

i forvejen prisen for dette gode er ifølge direktivet at så skal medlemsstaten også arbejde for at fjerne barrierer for udbredelsen af vikarbureauer i modsætning til hvad der er tilfældet i norge

har vi jo for længst betalt denne pris hvis der da nogen sinde har været væsentlige barrierer for vikarbureauer i danmark

at vikarbureauet er forpligtet til at sikre deres vikarer mindst samme vilkår som ansatte på brugervirksomheden

er så måske en af de ting der skal opklares fuldstændigt

men der er en del vigtige spørgsmål vi skal have afklaret før vi tager endelig stilling det drejer sig især om

mulighed for at ligebehandlingsprincippet kan fraviges ved kollektive overenskomster det er positivt at udenlandske vikaroverenskomster og ikke repræsentative overenskomster ikke kan bruges til at fravige ligebehandlingsprincippet så vidt så godt men det helt centrale spørgsmål er betyder muligheden for fravigelse ved kollektiv overenskomst som beskrevet i

af fagbevægelsens udmærkede ønsker og forslag jeg tænker især på følgende los ønske om at der kommer en bestemmelse i udstationeringsloven om at udstationerede vikarer både udenlandske her i landet og danske i udlandet skal følge vikarloven los ønske om at der skal være pligt til at oplyse vikaren om at der er indgået en aftale om jobklausul mellem vikarbureauet og brugervirksomheden og hvad indholdet og betalingen er for sådan en aftale los ønske om at der indføres en autorisationsordning for vikarbureauer på linje med den der findes i godskørselsloven det vil virkelig være en effektiv måde at få skilt

vikarbranchen og det foreslås jo også som en mulighed

social dumping så er der ftfs ønske om at vikaroverenskomster skal indeholde vilkår

at fravige loven ftfs ønske om at vikarbureauet skal oplyse vikaren om vilkårene på brugervirksomheden og til sidst

og ftfs fælles ønske om at det er arbejdsretten der skal tage stilling til hvem der er de mest repræsentative parter og til sager om brud på og fortolkninger af loven det var da en pæn stribe gode positive konkrete ønsker fra fagbevægelsen som ministeren dermed har hældt ned af brættet jeg skal bare meddele ministeren at hvis hun pludselig skulle få lyst til at lytte til fagbevægelsen på disse punkter så er enhedslisten selvfølgelig parat til at sikre et flertal for at

hvis ministeren ikke selv har fantasi til at formulere de fornødne ændringsforslag

omstændigheder hjælpe til med dette og i det hele taget lade vores endelige stillingtagen til

være bestemt af hvad udvalgsarbejdet munder ud i

det ville give signalforvirring

på vegne af vores ordfører på området herre joachim b olsen som ikke kunne være her

i europa er det dyrt for virksomheder at ansætte folk og yderst besværligt og dyrt for virksomheder at skille sig af med folk sådan er det bare ikke i danmark i danmark har vi et fleksibelt arbejdsmarked

sådan synes vi at det bør være at eu finder behov for at implementere lovgivning på dansk område finder vi ikke begrundet vi finder det principielt forkert at eu vil regulere på overenskomstmæssige og ansættelsesretslige områder vi siger nej til forslaget fordi vi generelt ikke mener at eu skal blande sig i grundlæggende forhold på det danske arbejdsmarked

behovet for direktivet ganske enkelt ikke er til stede i danmark ligesom loven i øvrigt ikke ville have den store effekt arbejdsmarkedets parter har i mange år forhandlet vilkårene på det danske arbejdsmarked det fungerer og markedet eller aftalesystemet virker i

mener vi at der er behov for et liberalt parti der siger fra og vi siger derfor af respekt for den danske model af respekt for arbejdsmarkedets parter og af respekt for at nationale beslutninger ikke skal trumfes af overflødige eu reguleringer

for længe forstået på den måde at fristen for gennemførelsen af direktivet for længst er overskredet

har kunnet opnås en fælles forståelse arbejdsmarkedets parter imellem

implementering af vikardirektivet ligegyldigt hvad man måtte mene

eu og eus syn på arbejdsmarkederne

fortsætte den tradition der har været i det danske folketing om at vi på

svært at opnå i den her sag det har taget lang tid jeg har selv været involveret i store dele af processen derfor er jeg ualmindelig glad for at det i sidste øjeblik to minutter i tolv er lykkedes at få en fælles forståelse

model vi står med i dag jeg synes at vi står med en stærk model jeg vil ikke love

men vi kommer til at tage væsentlige skridt i den rigtige retning for det vi siger med lovforslaget her er at vikarer kommer til

få en bedre beskyttelse på det danske arbejdsmarked det ligebehandlingsprincip der er omdrejningspunktet for direktivet bliver nu en del af dansk lovgivning men direktivet åbner samtidig

for at det kan fraviges i forskellige tilfælde blandt andet ved kollektiv overenskomst da vi nu har et dansk arbejdsmarked der bygger på et overenskomstsystem som jeg personligt sætter meget meget højt er det for os naturligt at ligebehandlingsprincippet i fremtiden vil kunne fraviges i tilfælde af kollektiv overenskomst vi har

enighed der er opnået på lønmodtager og arbejdsgiversiden udformet et lovforslag vi sikrer vikarerne flere rettigheder

end de har i dag men vi sikrer samtidig også at

kan få lov til at fungere fremefter

tegner til en bred politisk opbakning jeg svarer beredvilligt på de spørgsmål der måtte blive stillet i udvalgsbehandlingen både mundtligt og

jeg forstår det sådan at der allerede er tilsagn fra

noget skal bores ud og der er vist kun et enkelt parti nemlig liberal alliance der stemmer nej som jeg forstod ordføreren jeg er er

den opbakning der er for det er afgørende når vi implementerer eu direktiver på på arbejdsmarkedsområdet at vi også gør det

som sagt har vi her synes jeg fundet den rette balance mellem på den ene side at yde en bedre beskyttelse til vores vikarer og samtidig sikre den fleksibilitet der skal til på vores arbejdsmarked

eller flere vikaroverenskomster

som har indgået den som klart stiller de vikarer der er omfattet af den ringere

er ministeren så enig i at en sådan

mellem de mest repræsentative parter

den løndannelse der foregår via de danske overenskomster men jeg har en grundlæggende tiltro til og tillid til at når arbejdsmarkedets parter i danmark sætter sig omkring et forhandlingsbord og forhandler en overenskomst i hus er det fordi de to parter er enige om at den overenskomst

det er det der er mit udgangspunkt for at vurdere overenskomster og derfor har

på det danske arbejdsmarked at hvad angår løn og ansættelsesvilkår

noget om hvordan de skal aflønnes og hvordan deres ansættelsesvilkår skal være det er en rimelig usædvanlig lovgivning vi har noget inden for godstransport men ellers bruger vi jo ikke sådan noget lovgivning i danmark det er vi så blevet påtvunget af eu

lavet en lov der bedst muligt implementerer det

at nu er der noget man skal måle overenskomsterne på og

ikke sådan at hvis nu der skulle findes

vikaroverenskomster derude på arbejdsmarkedet som ikke lever op

end dem der er ansat på brugervirksomheden så vil en sådan overenskomst med det her

vedtagelse automatisk være blåstemplet sådan at der kun vil være ét sted hvor lønmodtageren kan afprøve om han har fået sine rettigheder

af en gruppe på vores arbejdsmarked der kan være i en sårbar situation

eller i øvrigt kan fravige ligebehandlingsprincippet

indgået af en af de mest repræsentative parter i

en situation hvor den overenskomst man så kan fravige ligebehandlingsprincippet med er

så går man egentlig ind og siger at vikarerne skal have en bestemt løn når de er sendt ud

vil påvirke de vikarbureauer vi ser underbyde

jo uden overenskomst

et dansk anliggende så er der nu et vikardirektiv der vedrører kan man sige et hjørne af vores arbejdsmarked og det forsøger vi med det her lovforslag at implementere med så stor respekt for den danske model som overhovedet muligt

lovforslag som er formet af de drøftelser der har været mellem

til vikarbureauer der underbyder danske overenskomster og giver deres medarbejdere meget lave lønninger hvis de vikarbureauer skal

arbejde på en brugervirksomhed hvor der er en overenskomst

aflønne deres medarbejdere med tres til halvfjerds kroner i timen for

redegjort for hvis du til gengæld har en

ikke er overenskomster så ændrer det her

set ikke på retsstillingen og det der er vores fælles udfordring er med den danske arbejdsmarkedsmodel er det op til arbejdsmarkedets parter

forstå på ministeren er jo kort og godt

vi stadig væk se at der er vikarbureauer der sender breve ud til anlægsgartnere landmænd

tilbyder arbejdskraft til firs kroner i timen

mange lande i eu har

det vil sige at det er implementeret i alle de andre lande og

som jeg sagde før når vi har overskredet fristerne

man skulle overholde de aftaler man indgår

det fordi jeg har efterstræbt at få en fælles forståelse mellem

og også har været villig til at overskride de gældende frister for at opnå det resultat derfor er jeg glad for lovforslaget her det er ikke korrekt at jeg siger at man kan sende de breve ud til gartnerne

jeg synes det er forkasteligt

for arbejdskraft til de lønninger der bliver omtalt her

dårlige arbejdsvilkår jeg synes der er al mulig grund til at tage afstand fra det

er om det er implementeringen af et vikardirektiv der kan løse de problemer og det jeg kan konstatere med lovforslaget her

er at vi tager nogle vigtige skridt i retning af at bekæmpe social dumping

og det ligebehandlingsprincip kan kun fraviges hvis der er

man ikke får tillæg for weekendarbejde

så er dårligere end en overenskomst hvor man får

at en overenskomst hvor man får en hundrede og ti kroner i timen er dårligere for vikarer end en overenskomst alt andet lige

flot tradition med arbejdsgiver og arbejdstager der forhandler sammen i danmark at når der laves en overenskomst på et område i danmark

at det er den overenskomst parterne har kunnet blive enige om og som set med med begges briller er det rigtige kompromis det er det der er mit udgangspunkt også i

at arbejdsministeren kan

andet spørgsmål en række af lo kravene er ikke med i

høringssvar ind høringssvarene bakker jo grundlæggende op om lovforslaget som det ligger så er der derudover en række bemærkninger både fra arbejdsgivers og

vi har fastholdt at udmønte lovforslaget i respekt for begge parter fordi vi ønsker at det

holdning der ligger til grund for implementeringen af eu direktivet så er der en række konkrete ting i los høringssvar både herre finn sørensen og herre christian juhl har været inde på det omkring arbejdsretten

sætter nu et arbejde i gang for at se på om der vil være grund til at udvide arbejdsrettens arbejdsområde

ikke er noget man gør fra den ene dag til den anden vi har et unikt system i danmark med vores arbejdsret og derfor vil jeg gerne have lov til at vurdere det grundigere på baggrund af anbefalinger fra folk

første på talerstolen er beskæftigelsesministeren

jeg er også helt med på den intention der ligger til grund for forslagene nemlig at

arbejdsløse og som jo potentielt kan stå i en rigtig rigtig svær situation

jeg synes det er vigtigt regeringen synes det er vigtigt

den måde man kan genoptjene retten til dagpenge på i danmark er via ordinær beskæftigelse det er et princip som bestemt ikke er

er det et princip der knæsættes allerede i starten af den daværende nyrup rasmussen regering

og jeg tror at vi skal helt tilbage i starten af

for at finde de ændringer der i dag ligger til grund for

er at hjælpe mennesker i varig ordentlig beskæftigelse det er ikke

holde mennesker uden for arbejdsmarkedet

sikre at så mange som overhovedet muligt får et arbejde

være en del af et arbejdsfællesskab og der er mange mennesker der står i den svære situation at de er ramt af arbejdsløshed svaret på den udfordring er

sikre at vi får skabt flere arbejdspladser 2 at sikre at mennesker står stærkere efter en periode som arbejdsløse i beskæftigelsespolitikken end den dag de blev fyret

årrække har været for langt væk fra den virkelighed både arbejdsløse og virksomheder oplever så jeg forstår intentionen

i forslagene her og deler som altid

enhedslistens grundlæggende syn på at det er vigtigt at hjælpe mennesker der står i en svær situation men jeg mener altså ikke at det her er den rigtige vej

derimod synes jeg vi skal bruge kræfterne på

skabe arbejdspladser og sikre en en bedre beskæftigelsespolitik

afviser regeringen de

varig beskæftigelse hvis man igangsætter

enige om at vi skal bruge som et rigtig godt redskab

et beskæftigelsesfremmende redskab men som et erhvervspolitisk redskab til

så kommer der en vikar ind og laver et ganske ordinært stykke arbejde

godt nok ikke varigt men af kortere varighed nogle gange tre måneder nogle gange seks måneder

det var da en god vikar ham eller hende beholder vi fordi han

jobrotation er genial fordi vi kombinerer flere forskellige ting vi sikrer både efter og videreuddannelse af den arbejdsstyrke der er på arbejdsmarkedet

jobåbninger som eksempelvis den nyuddannede eller den langtidsledige eller andre

for den enkelte arbejdsløse

jeg vil nu fastholde at det er ordinær beskæftigelse der bør kunne genoptjenes dagpengeret ved og minder i øvrigt om

hvis han eller hun senere skulle blive

der i det nuværende lovsystem er en verden til forskel på om man er en vikar som kommer fra arbejdsløshedskøen eller

en person i løntilskudsjob kan opleve at søge ordinært arbejde og

flere gange i mit tidligere job

et tilskud til vedkommende person

arbejdsgiveren berettiget til fordi den person har været ledig

status lige pludselig fra at være ordinært ansat til at være løntilskudsperson arbejdet er det samme

arbejdsløs og går derhjemme eller om man kommer direkte fra en anden virksomhed

ikke nogen forskel på hverken aflønning eller optjening

tale om støttet beskæftigelse på den ene

og selv om jeg som spørgeren godt ved priser

det også en dyr måde at lave beskæftigelsespolitik på det koster rigtig mange penge at have jobrotationsordninger det er noget vi har været villige til at prioritere på grund af den arbejdsløshed vi har men der er tale om meget store tilskud

til arbejdsgiveren og derfor er der også tale om støttet beskæftigelse jeg vil fastholde

bør det være via ordinær beskæftigelse og det vi i fællesskab skal bruge vores tid på

er at sørge for en bedre beskæftigelsespolitik der bringer mennesker i arbejde og så i øvrigt

og firs timer og i finland seks hundrede og tolv timer jeg synes også det er udmærket hvis folk kan få arbejde og så genoptjene retten til dagpenge på den måde men når det nu ikke er tilfældet

jobbene ikke er der hvorfor så køre med de der skrappe regler hvorfor så ikke

dagpengereformen det gjorde socialdemokratiet

kan ikke forstå at regeringen ikke er indstillet på at gå ind på det det ville jo dog trods alt være om jeg så må sige et plaster på såret i forhold til at de ordinære job hvor ministeren foretrækker

ikke er til stede i øjeblikket vi kan godt alle sammen stikke hovedet i busken og vente på at de kommer

hvorfor ikke kigge på reglerne for

de forskellige aktiveringsordninger og jobrotation og hvad det hedder alt sammen

har et miljø i danmark hvor vores arbejdspladser fastholdes udvikles og hvor vi evner at tiltrække nye

forhandler om en vækstplan netop nu det er jo ikke at stikke hovedet i busken det er jo at gå derind hvor tingene for alvor bliver interessante hvordan kan vi politisk i danmark understøtte at vi har et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv det er ligegyldigt hvordan man vender og drejer

virkeligheden for danske virksomheder er en benhård global konkurrence og vores politiske opgave er ikke at føre erhvervspolitik

skabe rammerne for at danske virksomheder kan konkurrence for det er forudsætningen for

der er arbejdspladser nok og ligegyldigt hvordan man vender og drejer

er der adgang til dobbelt taletid det vil sige

er fem minutter der medfølger dog ikke en pligt til at bruge alle ti minutter

om genoptjening af dagpengeret ved

og virksomhedspraktik er som jeg må forstå det enhedslistens bedste bud på hvordan man hjælper ledige i danmark vores holdning vil altid være at man hjælper en ledig ved at give erhvervslivet de bedste rammer så flere job kan opstå reelle job og at der altid skal være et incitament

den ledige til at søge arbejde indtil det lykkes enhedslistens

den ledige i statisk arbejdsløshed er ikke en hjælp og det er hvad det her forslag vil medføre hvis det bliver vedtaget det er vigtigt at holde sig for øje hvad løntilskud og virksomhedspraktiks formål er formålet er at give den ledige tilknytning til arbejdsmarkedet den ledige har mulighed for at gøre sit netværk større og ikke mindst få erfaring meningen er ikke at man

genoptjene dagpengeretten og for mig virker det som om enhedslisten helt grundlæggende har misforstået hvad virksomhedspraktik og løntilskud går ud på enhedslisten må stoppe

at man hjælper den ledige ved at forlænge dagpengeperioden eller gøre det nemmere at

skal ikke reduceres til at være

sige nemme måder hvorpå man kan genoptjene sin dagpengeret det er ikke vejen frem

generhverve dagpengeretten gennem midlertidige statsfinansierede arbejdstilbud i den offentlige eller

sektor vi ved at flere kommer i arbejde når dagpengeperioden lakker mod enden det kan vi også læse om i dagens aviser og vi ved vi har et meget fleksibelt arbejdsmarked hvor der hver dag er to tusind nye jobåbninger det er vurderet af et flertal af jobcenterchefer at den forkortede dagpengeperiode får flere ledige til at søge mere geografisk spredt og at tage et job også uden for deres naturlige branche

beskæftigelsespolitik der også står

reformer vi indtil videre har været enige om at gennemføre

for netop det her med reformsporet dagpengereformen står venstre fast

nødvendighed og og effekterne af den to

b to og firs for så vidt angår

det lidt en gentagelse det er igen en ordning der skal give den ledige bedre mulighed for at opnå beskæftigelse ved at opkvalificere den lediges kompetencer og igen vil man gøre ordninger der er til for at motivere den ledige til

b fire og firs i l to hundrede og fire foreslår enhedslisten

muligt at genoptjene dagpengeretten gennem deltagelse i jobrotation ja der gør man igen beskæftigelseskravet lempeligere og selv om der er tale om beskæftigelse på normale ansættelsesvilkår kan der jo ikke være tale om genoptjening af en dagpengeret

handling på linje med

i venstre mener vi ikke at vi som lovgivere skal blive ved med at fastholde hvad skal man sige den ledige på dagpenge og det må altid være målet at den ledige skal finde et arbejde

der skal ikke være statslige tilbud

igen og igen kan genoptjene rettigheder til nye dagpenge

de ledige skal målrette deres energi

hvordan man får et varigt job og så handler det om at vi via vores beskæftigelsespolitik

skal bringe de ledige tættere på

viser jo også en effekt i de her dage det skulle være de afsluttende bemærkninger og

skal bare nævne på vegne af de konservative at de heller ikke kan støtte hverken b to og firs fire og firs eller l to hundrede og fire

der ikke er produktion eller aktivitet

et fuldstændigt fremmedord i venstre er det sådan

piskes rundt efter noget arbejde der ikke findes fordi det nu engang er bedst

resten få tilskud det vil sige at det er en ordinær ansættelse som så bliver

de masser af de tusindvis af kommunale job som i dag er blevet jobtræningspladser og som i

hvad angår kommentaren

dagsaktuelle debat har jeg ikke den erfaring jeg har været tyve år i en fagforening og arbejdet med a kasser arbejdsløse søger meget meget vidt og meget meget bredt fra den første dag jeg mener ikke at arbejdsløse stort set har

i venstre det handler om at vi får skabt nogle flere ordinære job der kan være med til at nedbringe den ledighed vi har i danmark og det er jo netop at vi skal gå efter at der bliver endnu flere jobåbninger ud over de to tusind der allerede i dag viser sig hver dag på vores arbejdsmarked det kan være med til at skabe yderligere tryghed så skal vi da hele tiden arbejde med at forbedre vores beskæftigelsesindsats hele tiden arbejde med at når vi bruger

hvor det giver effekt at vi ikke har eksempler på at kommuner på meget kreativ vis omgår reglerne det synes vi da heller ikke er i orden og det skal vi sætte ind over for vi skal bruge vores aktive beskæftigelsespolitik når nu vi bruger mere end seksten milliard kroner om året

og det vil jeg som regel det er hovedreglen fra min side

ellers bør det tælle som arbejde når man indgår som ordinær ansat

en vikar går ind og laver et stykke arbejde for en virksomhed mens en fastansat er på uddannelse

samme vikar går ind

ordinært arbejde jeg kan ikke se forskellen

den samme løn og de producerer det samme hvad

diskvalificeres og diskrimineres ved ikke at få sine timer talt

om at enhedslisten et eller andet sted skal skal have frustrationerne ud på baggrund af at man

spørgsmål og tiltag som man så rejser i dag i

er jo fair nok at man ikke altid kan få regeringen til at at gå i samme retning som som enhedslisten men for mig handler det bare om at vi får skabt nogle flere job

man kan ikke lave sine egne regler selv om jeg har meget veneration for de gode kollegaer i den her sal kan man ikke lave sine egne regler sådan er det punktum

tænkt mig at håndhæve den næste der har bedt om adgang til

vedtog nemlig at dagpengeperioden blev forkortet fra fire år til to år dengang regnede man med sådan som jeg husker det at to

hævet ganske voldsomt

tredivetusind der

det der står i regeringsgrundlaget det er jeg lidt i tvivl om men men venstre står sådan set bag

og få danmark tilbage på sporet for så vidt angår vores samlede økonomi

at vi fører en stram økonomisk politik for så vidt angår vores offentlige udgifter så tiden er ikke til at vi ruller reformerne tilbage tiden er sådan set til at vi fortsætter ud ad reformsporet det

set også en opfattelse af at regeringen ønskede men

men der er mennesker bag det her

som herre hans andersens partifælle som minister troede der vil ryge ud

at det er en reform man kan prale af når forudsætningerne er bristet

og nogle familier det her

har lavet en aftale om en vækstpakke og vi forhandler sådan set om at lave

således at de dagpengemodtagere

det er da det bedste vi kan gøre det er da ikke

og fornuftig måde at anvende vores offentlige kroner på

til ordføreren som nu flere gange på talerstolen har sagt at dagpengesystemet

ikke er en evighedsmaskine det er jo ikke et system der

blive længere end indtil jobbene er

for de folk som mødte arbejdsløshed og som blev arbejdsløse fordi der ikke var job nok det modsatte er ved at ske nu folk falder ud af systemet og for manges vedkommende

forsørgelse det har aldrig været meningen med dagpengesystemet det har været meningen at tage hånd om

det er den situation vi står i nu

være en evighedsmaskine nej det handler om at få skabt de job men indtil jobbene er skabt

at undergrave i princippet hele

dagpengesystem til et sted hvor man via

via virksomhedspraktik kan genoptjene nye dagpenge

målet må jo være at få mennesker i ordinære job

vi kan jo ikke leve af

alene er med tilskud i ryggen vi bliver jo nødt til at satse på

til netop at få nogle flere ledige ud i helt ordinære job det er den vej vi skal gå det er mit svar så

bare sige at der er to tusind jobåbninger hver dag på det danske arbejdsmarked så der er job

at holde fast i det oprindelige formål med dagpengesystemet det

af det jeg lige var inde på dagpengesystemet er til

at fastholde folk i dagpengesystemet men de skal have et livsgrundlag et økonomisk grundlag og have en ordentlig tilværelse

de der mange job som jeg kan forstå ordføreren

snakke om hele tiden jeg ønsker også at vi får skabt nye job jeg er med på at få skabt nye job men indtil det sker er vi da nødt til at sørge for folk har en ordentlig understøttelse

er hele meningen med dagpengesystemet så nej vi forsøger ikke at undergrave det

jo i dag i kolossalt stort omfang så er det jeg spørger hvordan vil ordføreren

komme det misbrug som i dag finder sted til livs inden for alle de her aktiveringsordninger jobrotation

leve med at der er kommuner der er for kreative

løntilskudsjob og virksomhedspraktik således at man kan få tilskud fra staten til at at få folk i i ordinær beskæftigelse var

set villige til at kigge på

vi bruger pengene fornuftigt men at påstå

at der er et kolossalt misbrug ved jeg ikke rigtig skal vi have dokumenteret først

i gang med at undersøge det her men vi har ikke fået noget klart svar endnu så jeg vil ikke her oppe fra talerstolen sige at alle kommuner snyder men der er helt afgjort brug for at få rettet op på tingene og måske også få skrevet

og virksomhedspraktik samt uddannelsesaktivering det som landet virkelig har brug for det vi alle har brug for er at få flere i arbejde derfor har regeringen jo også fokuseret på uddannelse og aktiv indsats for alle

det gælder unge der kan tage en uddannelse det gælder voksne og unge med uddannelse som kan arbejde og det gælder dem som kræver en ekstra indsats vi vil også kigge på hele beskæftigelsesindsatsen så vi sikrer at indsatsen bliver mere smidig og mere rettet mod den enkelte vi har fremrykket offentlige

vækstplanen disse tiltag vil skabe flere arbejdspladser og dermed igen større mulighed for at

arbejde til flere også til

er i aktivering og tager en uddannelse der er rigtig mange mennesker som vil miste dagpenge og stå uden arbejde det er

dem hjælper vi selvfølgelig bedst ved at give et arbejde derfor vil vi styrke deres kompetencer give dem nogle uddannelser nogle muligheder og hjælpe dem i gang hurtigst muligt jobrotation er lidt noget andet fordi man faktisk går ind og tager et almindeligt arbejde med tilskud fra staten mens en kollega som typisk har været ansat i en tid er på uddannelse og dermed får bygget flere kompetencer på altså bliver dygtigere

den ansatte får en uddannelse og den arbejdsløse kommer tættere på arbejdsmarkedet og

at de vil bruge ordningen noget mere denne ordning er da også ulig de andre ordninger vi snakker om da man ikke bruger af dagpengeperioden vi synes det er rigtigt at voksne samt unge med en uddannelse der kan arbejde skal arbejde for kontanthjælpen

synes også det er rigtigt at holde fast i det grundlæggende princip at der

på aktivering og ordinært arbejde

det kun er ordinært arbejde der tæller som arbejde

og med de betragtninger jeg har nævnt

i en virksomhed lad os sige at de lavede

løbende uddannelse i en år eller to år eller tre år

vikaren blev ved med at være der hvor længe skal en vikar gå ind og køre på død tid i stedet for at få talt sine timer

godt tænke mig at høre ordføreren om jeg vil gætte på at han på adskillige kongresser i sit forbund har stemt for at vi netop skulle sørge for at de her timer talte

jeg spørge om der ikke er en grundlæggende forskel på en vurdering af at der er to

fire tusind der ryger ud af dagpengesystemet og at det nu viser sig at måske op mod tredivetusind i to tusind og tretten falder ud af dagpengesystemet giver det ikke anledning til at man skal gøre et eller andet også for at sikre de arbejdsløse

men skal vi ikke samtidig sikre de arbejdsløse hvis de i tusindtal

desværre ikke nået at komme til at sidde på et formandskontor

er en støttet ordning og det er en dyr ordning

med om vi ikke vil hjælpe dem som

vi har sørget for at få alle de her mennesker

uddannelse til dem som så ikke kunne få et akutjob eller andet det er da netop derfor for

det bekymrer os lige så dybt som det bekymrer enhedslisten

i et år som i år er op mod tredivetusind der risikerer at miste retten til

har måske ikke engang mulighed for at få kontanthjælp ok så har man lavet akutpakke i akutpakke

er der ingen af de tre ordninger der længere fungerer

fortrinsvis virker på lang lang sigt der er nogle få elementer der virker på kort sigt

har herre leif lahn til de tusindvis af mennesker

deres forsørgelse i 2013

partiet socialdemokraterne eller er det bare

jeg vil også sige til spørgeren at i forhold til de aftaler der er

det vigtigste af alt som jeg også sagde før er at vi jo skal skabe en masse arbejdspladser det skal vi simpelt hen blive ved med det ved jeg også de

arbejderbevægelsen og arbejderne selv i dette land

samle folk op eller give folk et økonomisk

hvis man bliver ramt

formålet hvorfor er det så ikke rimeligt at

fungerende dagpengesystem som samler folk op

til tredivetusind mennesker som falder ud af det der dagpengesystem for nogles vedkommende til nul forsørgelse

mig selvfølgelig også at det var et flertal af danskerne ikke det

mig bittert og jeg kæmpede alt hvad jeg kunne i valgkampen for at få dem til at tro på

fordi det ærgrer mig så meget og fordi

det er rigtigt godt at den her regering rent

gjort rigtig rigtig meget for at få de her mennesker i gang jeg har nævnt tingene før uddannelsesindsatser akutjobrotation seniorjobordninger og hvad ved jeg alle de ting vi holder fast i

fungerende dagpengesystem der er jo mulighed for med de

på nogle af skævhederne netop der hvor folk går ind og trods alt yder et arbejde for manges vedkommende et fuldstændig ordinært arbejde det ved

ordinært arbejde men ikke kan genoptjene retten til at indtræde i dagpengesystemet

som har befundet sig på arbejdsmarkedet i årtier og som ikke behøver arbejdstræning eller noget som helst det er vel rimeligt nok at de faktisk har en mulighed for at forsørge sig selv ordentligt indtil alle de der job

god ordning hvor de i hvert fald bliver sikret en forsørgelse og hvor de får bygget nogle kompetencer på

godt se at det bærer tydeligt præg af at enhedslisten måske har været skuffet over de finanslovsforhandlinger de

fra enhedslistens side man har opnået

akutjob og uddannelsespakke

skal man have markeret utilfredsheden

med en hel stribe af forslag

skal ikke hindre nogen i at komme med

de nu har lyst til og mener er berettigede

egentlig at der er der er positive

ting i det jeg kan sagtens forstå det her med genoptjening

urimeligt nu har enhedslisten snakket om vikarer men

i jobrotation det er ikke at sammenligne med en vikar for

kan firmaet jo ansætte en fra et vikarbureau så genoptjener

om det enhedslisten

vil egentlig er en revurdering af det danske dagpengesystem

der bliver snakket om svenske forhold

det kan godt være at det enhedslisten vil have er at man så

kigger på de forslag der er kommet fra enhedslisten

jeg ved ikke om enhedslisten

har et forslag til hvor pengene skal findes henne det har de sikkert ingen tvivl

det er nok ikke noget man lige kan overbevise regeringen om

stor pulje af forslag vil vi i dansk folkeparti mene at

en finanslovsforhandling hvor man også havde mulighed for

af dagpengesystemet det har har enhedslisten så i den her omgang forpasset det kan godt være at det kommer til efteråret når finanslovsforhandlingerne starter i

det er det i skal tage ellers er der ikke noget at forhandle om i en finanslov

nu skal jeg selvfølgelig ikke give enhedslisten gode råd om hvordan de skal

og hvis ikke regeringen

finde flertal for deres finanslov

regeringen ville sige til enhedslisten kom lige tilbage men det gør man ikke i enhedslisten

med en masse om

truer regeringen

man måske skulle til at vende hele

snakke med arbejdsmarkedets parter

nytænkning i i dagpengesystemet

afhængigt af konjunkturerne det vil jeg overhovedet

på tale vi har et dagpengesystem der har eksisteret i mange år og det har været udsat

mener vi stadig væk at to års dagpenge er den rigtige periode at vi så også har erkendt at

man vendte tilbage til seks og tyve uger i to

hvordan det kunne ændres men i bund og grund tror

enhedslisten

måske er ved at lægge kimen til at det er en markant ændring af

jo sige at der er mange positive ting i det og det er jo ordinære job

dagpengeretten det er jo ikke fordi man bliver sendt ud i en eller anden aktivering at man så skal optjene dagpengeret der men jeg forstår udmærket

man ellers giver i løn

en medarbejder på kursus og tager en ind i jobrotation

følge enhedslisten i at det virker uretfærdigt at man så ikke kan genoptjene dagpengeretten men jeg har bare svært ved at se hvordan det skal finansieres

mig til at høre enhedslisten fortælle om hvordan de vil finde finansiering for det er jo så ikke sikkert at vi kan blive enige om hvor pengene skal tages fra

hvor hvor vi ikke kan se hvordan pengene skal findes jeg tror

over fem hundrede million og så står vi altså i en situation hvor vi

det skal være i forbindelse med finansloven at den slags skal igennem det er ikke noget man bare lige vedtager i et beslutningsforslag og så pålægger regeringen at finde fem hundrede million

det er i hvert fald ikke det vi gør i

have her eller om det kun er på nogle enkelte områder

er helt anderledes end det vi kender i dag og det ved jeg ikke om enhedslisten er parat til

vi ikke støtte de her forslag vi synes der er nogle positive

der gives til jobrotation

for dem der kommer ud i jobrotation

vi ikke støtte forslagene men der er positive tendenser i

nemt herre bent bøgsted mener ikke at enhedslisten har opnået store resultater det er noget småtteri med to gange en halv år til

jeg hellere have to gange en halv år end det herre bent bøgsted har præsteret

at skabe nogle kæmpe huller i systemet i to tusind og ti

det er faktisk herre bent bøgsted der er hovedårsagen til

være med til at rulle de forringelser tilbage nu hvor det viser sig at det ikke er tusind fire tusind der mister dagpengeretten men op mod tredivetusind og der sagde herre bent bøgsted nej det vil jeg ikke ok det var da et klart svar langt om længe for det det er sjældent vi får nogle konkrete bud på hvad dansk folkeparti overhovedet vil her

at op mod tredivetusind falder ud af dagpengesystemet i

det vender herre bent bøgsted ligesom venstre fuldstændig ryggen til og siger sådan er det bare og det må i finde jer i

man kunne forlænge dagpengeperioden med en halv år vi foreslog yderligere

i forbindelse med akutjobpakken som herre christian juhl havde fået igennem

vi var klar til at give en halv års forlængelse

uger det var vi klar til at se på i to år

vi også sagt og det står vi selvfølgelig ved men vi mener også fortsat at den rigtige periode

forandret sig rigtig meget med krisen og det er derfor vi er klar til at suspendere ordningen i

en periode men herre christian juhl og hans parti kunne

en socialdemokratisk regering det kunne man have gjort

ikke sætte trumf på der så det er en gang bavl

i to tusind og ti altså to år efter at

bent bøgsted kun har bekæmpet forringelserne og det

hvad angår genoptjeningsretten bliver det jo interessant for vi

jeg gerne sige at hvis herre bent bøgsted ville læse

han nederst på side tre kunne se at der er en finansieringsplan

stort problem men vil herre bent bøgsted slet ingenting gøre i den aktuelle situation

så har jeg sagt at dansk folkeparti forlænge dagpengeperioden det kunne vi ikke få igennem

til krisen var overstået og så vende tilbage til to og halvtreds uger efter to år men herre christian juhl ved jo udmærket godt

alle de her forslag som herre christian juhl kommer med

igennem jo at tage dem med til finanslovsforhandlingerne

sige til den regering som herre christian juhl støtter hør nu lige her

regeringen så sagde det er vi ligeglade med så går vi af det tror jeg ikke på så tror jeg nok

herre christian juhl ind til nogle forhandlinger om det her men det mod har herre christian juhl og enhedslisten jo ikke de står og skælder ud på regeringen bagefter fordi de ikke ville

en stor forhandling med en regering det er i forbindelse med en

sådan er spillets regler og det burde enhedslisten efterhånden vide herre christian juhl har ikke siddet herinde så lang tid men det har andre i enhedslisten der er vel nogen tilbage der

ikke rigtig holder man undskylder sig så med at

dengang det er jo alt sammen fair nok i forhold til at foreslå at dagpengeperioden igen forlænges og genoptjeningsretten igen halveres det

tager man så ikke de her beslutningsforslag og siger

står over for at falde ud af dagpengesystemet nu der er tale om ganske ganske mange mennesker

hvorfor ikke give dem chancen for i deres forskellige aktiveringsordninger jobrotation virksomhedspraktik løntilskud hvad det hedder alt sammen

at genoptjene retten til at indtræde i dagpengesystemet når de nu er i de her ordninger så længe der ikke er

lave det katastrofale forlig som herre bent bøgsted

ret så omfattende indgreb i dagpengesystemet og når det er så stort et indgreb i dagpengesystemet så store ændringer der skal laves

forbindelse med en finanslov hvor man kan finde pengene og blive enige om hvor pengene skal findes

med en række beslutningsforslag velvidende at regeringen

siger nej til dem og så kommer man ikke videre velvidende at venstre og konservative også siger nej til dem og liberal alliance siger sikkert også nej til dem man kommer ikke videre

de radikale

derfor siger jeg igen at det rette forum for det

selvfølgelig ikke rådgive enhedslisten

mennesker som rammes af de her skæve regler

skal vælte regeringen eller om regeringen har nogle andre muligheder og så videre

til nul forsørgelse her er en mulighed

at få en genoptjeningsret og indtræde i dagpengesystemet så de har et ordentligt forsørgelsesgrundlag mens vi venter på jobbene

går ud på og det er vel egentlig ikke noget stort og det er ikke et forsøg på

et eller andet parlamentarisk spil tværtimod er det en bekymring for de mennesker

krisen forhåbentlig være ovre

enhedslisten og dansk folkeparti står og diskuterer det her og skændes vi har jo hørt at ministeren har sagt nej til det vi har hørt

det vi har hørt venstre sige nej til de konservative sige nej til det

enhedslisten også høre at

af enhedslisten så jeg vil ikke trætte seere og tilhørere med en gentagelse af indholdsdelen jeg vil gerne kvittere for enhedslistens insisteren på at hjælpe de danskere der er på dagpenge og som er i fare for at opbruge retten til selv samme enhedslisten er reelt optaget af de lediges vilkår men det er regeringen også vi har så forskellige måder at anskue arbejdsmarkedet på det som regeringen er meget optaget af er at skabe så mange varige jobs som muligt at skabe nye arbejdspladser

give det danske folk bedre muligheder for at komme ind i vores alle sammens arbejdsfællesskaber det som jeg er reelt bekymret for hvis man ser på de forslag der

vil medføre en betydelig forøgelse af antallet af danskere på dagpenge

vores ambition er jo det modsatte nemlig at få flere dagpengemodtagere i job

vi anerkender fuldt ud at udfordringen er stor udfordringen er også unik set i lyset af den

også sker en række bevægelser på arbejdsmarkedet som trækker i retning af at rigtig mange dagpengemodtagere kommer i job det er også vigtigt

have den del af historien med

det med at skabe varige og permanente job er en kongstanke som regeringen har og den kongstanke er jo ikke ny den udløber af hele ideen om den aktive arbejdsmarkedspolitik

det var dengang den socialdemokratisk

afsættet for årtiers økonomisk opblomstring i danmark på ryggen af disse reformer er den nuværende regering i gang med flere nødvendige reformer reformer hvis formål ikke er reformer i sig selv men hvor formålet

og realisere deres drømme deres ideer og kunne gøre det for deres børn også

så er der en lang række ting som enhedslisten har nævnt her som man kunne lade tælle med i optjeningen af dagpenge uddannelsesaktivering jobrotation

at det jo alt sammen er gode værktøjer til at opkvalificere sig til at øge muligheden for

som vi jo ønsker

afvise enhedslistens forslag fordi vores fokus netop er på

flere arbejdspladser og gør arbejdsmarkedet endnu mere dynamisk vi har store udfordringer

til stede hvis vi fortsætter

jo vækstplanen der skal lægge nye alen til den kurs som handler om at skabe nye arbejdspladser

radikale venstre siger nej til enhedslistens i øvrigt velmente forslag

besluttede det at der var to

fire tusind der ville miste dagpengeretten på baggrund af det initiativ vel vidende at vi var midt i en meget meget dyb krise

den vurdering er så blevet justeret ret alvorligt og meget tyder på at selv regeringens justeringer fra januar i år vil blive overhalet gør det slet ikke indtryk på radikale venstre at så store grupper af mennesker

leve for ikke har nogen forsørgelse ikke har nogen hjælp fra det offentlige gør det slet ikke indtryk at tallet er op mod tredivetusind efterhånden og så kan man jo begynde at tælle sammen

det bliver ved med at være sådan mit bedste gæt er at vi i to tusind og fjorten får en tilstand hvor det måske er tolvtusind femtentusind om året sådan fremover og det vil sige at vi får jo en hær af folk der lever i meget meget stor armod hvis ikke

den her beskæftigelsesplan reelt kommer i gang er det fuldstændig ligegyldigt

jeg vil da ærligt sige at det

men jeg forsøger også at se perspektivet og perspektivet ligger i

som opbruger deres dagpengeret jo egentlig ønsker til

de bekymrende tal

anerkende at ethundrede og tredstusind dagpengemodtagere kom i job sidste år det vil sige at

positive bevægelser på det danske arbejdsmarked og det må vi ikke glemme så det der er målet og sigtet nu

når man er arbejdsløs for der er tre måneders arbejde somme tider en lykke i sig selv så jeg ved ikke hvad det

hvis alle de her nævnte gør alt hvad de kan og der

er radikales eneste budskab til dem

at det er dybt alvorligt og at det smerter radikales ordfører at se at det sker er det fuldstændig umuligt at tænke sig

at man er nødt til at tage et initiativ for at lappe på de huller der findes

kriterie at det skal være et dynamisk samfund hvor man pisker folk og hvis ikke de så kommer i

pisker man dem mere for hvis man lader være med det

og kun fokuserede på dagpengene og det at være på dagpenge det der er vores linje i radikale og regeringens linje er jo netop at sige

der er udfordringer på det danske arbejdsmarked

muligheder for at vi kan få

indse at der er et selvbærende opsving ude i horisonten det vi forsøger at sige til virksomhederne

siger til erhvervslederne hver eneste dag er vi skal nok sikre økonomisk stabilitet vi skal nok sikre gode rammevilkår for jer

komme i gang med at ansætte

fast grund under fødderne og ansætter igen det er det der

som skaber øget arbejdsløshed som skaber løntryk og dermed

hele den der økonomiske teori og filosofi der gør at det radikale venstre ikke

om folks forsørgelse og hvorfor hvorfor gør man så i virkeligheden ikke det det må også være ordføreren bekendt

mindre omsætning og det giver tab af arbejdspladser også mindre

vi har været vidne til det giver usikkerhed

at man ikke fokuserede på arbejdsudbuddet at man ikke gennemførte reformer der øgede arbejdsudbuddet

så at sige at balancere det faktum at der var en stor efterspørgsel det førte til at økonomien kom ud af spor så kan man så lide de økonomiske sammenhænge eller ej man kan bryde sig om begrebet arbejdsudbud eller ej eller sammenhængen mellem arbejdsudbud og konkurrenceevne osv men det er altså fakta og vi bliver nødt til at tage bestik af fakta derfor bliver vi nødt til

den økonomiske politik der giver den bedste beskæftigelsesfremgang og det

fald har et voldsomt tab

et mindre forbrug det giver vel alt andet lige tab af arbejdspladser det må da også bekymre det radikale venstre man undergraver jo i virkeligheden sin egen økonomiske politik som man påstår går ud på

jobskabelse det er vel en kendsgerning at der er mistet

i omegnen af tredivetusind job i det offentlige på grund af at kommunerne er i stramme økonomiske tøjler og holder igen og end ikke lever op til deres egne budgetter

det kan jo ikke være måden at gøre

at der er blevet sparet så meget på

så få år i den offentlige sektor

omkostninger for mange men det er jo sket på baggrund af flere års tænkning om at man bare kunne lade de offentlige udgifter stige og stige og stige derfor er vi ude i en genopretning af balancen mellem den private sektor og den offentlige sektor

så have en ideologisk holdning til den

men det er jo den private sektor som er vækstlokomotivet i danmark og som vi har forsømt det er den private sektor som er guldægget som skal sikre at der kommer økonomisk fremgang så det jeg mener

at den offentlige sektor og den private sektor er hinandens forudsætninger

samfundet har efter sfs mening en meget stor forpligtelse til at fremskaffe flere job det er simpelt hen den vigtigste opgave men samfundet har også en pligt til at hjælpe med nødvendig uddannelse og efteruddannelse som bestemt også kan være vejen til at man kan komme i arbejde igen og både det her med jobskabelse og bedre mulighed for efteruddannelse for arbejdsløse er da også noget som den nuværende regering arbejder intenst med for eksempel er der nu i vækstplanens første del afsat en milliard kroner til uddannelse et kompetenceløft af arbejdsstyrken det er meget meget positivt sf mener det er godt

regeringen sammen med enhedslisten i maj igen skal drøfte situationen for dem der falder ud af dagpengesystemet på baggrund af den to

har indført et af enhedslistens forslag i dag er at arbejdstimer for vikarer i rotationsprojekter skal tælle med i

beskæftigelseskravet for at få dagpenge det er et forslag man godt kunne overveje

at de vikarer der varetager arbejdet imens de fastansatte medarbejdere er på skolebænken udfylder et ganske normalt job som det også er blevet nævnt og det gør de også selv om der er tale om et offentligt tilskud

personligt har det undret mig meget i årenes løb at disse timer i jobrotationsprojekter ikke tæller med når vi ved at der er arbejdstimer i den såkaldte videnpilotordning for akademikere der er godkendt som arbejdstimer til at opfylde arbejdskravet her gives der også et tilskud fra det offentlige til arbejdsgiveren men fordi det betragtes som en erhvervsstøtte accepteres disse arbejdstimer til opfyldelse af beskæftigelseskravet og så ville det logiske naturligvis være at arbejdstimer i et jobrotationsprojekt også kunne medtages til at opfylde det arbejdskrav derfor kan man godt overveje enhedslistens forslag på længere sigt men regeringen som sf er en del af

det ville i givet fald forudsætte en række ting blandt andet ville det forudsætte at

et andet forslag fra enhedslisten om at virksomhedspraktik og løntilskudsjob skulle tælle som arbejdstimer skal man være opmærksom på

opstå et massivt pres fra massevis af arbejdsløse der så frygtelig gerne ville arbejde

eller i løntilskudsjob det vil sige at endnu mere normalt arbejde end i dag så ville blive udført af ledige i virksomhedspraktik og løntilskudsjob og føre til en endnu større skævvridning af arbejdsmarkedet

vi allerede ser for øjeblikket og det ville naturligvis være dårligt

personligt har jeg tænkt på at man i stedet for enhedslistens enhedslistens forslag på det her punkt måske kunne overveje en lille ændring vedrørende private løntilskudsjob her får man ifølge gældende regler overenskomstmæssig løn det offentlige betaler arbejdsgiveren et tilskud men arbejdsgiveren betaler også selv en del af lønnen til den arbejdsløse under sådan et arbejde

som svarer til det offentlige tilskud men det er

en overvejelse man kunne gøre sig på et tidspunkt i fremtiden så er der endelig et forslag fra enhedslisten om at al uddannelsesaktivering skal tælle som arbejdstimer jeg mener enhedslisten skal roses for at sætte fokus på problematikken

på den ene side vil jeg sige at uddannelse som ordet også fortæller ikke er arbejde det er det jo ikke og derfor

er noget af problematikken omkring arbejdsløshed og uddannelse

relevant her tænker jeg på at vi som samfund i høj grad har brug for at en del

ufaglærte arbejdsløse deltager i et lidt længere uddannelsesforløb for at forøge deres jobchance sagen er jo at mange ufaglærte job er flyttet til østeuropa eller til asien men vil en arbejdsløs så gå i gang med en lidt længere uddannelse når dagpengeperioden kun er to år nej det er der mange som desværre ikke vil gøre de vil i stedet opprioritere og sætte alt ind på at få

holder op efter to år det er meget uheldigt fordi uddannelse er vejen frem for mange ufaglærte på fremtidens arbejdsmarked det er en kendsgerning som jeg mener at alle

at længere nødvendig uddannelse som er godkendt af jobcenteret eller af a kassen bliver gjort til det man kalder en død periode det vil betyde

forlænges dagpengeperioden også

være væsentlig flere der ville turde at gå i gang med det som samfundet har brug for nemlig at ledige med ingen eller kun en meget kortvarig uddannelse får en bedre uddannelse som nævnt kan det være en overvejelse i en større sammenhæng på et senere tidspunkt måske men enhedslistens forslag som jo er langt mere omfattende nemlig at al uddannelse som arbejdsløse får skal tælle som arbejdstimer er det vi tager stilling til i dag og det afviser

næste spørgsmål jo når han samtidig siger at det er regeringen ikke klar til hvordan kan vi så sammen overbevise regeringen hvis vi er enige om det hvordan kan vi overbevise regeringen om forslaget om en

periode ved længerevarende uddannelse kan vi nøjes med et ændringsforslag og så samles om det eller

for at komme i løntilskudsjob er det ikke godt at de arbejdsløse får meget stor lyst til at komme ud på arbejdspladserne og blive en

vi har en politisk debat her i dag at vi har en stillingtagen til nogle konkrete forslag hvor regeringens linje ligger fast men det må være tilladt og jeg mener også et positivt bidrag til debatten at kunne fortælle hvad man har af tanker om hvordan man eventuelt i

fremtidige situationer i større sammenhænge

det være noget som i givet fald skal diskuteres mellem

ærlig

jeg var lige ved at sige du det ved jeg ikke

jeg synes det er godt jo mere lyst arbejdsløse får

de bliver beskyldt nok for at være dovne og ikke gide arbejde i visse kredse især i

være dejligt at se folk stå i kø for at få lov til at komme ud på arbejdspladserne

optjene nogle timer det kunne da være

så kunne vi nemlig vælge og klart se er det pisk eller timer der kunne trække folk ud på arbejdspladserne der ville jeg foretrække at det var timer

der fik folk til i rigtig stort tal at komme derud jo mere kontakt til arbejdspladserne des bedre og jo mere uddannelse des bedre hvis ikke man kan få et ordinært fast arbejde efter min mening jeg spørger såmænd kun om løsninger

at når titusindvis af arbejdsløse presser på for at komme ud i virksomhedspraktik og arbejde gratis eller komme i løntilskudsjob så sker der altså det at hvor vi i dag allerede må konstatere at der i visse tilfælde er problemer med at normale job

eller en vis arbejdsmængde bliver varetaget af folk som

og derfor vil vi så få forøget det problem som hedder fortrængning af den ordinære arbejdskraft

derfor mener jeg ikke det er vejen til at få løst nogen af de her

de brænder da alle sammen efter at få et ganske almindeligt

så de er fuldstændig ligeberettigede med andre kollegaer og det problem skal vi jo løse ved at tilbyde dem noget ordinært arbejde det håber jeg ordføreren er enig i

meget positiv og i hvert fald vil overveje og har en positiv tilgang til vores

det med

men det var da også en imødekommelse det er alt sammen noget man kan kigge på på længere sigt

på hvor lang sigt og mere konkret er det noget ordføreren forestiller sig vi kan forhandle om

ikke får det og man så laver en mekanisme som

kan optjenes arbejdstimer til at opfylde beskæftigelseskravet gennem

mener jeg at der bliver sat en mekanisme i gang som vil gøre at tusinder af arbejdsløse vil brænde efter at komme ind i en sådan rolle og det er det jeg mener vil udvikle sig på en skæv måde det er rigtigt at jeg har sagt

der er dele af de her forslag som man kunne overveje

jeg ikke komme med et konkret svar på hvornår hvornår det så skulle foregå men jeg kan sige

sige at i den periode hvor de er i løntilskudsjob er de jo ikke i ordinært arbejde men

arbejdsløse og derfor er det rimeligt at de også kan optjene timer der men jeg fik ikke

og alle de mange arbejdsløse have forhåbninger om at det er noget vi kan forhandle på den her side af folketingsvalg

efter næste folketingsvalg når der er en helt anden sammensætning i folketinget at vi kan gøre os håb om at forhandle de her ting

mellem de tre regeringspartier og jeg ved heller ikke hvornår den i givet fald

ordføreren jeg må trods alt gå ud fra at ordføreren ikke taler på egne

i virkeligheden har det rigtig skidt

af en musketered man er fanget i en regering som fører en økonomisk politik og en politik over for de arbejdsløse som

ikke tilgodeser muligheden for

blive i dagpengesystemet og faktisk have et ordentligt forsørgelsesgrundlag det var en kommentar

længerevarende uddannelse

kunne gøres til en død periode ordføreren fik sagt ti måneder jeg ved ikke om det skal opfattes som en en maksimumsgrænse eller hvad det skulle eller bare

det helt store mantra inden for uddannelsesverdenen i øjeblikket

det dobbelte uddannelsesløft med ufaglært til faglært det tager jo altså mere end ti måneder at få en faglært uddannet

så det vil jeg gerne høre lidt nærmere

der kan også være nogle ufaglærte som i virkeligheden har en erhvervspraksis inden for et bestemt arbejdsområde

behøver de måske ikke tage den fulde faglige uddannelse så der er forskellige modeller så vil jeg sige

der er foregået mange rigtig gode ting for at stoppe social dumping

en succes men det er noget vi skal arbejde videre med når man ser på at vi

seks ugers selvvalgt uddannelse for arbejdsløse

prisloft

det også er en stor fordel og når der nu bliver afsat en milliard kroner til at efteruddanne arbejdsstyrken i danmark

er det også et stort plus så der er en afgrund til forskel mellem den politik som den tidligere statsminister herre lars løkke rasmussen stod for

den politik som den nuværende regering

med folk der falder ud af vores dagpengesystem de falder ud og for nogles vedkommende

og i hvert fald til meget mindre forsørgelse det synes vi er

på noget af det jeg synes måske at vi under normale forhold ville finde sf på det hold der støtter det

men så er der lige det med regeringen som man hænger fast i

en afgrund til forskel på den politik som den tidligere borgerlige

enhedslisten med hensyn til de langtidsarbejdsløse og problemet med at falde ud af dagpengesystemet

synes jeg at det er glimrende at der er aftalt en samtale og en drøftelse mellem regeringen og enhedslisten

hvor man må snakke om hvad situationen er og

bare spørge

om herre eigil andersen står ved det regeringsgrundlag og

om herre eigil andersen også vil arbejde

forventer jeg da at man gør som ansvarligt parti der har skrevet under på et regeringsgrundlag

arbejde for enhedslistens forslag

hvis det som venstres ordfører henviser til er vores dialog lidt tidligere i dag om den borgerlige gennemførelse af de to års

der tænkes på så kan jeg bare sige at min kommentar til herre hans andersen lidt

tidligere i debatten skyldes at jeg oplevede at at ordføreren ligefrem pralede af at man har lavet den dagpengereform med de to års dagpengeperiode og så var det jeg tillod mig at sige jamen forudsætningerne havde jo ændret sig

debatten har indtil videre kørt på at enhedslisten

en række beslutningsforslag der sådan set skal udhule en del af regeringsgrundlaget sfs ordfører herre eigil andersen har på forskellige måder prøvet at komme uden om

at sige at det må vi kigge på senest nævnte

foretages i maj måned for at imødekomme enhedslisten det virker som om

i regering det er

set helst ville løbe af pladsen

det er noget vi kan opleve i morgen eller

noget jeg har fundet på det er noget der er aftalt med med enhedslisten i forbindelse med finansloven

skulle se på hvad situationen er i forhold til dem der er faldet ud af eller truet af at falde ud af dagpengesystemet så simpelt er det

vi er i gang med opvarmningen til enhedslistens landsmøde så jeg vil bestemt ønske et godt landsmøde

sige følgende i danmark har vi stadig efter reformerne et meget generøst

har vi på alle måder et system der er mere attraktivt for de ledige

er den længste dækningsgraden er

højeste og vi har den letteste genoptjening man skal således kun

dagpenge mens det kræver en

danmark er jo altså ikke en øde ø danmark er faktisk en del af en globaliseret verden

ønsker et konkurrencedyk i danmark

føjer man dertil at ubalancen mellem den offentlige private sektor i danmark jo nærmest er katastrofalt så er

forslagene her vil medtælle forskellige former for kraftigt støttet beskæftigelse nemlig løntilskudsjob virksomhedspraktik uddannelsesaktivering og job i forbindelse med jobrotationsordningen det kan være svært at se en god grund til at ville medtælle disse ordninger på lige

med reel beskæftigelse hvis ikke målet alene var at gøre det lettere at genoptjene retten til dagpenge en sådan ambition er ikke bare problematisk i

til at sikre en fornuftig udvikling på det danske arbejdsmarked

hamrende uambitiøst over for den ledige formålet med dagpengesystemet er at yde en midlertidig hjælp imens man er ramt af ufrivillig arbejdsløshed ikke at man kontinuerligt via besøg i offentlige aktiveringstilbud skal kunne forblive på dagpenge

og derfor

om der overhovedet skal være et dagpengesystem hvis liberal

at sikre et erhvervsliv og en balance mellem

og erhvervslivet der sikrer at der rent faktisk er job i danmark vi har mistet ethundrede

arbejdspladser i industrien i de senere år

der kun er sket i denne regerings tid men det er sket

fundamentalt ændrer på den politik så bliver det enhedslisten foreslår her kun lappeløsninger

står og ærgrer sig over at der er forsvundet job i den offentlige sektor

gift for den balance og den politik og derfor køres danmark jo simpelt hen i sænk

katastrofekurs og når nu man ærgrer sig så meget over at den her regering fører en helt forkert politik

der hjælper dem der har hjælp behov og sikrer en samfundsudvikling der sikrer at der ikke er den store mængde arbejdsløse som vi har i dag når erhvervslivet ikke kan håndtere og klare

så stor og tung offentlig sektor det er den ubalance i danmark

juli som jo er en væsentlig dato for de initiativer der er taget for der udløber den midlertidige uddannelsesordning og sender en masse mennesker ud i en tilværelse uden forsørgelse antallet af mennesker der mister retten til dagpenge i to tusind og tretten forventes at overstige tredivetusind ved årsskiftet i mine øjne et meget anseligt antal det er konsekvensen af at regeringen mangler det som en ældre mand som ikke

rettidig omhu i to finanslovsforhandlinger i træk har regeringspartierne afvist enhedslistens forslag om at finde en permanent løsning

modvilligt og efter min smag meget fodslæbende gået med til henholdsvis en halv års forlængelse af dagpengene i to tusind og tolv og en midlertidig uddannelsesordning med kontanthjælpslignende ydelser i to tusind og tretten for at føje spot til skade kaldte finansministeren i efteråret to tusind og tolv akutjobordningen med

af dagpengesystemet er imidlertid kun den ene del af problemet

af perioden for at genoptjene dagpengene fra seks og tyve uger til to og halvtreds uger er lige så alvorlig

massiv hindring for at opnå fornyet dagpengeret det er det de tre forslag handler om nemlig at sikre at forskellige typer aktivering tæller med i genoptjening af dagpengene der er jo lige nu cirka fyrretusind jobklare i aktivering og dertil kommer nogle kontanthjælpsmodtagere der ikke er det man kalder

det er ikke evighedsmaskiner men det er et forsøg på at skabe

uforskyldt af den arbejdsløshed som kommer når der ikke er job til alle

l to hundrede og fire er et lovforslag som jeg fremsætter på vegne af 3f danmarks stærkeste forbund de har fremsendt forslaget til alle partier jeg ved at

debatten og vedtage

om forbedring af reglerne for jobrotationen

jeg opfordret til også i forberedelserne men desværre er det

lykkedes formålet med forslaget er at sikre at timer der præsteres som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ved opgørelse af timer der sikrer vikaren

genoptjening af ret til dagpenge både akutjobaftalen og finansloven for to tusind og tretten har fokuseret på øget brug af jobrotation ikke kun som beskæftigelsespolitisk indsats måske endda mindst men som erhvervspolitisk indsats der kan sikre de allerede ansatte medarbejdere opkvalificering vi har været enige i at ufaglærte skal være faglærte og faglærte skal være endnu mere finansloven for to tusind og tretten forhøjede jobrotationsydelsen til arbejdsgiverne

hundrede og tres procent til en hundrede og firs procent af højeste dagpengesats for at fremme det her initiativ i det lys forekommer det oplagt uhensigtsmæssigt at vikaren der går direkte ind på arbejdspladsen udfører arbejdet for de ansatte

optjeningsret af de timer

han eller hun ellers har præsteret b to og firs er et beslutningsforslag om genoptjening af dagpengeret

jeg er desværre selv så gammel at jeg kan gå tilbage til

under socialdemokratiske regeringer også med stor fordel for de arbejdsløse

der er ingen saglig grund til at arbejde under aktivering iværksat som led i en jobplan ikke sikrer optjening af timer ved arbejde i praktik eller job med løntilskud

udføres der ganske almindeligt arbejde i samme omfang som hvis det bliver udført af ordinært ansatte de aktiverede kan fyres hvis arbejdet ikke udføres tilfredsstillende eller med henvisning til manglende arbejde der er kort sagt tale om ordinært

og i det tidsrum pågældende er i aktivering mister han eller hun tidsmæssig mulighed for at opfylde beskæftigelseskravet jo længere aktivering jo kortere

til at optjene timer og derfor kunne

ordførers forslag måske også være værd at overveje hvis ikke man kan arbejde på den model vi har her der er eksempler på at arbejdsløse har været

jobsøgningskurser fra fire til seks måneder ud af den forholdsvis lille periode man kan få sine dagpenge i hvis man sammenligner danmark med andre lande og det er der

har gjort her blandt andet den sidste ordfører fra liberal

for eksempel øvrige nordiske lande er reglerne om genoptjening af dagpenge langt skrappere i danmark i danmark skal man have arbejdet i nitten

fire og tyve timer for at få en ny dagpengeret i finland under en tredjedel seks hundrede og tolv timer i sverige blot fire hundrede og firs timer og i norge som er nævnt opererer man ikke med et genoptjeningskrav i timer men med et indtjeningskrav

øvrigt den treogtyvende maj skal behandle et beslutningsforslag fra os om at indføre svenske tilstande på det her område man kan også sige det på en anden måde hvis det er svært sådan lige at forstå en års arbejde giver to års dagpengeret i danmark en års arbejde i sverige giver fire en halv års dagpengeret eller syv år

en års arbejde i finland giver seks års dagpengeret så det er klart at se at der er et fuldstændig forfejlet misforhold mellem genoptjening og retten bagefter i danmark de danske regler gør således genoptjeningen af dagpenge langt langt sværere end

der ynder at prale af deres sociale holdning var med til at stemme for de her asociale dagpengeregler i to tusind og ti endda med dansk folkeparti som arkitekt bag forslaget jeg ved godt

bent bøgsted er på fuld flugt fra den beslutning og man bør stille sig det spørgsmål om der ikke er forskel på

fire tusind risikerer at miste dagpenge mod nu femogtyvetusind tredivetusind er det ikke en ny situation som også regeringen inklusive de radikale bør handle på i stedet for at sige at det gør ondt og det smerter det har ingen arbejdsløse ret meget gavn ud af man kan undre sig over at en såkaldt centrum venstre regering ikke har rullet vedtagelserne tilbage endnu regeringen har siden den femtende september ja der var regeringen jo ikke skabt men der havde vi valg haft en mulighed for at ringe til enhedslisten og få stemmerne til at gøre noget ved det her og de får som sagt endnu en mulighed den treogtyvende maj hvis vi går lidt længere ned i de nordiske regler om genoptjening af dagpengeret bliver det danske danske billede endnu mørkere

eller anden besynderlig grund får mennesker der kommer i jobrotation og går på almindeligt arbejde hver dag ikke lov til at genoptjene dagpengeret det samme gælder de mennesker der hver morgen møder op på fabrikken eller institutionen til løntilskudsjob eller virksomhedspraktik endelig gælder det også ved uddannelsesaktivering ikke kun enhedslisten synes at det er urimeligt den holdning deles af parlamenterne både i stockholm og i helsinki i sverige tæller timer fra job med løntilskud med

tæller løntilskudstimerne halvt med det er disse urimeligheder de tre forslag vi behandler vi behandler her gør op med der er tale om en beskeden opblødning af nogle urimelig skrappe genoptjeningsregler som et enigt folketing burde kunne støtte i hvert fald

sikret opbakning fra regeringspartierne og dansk folkeparti hvis man skulle tage dem på de fine ord der nogle gange bliver sagt jeg vil gerne sige tak for kommentarerne fra ordførerne det har været særdeles lærerigt at lytte til især tak til

jeg forstår dog at regeringen

mange tusinde mister retten til dagpenge inden årets udgang ikke ét forslag har jeg kunnet få fra arbejdsministeren ikke ét forslag har jeg kunnet få fra socialdemokratiet ikke ét forslag har

det samme gælder heldigvis ikke sf som har en række forslag som

bent bøgsted jeg ved det ikke jeg er frustreret over at dansk folkeparti arbejder som en kameleon

det andet øjeblik slet ikke vil kendes ved det og lader som om at det

jeg skal garantere herre bent bøgsted for at han

mindst tolv muligheder for at stemme for forslaget som kunne afbøde hans skavanker fra forslaget i to tusind og ti og så får vi jo at se hvor meget mandfolk der er i ham jeg er ked af det jeg er ikke frustreret jeg har en knude i maven jeg kender alt for mange

uanset antydningerne fra kyniske borgerlige politikere men som ikke kan finde sig et job selv om de har søgt halvtreds fem og halvfjerds hundrede to hundrede job jeg ved at de har store forventninger til os og til den relativt nye regering

en ordentlig tryghed for dem så længe de leder og så længe

deres familie til at fungere det er det der giver mig en rigtig rigtig trist fornemmelse

en kæmpe knude i maven når jeg skal snakke om de her ting jeg håber inderligt at der kan skabes en samling om reelle forbedringer ok hvis man ikke kan lide enhedslistens forslag så kom med noget bedre selv det værste jeg synes vi kan give de folk der er i klemme er bare at sige nej vi gør ikke noget og vi tror på at det der er gjort skaber forandringerne det gør det jo ikke

overbevist om at regeringens overlevelse hænger tæt sammen med de her spørgsmål så kære arbejdsminister kære regering handl kom med nogle forslag vis nogle veje ud af de her problemer

opfordre til at dem der synes at der er bedre ideer

om enhedslisten har et bud på hvad det her

gennemføre det hvis enhedslisten formåede at overtale regeringen til at at gennemføre de her forslag

det er jo ikke tydeligt

forventer enhedslisten at ledigheden

når man kigger isoleret

jeg ved ikke præcis hvor meget det kommer an på hvad finansministeren

overlader det altid til finansministeren at regne det ud og så finder vi en finansiering bagefter derfor har jeg tilladt mig ligesom praksis er her at man

beslutningsforslag og så prøver man at finde en finansiering jeg er ikke i tvivl om at der sagtens kan findes en

de relativt store resultater det ville kunne give

er kun med til at skabe den tryghed for de mennesker

undgår man skilsmisser konkurser og så videre

man med til at tjene penge

kommer ikke som nogen overraskelse for mig

forslag og håber på at regeringen kan finde finansieringen

at hvis man vedtog enhedslistens forslag

i dagpengesystemet i en uendelighed

ville kunne optjene ny dagpengeret

virksomhedspraktik i princippet

vi tror at alle arbejdsløse gerne vil have sig et job og klare sig selv og sine hvis man tror at arbejdsløse er dovne

gå op for så vil det være lukrativt at være doven glem den snak om robert og de andre det her drejer sig om at skabe tryghed for de mennesker der gerne vil have et job

føle sig nogenlunde trygge i deres familier utrygge mennesker har ikke let ved at søge job

de borgerlige arbejder med tror vi ikke på det er en elendighedsteori som betyder at jo mere man pisker arbejdsløse jo flere job får man

man kan skabe job og så kan man have nogle arbejdsløse der meget gerne vil arbejde jeg har tyve års erfaring med at arbejdsløse gerne vil arbejde og også gå langt for at

meget mandfolk der er i herre christian juhl og resten af enhedslisten

det her er så oplagt at tage med til

christian juhl siger så at han ikke tror

der skal gøres men der er nok ikke så meget mandfolk i herre christian juhl at enhedslisten vil tage det her med til en

i regering det tror jeg aldrig nogen sinde vi vil komme til at opleve

kryber herre christian juhl jo i et musehul og

få indflydelse og få tingene gennemført tier man stille

man hvis man ellers bare kunne få trynet et par flygtningeindvandrere

bent bøgsted og dansk folkeparti nåede med den gamle regering

at skabe tryghed for de arbejdsløse

ikke sat i folketinget for at bane vejen for en endnu mere sort regering for en regering der vil smadre a kasserne og som vil ødelægge mulighederne for arbejdsløse endnu mere jeg har jo hørt både herre hans andersen og herre bent bøgsted indimellem snakke om arbejdsløse

jeg frygter for den dag vi måtte få en blå regering tilbage med den styrke det ser ud til

derfor forhandler jeg og bruger min optimale styrke jeg beklager at enhedslisten kun har tolv mandater vil

ret misundelig over det vi har nået med de to

vil vi gøre hvad vi kan for at fortsætte

nogen blankocheck og jeg mener

hvordan enhedslisten agerer

kan se at

nu kalder det i enhedslisten går ud og siger at regeringen undskyld udtrykket pisser på enhedslisten

enhedslisten stå og råbe op om hvad

opgave at vurdere det hvis vi så kan få lov til at vurdere om vi har

er det jo slut men herre bent bøgsted kunne vel ikke forestille sig at vi skulle stille os i spidsen for at bane vejen for en

med venstre og dansk folkeparti det ville dog være at svigte alle vores vælgere det ville dog være at svigte arbejderne i danmark især de arbejdsløse især folk på kontanthjælp det ville blive et frygteligt danmark at arbejde i hvis det nogen sinde skulle lykkes nu tror jeg ikke på ham deroppe ellers ville

forbruget opgøres i uger dels med at beskæftigelseskravet som bekendt opgøres i timer og at forbruget derfor også bør opgøres i timer dagpengesystemet er i dag i sin grundstruktur et ugebaseret system det betyder at ydelse og forbrug opgøres i uger at dagpengesystemet er ugebaseret bevirker at der i forhold til den enkelte lediges dagpengeforbrug som

dagpenge i en fuld uge eller den pågældende kun har

ikke kan arbejde en dag på grund af vejret og derfor sendes hjem vil man have haft en hel uges dagpengeforbrug også

udbetales der g dage mens man er hjemsendt forbruger man dog ikke af sin

vi behandler her end det vi netop har har været igennem men det jeg vil frem til at sige er at reglerne gælder for alle hvis der er forskel på funktionærer og timeansatte skyldes det ikke reglernes udformning men nok snarere at funktionærer kun yderst sjældent er udsat for vejrlig hvis det overhovedet finder sted det er rigtigt hvad enhedslisten siger

at beskæftigelseskravet opgøres i timer

positivt fordi det sikrer at man kan medregne alle de arbejdstimer man måtte have inden for referenceperioden på de tre år for at kunne opfylde et beskæftigelseskrav og det gælder uanset om der er få eller mange timers beskæftigelse i ugen og uanset om der samtidig er udbetalt dagpenge for ugen det vil altså sige at der er en gunstigere opgørelsesmetode for opfyldelse af beskæftigelseskrav og det er positivt men jeg synes ikke det er nogen begrundelse i sig selv for at dagpengeforbruget

skal opgøres i timer det er vigtigt for regeringen at vi balancerer de forskellige hensyn der er i dagpengesystemet på den ene side er det vigtigt at man som ledig kan få dagpenge i tilfælde af ledighed også selv om der eksempelvis er tale om en helt kortvarig ledighed omvendt er det også vigtigt at reglerne i dagpengesystemet er med til at understøtte at man hurtigst muligt kommer i

ting der er søgt balanceret i forhold til de

derfor virker det oplagt uretfærdigt vi siger vi siger jo ikke

om hvor lang tid der skal til for at have sin dagpengeret vi siger nitten fire og tyve timer

fire og tyve timer i stedet for at sige to år det ville være et mere retfærdigt

at man kommer hurtigere i arbejde end hvis vi nu fulgte enhedslistens forslag altså hvorfor skulle

at man opgør forbruget af dagpengeretten i uger

forsørgelsesgrundlag og på den anden side sikre at mennesker

hurtigt i beskæftigelse eller ej dertil er der jo alt for mange andre faktorer der spiller ind

vores dagpengeregler er en balance mellem hensyntagen til

socialt sikkerhedsnet og et forsørgelsesgrundlag i tilfælde af arbejdsløshed på den ene side

side at mennesker opnår tilknytning til arbejdsmarkedet

kommer aldrig ud for den uretfærdighed at hvis man har brugt ti timer i

også være en fornemmelse af retfærdighed i det for eksempel kan en i arbejde der arbejder udendørs jo ikke gøre

at der er vejrlig og at det så lige pludselig napper en uge af

risikerer at blive arbejdsløs jeg mener at der er mere retfærdighed i at man regner det

time for time så man ikke skal snydes af et system som siger ok

nok kun brugt ti timer i den her uge men du har taget syv og tredive timer tænk hvis

i videst mulige omfang får tilrettelagt vores arbejde på de danske arbejdspladser så det ikke er nødvendigt

det er jo altså kun i yderste konsekvens at det burde være nødvendigt og derfor skal vi også tilstræbe at så få mennesker som muligt sendes hjem

at venstre ikke kan støtte det her beslutningsforslag vi står ved den

genopretningspakke som vi lavede i to tusind og ti den havde fokus på at holde ro på de offentlige udgifter så vi kunne fokusere på at få gang i væksten

diskutere i øjeblikket frem for

det parlamentariske grundlag og derfor kan man jo godt komme med de synspunkter

økonomien heller ikke taget med og det er bare et sted jeg må anholde finansieringen er jo ikke på plads men

det kan være at enhedslisten har

fundet måder hvorpå de kan trylle penge frem

bare understrege at det vi er optaget af

vækst og jobskabelse og enhedslisten er

optaget af ændringer

allerede har fået gennemført disse forskellige tiltag

enhedslisten

stemmer fra regeringen og det gør de så

de her beslutningsforslag og ja

omvendt er det en populistisk tilgang til tingene og det er fair nok at enhedslisten bruger

muligheder men man kan sige at resultatet

beslutningsforslaget det mangler jo både finansiering og ideer til jobskabelse og så skal jeg bare slutte af med at sige at jeg

arbejdsløsheden har vi prioriteret højt i alle vores forhandlinger med regeringen det tror jeg ikke er nogen hemmelighed

ikke skal satse på en kommende regering med venstre

øget tryghed for de tusinder af arbejdsløse som der er i vores land og som der har været i vores land og som der netop er fordi venstre har siddet i regering i så mange år

hvorfor kan arbejdsløse ikke have en tryghed mens de er arbejdsløse de skal jo under alle omstændigheder tage det arbejde der bliver anvist til dem

problem i at have en arbejdsløshedsperiode på to tre eller fire år når vi har pligten til at tage arbejde altså vi skal jo stå til rådighed

i arbejde og får reduceret ledigheden

med regeringen om en vækstpakke

er enhedslisten jo stået af det ønsker enhedslisten ikke at være med i

overlader enhedslisten så til andre partier

set den bedste måde og korteste vej til at nedbringe

i danmark ved at stjæle fra su modtagerne og ved at stjæle fra kontanthjælpsmodtagerne det er jo direkte asocialt og det skaber jo ikke væsentlig flere arbejdspladser det er

regeringen og dansk folkeparti og radikale skar i dagpengene var der jo en årsag til det der skete nemlig det

er en slet race af menneskeheden som ikke selv kan finde ud af det og dermed skal piskes det er derfor jeg siger at venstre vil gøre det utrygt og ubehageligt for de arbejdsløse de kan ikke engang unde de mennesker

arbejdsløse nej de skal fratages trygheden

der har et forsørgelsessystem som vi har i danmark der er ikke nogen lande overhovedet der bruger så mange penge på en aktiv

omegnen af tyve milliard kroner på netop at hjælpe ledige med at blive mere opkvalificerede med at komme tættere på arbejdsmarkedet og komme ud og få job

steder i verden hvor man bruger så mange penge

men at påstå at vi ingenting gør

vi gør sådan set meget og vi skal gerne gøre mere

hvordan man skaber tryghed for de arbejdsløse men at det er noget enhedslisten kan snakke med regeringen om underforstået bare ordføreren slipper for at høre på det her i folketingssalen

vi skal nok holde fast i vores politik men det er hånligt og arrogant over for de mere end tohundredetusind mennesker der mangler et job og som forgæves søger et det er hånligt og arrogant over for de tredivetusind mennesker der mister deres dagpengeret i løbet af to tusind og tretten som følge af de nedskæringer

forsørgelsesgrundlag hvis

flere job

for de ledige der står til

var med til at afvikle det kan jo lyde mærkværdigt for mennesker at enhedslisten var med til at afvikle

venstre er med til at genindføre den så den påstand om at venstre er hånlig

ordføreren er fløjtende hamrende ligeglad med de mange mennesker der er arbejdsløse og som mister deres dagpengeret det kan man se af den politik som ordførerens parti førte igennem ti år med regeringsmagten og det kan man se af de forslag som ordføreren kommer med

vækstpakke det kan vi så tage en anden dag når vi

at der er ret mange reelle job i den og i hvert fald slet ikke noget

løser problemet jeg har forstået signalet det keder ordføreren helt usigeligt at diskutere med og høre på enhedslistens synspunkter om at sikre noget tryghed for de mange arbejdsløse mennesker

vækstplaner og tiltag der kan øge antallet af job i

det var under vk regeringen at beskæftigelsen var tårnhøj indtil krisen kom

man kan sige at det var vi sammen om og det kan vi sammen godt tage æren for

men vi er sådan set optaget af i venstre at det altid skal kunne betale sig at arbejde og af at vi laver en aktiv beskæftigelsespolitik og vejen

er jo ikke at fastholde mennesker i dagpengesystemet nej det er at skabe nogle flere job

er meget sympatisk men jeg vil også gerne komme med en bemærkning og en bekymring bemærkningen er at hvis man ved vejrlig eller andet bliver fyret har man jo hvis retningslinjerne bliver overholdt ret til tre dages godtgørelse fra arbejdsgiverne de såkaldte g dage det vil jo selvfølgelig hjælpe noget på det det vil selvfølgelig alt efter de konkrete omstændigheder betyde at der ikke udbetales dagpenge i den uge og at der således ikke i forbindelse med vejrlig bruges

bekymringen er at det endelig skal bemærkes at en ændring af reglerne således at dagpengeforbruget opgøres i timer vil betyde at den ledige vil kunne være længere tid i dagpengesystemet hvilket vil betyde betragtelige offentlige merudgifter som jeg ikke sådan helt kan forudse og derfor støtter

mange uger for hvis man et år før man bliver arbejdsløs har brugt et antal g dage så er der også gået et antal uger i mange tilfælde

trukket fra i dagpengeperioden

kommentar om at det skulle give en merudgift hvordan pokker skulle det kunne give en merudgift at give arbejdsløse en ekstra tryghed de skal under alle omstændigheder så snart der kommer

jo ikke noget med at nogen bliver hængende i systemet

helt ud af systemet og falde lige lukt ned som vi vi jo er enige om at man gør hvis ikke man får sine dagpenge så er det da rigtigt nok så lad dem sejle deres egen sø men det troede jeg ikke var herre leif lahn

alt andet lige betyde at man også bliver længere tid

stille enhedslisten dette spørgsmål hvorfor er

man gør det det er selvfølgelig for at sikre og det er derfor jeg startede med at sige

en sikring i et stykke tid frem i tiden det er det jeg mener er sympatisk ved det

rådighed for arbejdsmarkedet og lever

det er i orden du kan godt få dagpenge det kan vi vel hurtigt blive enige om ikke

mulighed for at stå i dagpengesystemet jeg har sagt og det gjorde

skabe arbejdspladser til de her mennesker og vi skal sørge for at skabe uddannelse til dem og sørge for

alle sammen forslag som burde

i en større forhandling som enhedslisten

i alle de forslag er der så omfattende ændringer i

en større omlægning af dagpengesystemet

at det tog man ind i en større forhandling man sige her er noget som vi mener skal ændres i hele dagpengesystemet så

hvis man er sendt hjem

i en større forhandling og måske i en hel omlægning til et helt nyt dagpengesystem

af alle forslagene en ting er at skrive hvad det koster

være betinget af en stor forhandling nu hørte jeg oven i købet at ordføreren sagde at det var en forhandling enhedslisten skulle tage med regeringen det lød næsten ligesom det venstres ordfører sagde snak i bare med regeringen om det vi gider ikke høre på det men nu kan jeg høre at ordføreren

betragtes som en stor omlægning af dagpengesystemet

omlægge hele dagpengesystemet skabe et nyt dagpengesystem i danmark men det kræver da en

arbejdsmarkedets parter også kommer

det her altså selvfølgelig kan herre finn sørensen

helst ikke have store ændringer uden at vide hvad de koster og så videre så har vi delt det

kan få en chance for at gøre det lige nøjagtig på det punkt hvor de synes det er noget de kan overkomme

men siger at det skal indgå i en eller anden større diffus sammenhæng er det ikke bare en dårlig undskyldning

om det ene forslag

betød det betød at jeg bare snakkede uden at sige noget

efter

temmelig mange forsøg på at få regeringen til at

set ligeglad hvilket område bare det gavner

beslutningsforslag i salen et beslutningsforslag er en invitation til forhandling med de andre partier hvor man prøver at fortælle hovedretningen i det man gerne vil og så vil forhandlingen både afsløre om det er den helt rigtige hovedretning eller om den skal justeres hvor meget det koster og hvordan vi skal få det finansieret nu prøver vi

ikke på fjorten områder jeg må skuffe herre bent bøgsted

et sted for et flertal i den her sal normalt er det jo regeringen der har initiativretten men

prøver vi via beslutningsforslagene at se om det demokrati som fungerer herinde er ok og om der kunne være

bare konstatere at regeringen har

enhedslistens forslag ned og venstre har også og som jeg sagde

jo ikke halvfems mandater tilsammen så uanset hvad enhedslisten

i hvert fald ikke venstre med til det

i dialog om det der er hensigtsmæssigt og jeg kan forstå på dansk folkeparti

synes at det er så interessant de vil gerne af hensyn til vælgerne sige at

kunne være interessant teoretisk set og

hvis jeg bare kan gavne de tusindvis af arbejdsløse som jeg kender og som jeg ved lider under den her og den tidligere regerings politik

når folk bare snakker sig væk fra

og aldrig vil være med til at finde løsninger for de stakkels mennesker

og det er jo ved at lægge pres på regeringen og sige her er noget vi skal have igennem

alle muligheder for at lægge pres på regeringen

der var nogle uretfærdigheder i det men det hjælper jo ikke noget som helst hvis ikke herre christian juhl

venstre får enhedslisten jo ikke med liberal alliance får enhedslisten nok heller ikke med og konservative nok heller ikke

vi arbejder jo sammen med fanden selv om det skal være og vi arbejder også gerne sammen

vi er nødt til at forbinde os med det der kan foregå uden for

murene her men vi appellerer trods alt alligevel til dansk folkeparti om at gøre alle deres fine ord om at

ikke rigtig nogen som helst form for logik i

det her når man samtidig kombinerer det med at

understøttelse som hedder tredive uger det betyder i virkeligheden at dagpengeretten kun er tredive uger

fra europa for arbejdskraft der er med til at

har ikke stemt for de love der åbner

og jeg kan huske at dengang debatten var der var enhedslisten helt vild med at der skulle

velkomne nu står man med problemet så har vi som herre henning hyllested siger

der arbejder som løsarbejdere og vikarer og vi har mange der har svært

konkurrence af underbetalt arbejdskraft og der har vi da et stort

har indflydelse på regeringen det siger i hvert fald det har dansk folkeparti ikke vi kan ikke gå til regeringen og sige nu skal vi have det her igennem

sidder i ikke som regering længere det kan enhedslisten

speciel tilgang eller adgang til regeringen

hvordan kan man på den ene side stå og sige at det kan man godt være positive over for

den skal bare gøre noget ved regeringen deltag dog i presset det er

det eneste jeg siger til herre bent bøgsted deltag i presset vis nu at det

faktisk er med til at ændre de systemer som gør at de så ikke falder ud

er nødvendigt hvis det er det enhedslisten også synes

indkalde til forhandlinger om reformer af dagpengesystemet

så mange forslag fra enhedslisten at det er ved at berøre i hvert fald det meste af dagpengesystemet

dagpengesystemet man skal ind og se

kan jo godt være at regeringen siger jamen

dagpengesystemet om hvad der er behov for og

fra radikal side er vi enige i beskæftigelsesministerens tilkendegivelse også den bagvedliggende argumentation

beskæftigelseskravet og når det

det er rigtigt at beskæftigelseskravet opgøres i timer

inden inden for en periode og det er faktisk noget der

stiller den enkelte gunstigt i forhold til opfyldelse af beskæftigelseskravet det skal vi også

i modsætning hertil har vi så dagpengesystemet der i sit udgangspunkt er ugebaseret det betyder at ydelser og forbrug opgøres

hvis man skal

spidst at enhedslisten

man har den sondring

så laver vi det hele om og så går vi den anden vej

fire og tyve timer som svarer til en år

i uger og så forbrugte vi i uger

balance i det her har vi en ubalance til ugunst for den arbejdsløse

ikke forstår men skulle vi lave det på en anden måde er det det de radikale så hellere vil altså at vi siger at hver gang en arbejder har haft ti timers arbejde

tæller det en uge i genoptjening af

inden for det enkelte system det vil sige

hvordan det er det bliver gjort op

få de ledige til at søge på fuld tid

og derfor synes jeg det giver mening at man

pisk man giver dem jo mere er de disciplineret og så kan de ellers lære det jeg forstår ikke den der sammenligning mellem æbler og pærer der er jo en enormt tæt sammenhæng

til et antal uger man kunne jo lige så godt optjene et antal uger

være særdeles fordelagtigt for de arbejdsløse men det er ikke det jeg

en nivellering hvor timer hører sammen med timer og uger

samme system jeg kunne fint forestille mig at man optjente i uger

herre christian juhl helt glemmer er at fokusere på

tuner eller forbedrer vores aktive arbejdsmarkedspolitik så vi får flere i job og hvordan vi også får taget fat fat på anden del

er at forkorte dagpengeperioden og det er en afkortning jeg står fuldt bag ved men vi mangler jo også så at sige

systemet i højere grad tager hånd om de ledige og får

at virksomhedsrettet indsats virker

synes vi skal fokusere på de ting der giver perspektiv i

jobskabelse i stedet for

på fuld tid er ordføreren ikke opmærksom på at det danske arbejdsmarked efterhånden er skruet sådan sammen at det beskæftiger i titusindvis ja måske i hundredtusindvis af folk der ikke arbejder

at når man samtidig har en begrænsning på tredive uger på at kunne modtage supplerende understøttelse så betyder det i virkeligheden at folk når de nærmer sig grænsen på tredive uger og ikke kan få et fuldtidsjob for det er jo det der er realiteten at de der fuldtidsjob som de skal søge ikke eksisterer så bliver de fuldtidsarbejdsløse i stedet for for at bevare dagpengeretten

mister de den efter tredive uger

supplerende understøttelse så stopper man selvfølgelig med at arbejde løst og går

at det godt kan betale sig at arbejde og

markedsværdi og der har været mange kedelige kedelige historier om

nærmest bliver opfordret til ikke

det kan komme i karambolage med

dagpengeregler jeg afviser ikke at

for et eftersyn men det eftersyn skal animere til at man tager et vikarjob eller tager et andet job

at hvis danskerne ønsker fuldtidsjob så skal de have det

at der også er alle mulige andre modeller

er det jo rigtig godt det bringer virkelig folk tæt på arbejdsmarkedet de arbejder på rigtige arbejdspladser de udfører rigtigt arbejde jeg kommer selv

havnen i esbjerg hvor det her jo

når folk efterhånden nærmer sig de der tredive uger og har været i arbejde det kan være femten timer i en uge det kan være tyve fem og tyve

hvis de er sikre på at den uge de render ind i

få den fulde dagpengeret så det har den stik modsatte virkning af det man vil tilstræbe

at det skal kunne betale sig at arbejde og

at arbejde mere og påtage sig et arbejde

have nogle rimelige vilkår for understøttelse når man har brug for det i en kort periode hvad ville argumentet så være skulle vi så lade være med at

have nogle gunstige vilkår for supplerende dagpenge

derfor må vi på ryggen af de her relativt gunstige ordninger opfordre

kigge på de enkelte hjørner af systemet for

at der er nogle arbejdsløse der skulle kunne få

dagpenge i en lidt længere periode end de kan i dag det er

vil det jo medføre en merudgift og der ligger i hvert fald en diskussion om hvor hvor pengene skal

har den her regering det princip at pengene skal være i kassen før

igangsættelsen af beskæftigelsen fungerer

stå til rådighed og tage det arbejde der er

eller anden størrelse det forstår jeg slet ikke jo jeg forstår det hvis man forudsætter og synes det er ok

i en periode af sin arbejdsløshed bare ingenting skal have

uden egen skyld er endt i arbejdsløshed selvfølgelig skal have dagpenge og at vi skal finde en måde den forsikringsordning kører videre

er arbejdsløs i to dage i en uge og dermed får dagpenge for femten timer

er der forbrugt en uge af dagpengerettigheden men vedkommende har jo kun fået dagpenge i to dage og det vil jo så sige at hvis man skal følge enhedslistens forslag

tre dages ret til dagpenge som nu er udfyldt af arbejde så venter de tre dage til udbetaling på et senere tidspunkt det er jo virkningen af forslaget derfor er det at det vil koste noget ekstra og

så i hvert fald have kigget på hvordan det i givet fald skulle skulle finansieres men som sagt

to systemer klasker mod hinanden

som som ordføreren her redegør for så vil jeg da bare spørge synes ordføreren

men er det retfærdigt at man i

enhver diskussion jo starten på den næste så

betale sig at arbejde en eller to eller tre

ikke æder af dagpengeretten

den bedste virksomhedspraktik man kan få nemlig et fuldstændig normalt arbejde som bare ikke udbydes

fuldt overenskomstmæssige vilkår og

de rigtige arbejdspladser så hvorfor ikke tage den gevinst

arbejdstimer og få et job er så stor at der

er nogen der holder sig tilbage

der kan være andre problematikker der kan holde folk tilbage fra det men det må jeg

udvikler sig til selvpineri

enhedslistens angreb på

regnet med at de holdt med så kan man konstatere at sfs ordfører den

for de her regeringsbærende partier

fået gode råd af herre bent bøgsted tidligere på aftenen der er en erfaren mand ud i det med at presse regeringer så

selvpineri i den side af salen

det handler om titusindvis

det handler om en højrefløj i det her folketing som bestemt ville gøre det endnu ringere hvis de havde magt til det støttet af liberal alliance som er klar med kniven

hedder venstre som i den grad ville forringe vilkårene for de arbejdsløse og dansk folkeparti ville selvfølgelig springe bagefter og sige vi skal nok levere stemmer hvis det er nødvendigt

nu gør vi det beskidte arbejde for liberal alliance og venstre og

nogle ville sige om muligt endnu værre jeg har fantasi til at forestille mig hvordan det bliver efter næste valg hvis ikke vi får rejst den her regering op det vil jeg gerne sige åbent og ærligt her

med selvpineri vores profilering eller noget som helst andet

er at vælge det er ikke muligt at komme i dialog med regeringen i øjeblikket om de her

det man har lyst til så hvor er skurkene henne skurkene findes jo i det flertal vi har nu

er det jo flertallet der skal ændre det og enhedslisten er

her i dette folketing som vi så skal stå og forholde os til så bliver man ved med at bære på en svækket og ifølge

helt forkert regering der har en forkert politik

christian juhl men

der kunne gøre det har herre christian juhl ikke mod til at bruge har vi bare kunnet konstatere når det her

at finde veje til at ændre den regering nogle gange hører man så også fra oppositionen at de egentlig i ord gerne vil noget for de arbejdsløse men overhovedet ikke ønsker at handle og så er vi jo nødt til at tage diskussionen indtil vi får

rødere flertal til venstre for den her regering

bare se så var den regering væltet i løbet af ti minutter det er da noget der siger sig selv

alternativet liberal alliance

derfor vil det også være interessant at høre

det er for en holdning at have for de arbejdsløse at stå her og sige at jeg spilder min tid

igennem aktiveringssystemer ofte meningsløse udfylde skemaer søge job der ikke findes og den slags ting

med til at lave de love og så skal man ikke sidde

jeg christian juhl kunne ønske sig det er derfor det er

forslagsstillerne og det er herre christian juhl fra enhedslisten

sine dagpengerettigheder fordi man netop optjener i timer det handler om at løsarbejdere og folk der er afhængige af vejret rammes urimeligt af de her ordninger

en meget meget bedre balance ved at gøre det her det et meget lille forslag men et forslag

til stor gavn for arbejdsløse det er én ting

det giver stor fleksibilitet

at det her forslag også er et centralt punkt i at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt gøre det fleksibelt på den måde at hvis en arbejdsgiver kun har brug for en i tyve timer kan man få suppleret og bruge sine dagpenge time for time

kan man tage det ligesom havnearbejderne gør hvis man

så skader man ikke kun de arbejdsløse så skader man også de arbejdsgivere der ikke helt har produktion til en person i syv og tredive timer men som nogle gange har brug for

på at vi har et dagpengesystem som dybest set er med til at gøre arbejdsmarkedet fleksibelt for arbejdsgiverne så arbejdskraften er til rådighed når man har brug for det det tordner liberal alliance dansk folkeparti og venstre imod ok

venner i arbejdsgiverforeningen men til flexicuritysystemet hører der altså også at de ansatte så får sikkerheden det

tendenser til i den lovgivning vi har haft de sidste ti år

tidspunkt bliver afløst af meget lange opsigelser meget stive systemer

for de arbejdsgivere der skal være i det og det er jeg helt overbevist om

arbejdsgiverforeningerne

små arbejdsgivere derfor skal der være balance i det

det en rigtig god idé at regne det her i timer

det bliver rigtig spændende at høre om vi egentlig står alene når man kommer ud i virkeligheden og snakker med

venner derude uanset

sidder i regering eller sidder i den sorte opposition

sige tak for kommentarerne de har været særdeles lærerige jeg kan forstå på

nej hvis ikke vi har en hård kurs over for de arbejdsløse

de dovne og så går det ad pommern til dansk folkeparti vil have en hel reform eller ingenting enten eller ikke noget midtimellem ikke et enkelt godt forslag der kunne gøre en lille smule gavn det er der ingen grund til det skal være en hel reform og det er der ingen nytte i

lidt skuffet over socialdemokraternes kommentarer de siger at timeberegning giver længere tid i dagpengesystemet det er forkert timeberegning giver længere ret til dagpenge men ret til dagpenge er jo ikke det samme som at man bruger sin ret det er at man har en tryghed det er at man føler sig tryg

kan supplere med det er den tryghed vi efterlyser i de her forslag sådan at folk har mod til også at tage det løse arbejde

den skal indrettes efter den virkelighed sådan at folk ikke kommer i klemme vi forstår slet ikke når ordføreren for socialdemokratiet kan sige at det automatisk betyder længere tid i dagpengesystemet sf var også lidt inde på det det kan betyde én ting det kan betyde at man langsomt lader sig inficere af den meget ubehagelige og ydmygende holdning

er skabt i danmark om at nogle arbejdsløse skulle være dovne jeg skal ikke afvise at der findes fem dovne arbejdsløse i danmark

at nogen skal komme her og dæmonisere alle arbejdsløse og sige at alle er dovne

dagpengesystemet alternativt

de gerne have et deltidsjob hvor de skal køre lang tid efter det og så bruge en hel arbejdsdag på det alligevel folk har meget meget lyst til at være selvforsørgende og har meget meget lyst til at være uafhængige af et

komme ind i og derfor vil jeg gerne opfordre til at hvis der skulle være bare antydning af

det er forkert det er usandt og det er især ydmygende og uanstændigt over for

giver en længerevarende ret man har lov til at mingelere lidt mere fleksibelt med sin dagpengeret hvis man gør det på den her måde man har lov til

job der er måske et sommerferiejob det kan jeg lige nappe uden

at blive svedig af det

ordfører forstår ikke sammenhængen mellem optjening og dagpengeret den er ellers helt logisk for den hænger totalt sammen

man ikke ret til at få dagpengene så derfor hænger det

så enten skal vi vælge optjening i uger og udbetaling i uger eller optjening i timer og udbetaling i timer hvis vi vil have en lille smule

forholde sig til det og jeg er meget bange for at min mistanke om at

synes at der skal være nogen rettigheder for arbejdsløse

tættere og tættere på især når han bliver så hysterisk over

komme tæt på en sort regering men sådan er det

gerne gentage det at regeringens overlevelse hænger tæt tæt

frygter jeg valget og så frygter jeg den regering der kommer bagefter men tak for kommentarerne det var lærerigt at høre hvordan

er så svækket og med et støtteparti

sige at man tror hverken på egne evner eller på regeringens evner til overhovedet at kunne vinde et valg

går ud fra at regeringschefen også bliver helt opmærksom på at sådan er

en valgkamp når man konstaterer

alligevel tager det en smule alvorligt jeg tror befolkningen er klar over at vi har nogle voldsomme problemer på det her område og at de forbedringer der trods alt er kommet er for få og for små til at løse problemet vi har jo kunnet få flertal for at lave nogle lapperier og derfor prøver vi nu at se om

regeringen er fuldt ud klar over enhedslistens synspunkter og ved hvor enhedslistens grænser går og derfor tror

et eneste ord overrasker regeringen jeg tror heller ikke det overrasker regeringen at vi

hvor en regering har haft en sådan opbakning

man i folketinget udbreder sig om

bragte jo selv syn for sagen ved at sige at resultaterne er små og dårlige

ingen resultater havde været så havde jeg

og de andre småreformer vi har lavet når jeg siger at de er for små og for dårlige så er det fordi

en tryghed for dem som rammes af arbejdsløshed som rammes uforskyldt af arbejdsløshed derfor er der en ret klar holdning i det her

overladt til liberal alliance og venstre selv at klare det er ikke vores opgave vores opgave er at prøve at bruge den tid vi har den her regering til at se om vi kan få noget rød politik ud af det

mange spørgsmål jeg drøfter med partiet er vi enige om mangt og meget

jeg er uenig i at man fra det ene øjeblik til det andet skal kunne gå fra su til fuld dagpengesats

som jeg tror vil betyde en højere ungdomsarbejdsløshed

ligegyldigt hvor optaget man måtte være af at sikre at vi har et stærkt socialt sikkerhedsnet i danmark

nyuddannede i danmark har efter gældende regler ret til dagpenge og

meget gunstige regler sammenlignet med andre grupper på vores arbejdsmarked som dimittend under dimittendordningen har man ret til at vente med at melde sig ind i en a kasse og betale sit medlemsbidrag til sent

uddannelsen man har ret til at få uddannelse sidestillet med arbejde og det vil sige

har ret til dagpenge allerede en måned efter uddannelsens afslutning

almindelig lønmodtager på vores arbejdsmarked her skal man

i hvert fald en års medlemskab af en a kasse man skal have betalt sit medlemsbidrag og man skal have haft arbejde svarende til fuldtidsarbejde i mindst en år inden for tre år

får man som udgangspunkt beregnet en individuel dagpengesats er man

får man en fast sats som svarer til to og firs procent af dagpengenes højeste beløb det er godt fjortentusind kroner om måneden der vil i langt de fleste tilfælde allerede her være tale om en endog meget stor indtægtsfremgang i forhold til de indtægter man har haft under uddannelse

der er forløbet seks måneder efter dagpengeretten er indtrådt hvis der i perioden er beskæftigelse der berettiger til at man

ny beregning af satsen kan betyde

en indkomstfremgang til cirka syttentusinde og

seks måneder før de kan få beregnet en ny og højere dagpengesats andre ledige på vores arbejdsmarked skal vente tolv måneder før de kan få beregnet

nyuddannede efter tre måneders arbejde opnår fuld

jeg kan forstå på enhedslisten at man også begrunder det med at nyuddannede der

har optjent ret til fuld dagpengesats kan risikere at forlade deres

fordi de ikke har råd til den lavere sats og derfor søger arbejde andre steder

gerne sige at jeg har meget stor forståelse for at man som nyuddannet ønsker at arbejde inden for det fagområde

og for resten af samfundet at man søger arbejde inden for det område

et job altid er bedre end ikke at have et job og kan man ikke hurtigt få et job inden for det område

synes jeg man skal søge bredt

i sin start på arbejdslivet fordi man ikke kan få det drømme eller ønskejob man

så ligegyldigt hvor meget man måtte ønske sig for de unge at de kan få det job

gerne vil have som deres uddannelse taler for og som deres kvalifikationer berettiger dem til

til at søge bredere jeg har det sådan

rammes af arbejdsløshed umiddelbart efter ens studium

er det bare med at komme ud på arbejdsmarkedet og søge alle de job der måtte være

man har kvalifikationer og kompetencer til der er ikke nogen grund til at vente på at det job man måske allerhelst vil have

skulle vise sig for det er sådan at ungdomsarbejdsløshed er noget af det værste

et samfund vi tager håbet og modet fra mange

starte et forhåbentlig langt og godt arbejdsliv på man skal ud at bruge sig selv

de talenter man nu måtte have og de kvalifikationer man har fået oparbejdet derfor kan regeringen ikke støtte

og firs forslag til folketingsbeslutning om ret til fuld dagpengesats for nyudlærte

beslutningsforslag vi

sådan set optaget af at få styr på de offentlige finanser og fokusere på private job

jo heller ikke noget finansieringsgrundlag og nu har vi så hørt beskæftigelsesministeren

hvorfor regeringen ikke kan støtte det og

set meget på linje med det der er blevet fremført

den ordning vi har i dag er meget fornuftig

også af den opfattelse at det kunne gå hen og føre til højere ungdomsarbejdsløshed og det er jo ikke ligefrem det der er

kan man jo

enhedslisten ikke sætter sådan lidt trumf på

deres beslutningsforslag det har vi

man kunne godt sætte større trumf

utilfredsheden med regeringen

stolen for døren og sige at nu er det slut nu trækker man stikket som parlamentarisk grundlag

så også hørt i aften at det bliver der

det handler om at vi får de unge mennesker i gang og ud i job og så sent som den tolvte april var

det højeste i tre år

bare endnu engang også hilse fra de konservative og meddele at de heller ikke kan støtte

til fuld dagpengesats efter tre måneders arbejde som det er er

afsluttet uddannelsen de skal ikke som andre forsikrede medlemmer opfylde kravet om en års forudgående medlemskab og betaling af medlemsbidrag til a kassen for at opnå ret til dagpenge dimittender opnår ret til dagpenge en måned efter

afslutning hvis de melder sig ind i en a kasse uden at betale kontingent en år før deres uddannelse stopper kan de

dagpenge med det samme

som andre ledige

er forholdene for de uddannede allerede nu ret unikke

i indtægt den ordning vi har nu betyder rent

de dermed også melder sig ind i en a kasse

at de skal arbejde i en halv år inden der skal laves nye beregninger for en større dagpengesats det synes jeg ikke er urimeligt angående

de nyuddannede vil forlade deres område

der hvor du gerne vil ind søg nu bare et job

det gjorde han han fik sig et job ikke drømmejobbet jeg snakkede med ham i weekenden nu har

sig et nyt job det var drømmejobbet

så sagt med de ord

folk der er gået fra su og som så kommer på dimittendsats men ideen er jo netop at man langsomt går

fuld voksenløn og det mener jeg kun er rimeligt det er et gammelt problem

jeg forstår ikke hvorfor der er så alvorlig en modstand imod at

den her fejl det er en fejl som ikke er dyr at

det handler også om at få etableret den familie som man skal have til at fungere indtil man får jobbet vi har i de senere år set øget

og derfor er det jo vigtigt at sige at det er meget meget svært for os i øjeblikket at få dimittender ud i arbejde uanset uanset hvilket arbejde det drejer sig om

ret meget for at få dem ud også for at skabe arbejdspladser med alle de ting vi gør

er en ting jeg undrer mig over nu har jeg stået her i salen hele aftenen og hørt på at enhedslisten gerne

sammenligne os med andre lande på alle mulige områder men det vil man åbenbart ikke her for jeg startede

det vil man så gøre endnu mere unikt så her mener enhedslisten åbenbart ikke at man skal sammenligne os med andre lande her skal det bare være langt

mig en forklaring på hvorfor det lige skal være her for

er ikke overbevist om at det her hjælper ret meget

jeg af gode grunde ikke udtale mig om det vil jeg gerne vide hvis nogen ved det meget præcist ikke bare som en formodning et andet spørgsmål som så er interessant er

jeg mener det er dybt retfærdigt for unge mennesker der er langt over atten år når de er

at de også får fuld su eller fuld

så hurtigt som muligt vi har jo set et problem og derfor er jeg uenig med arbejdsministeren

det der sker i de her år er gøgeungeeffekten

tage de mellemuddannedes job de mellemuddannede

og svendene kan tage de ufaglærtes job og så kan fanden tage de sidste

have et system der fungerer på den måde men det er jo den måde som systemet fungerer på

viser en smule hensyn til dem der slet ingen uddannelse

jeg har snakket med den her unge mand og jeg har snakket med flere unge mennesker som rent faktisk den dag i dag er glade for at de har taget et arbejde måske ikke lige inden for det fagområde

vil da opfordre enhedslisten til at gå ud og snakke med de her mennesker så tror

så jeg mener ikke der er grund til ændringer

jeg forstår det på den måde at i dag er det sådan at den første måned efter man

man få en beregnet ny sats som

træder i kraft fra den syvende måned efter man er

jeg forstår enhedslistens forslag sådan at den mulighed for at komme op på den højeste dagpengesats som efter de nugældende regler er efter syv måneder

fire måneder efter uddannelsens afslutning

nyuddannede men jeg vil også

vi er i afdelingen for for mindre betydningsfulde

for den enkelte nyuddannede som det vedrører jeg synes på den måde at den debat som vi havde tidligere i dag og som handlede om hvordan man

se på arbejdstimer og døde perioder i forbindelse med jobrotation og

mere principiel og og mere vigtig end lige det

er et af kravene som rejst af lærlinge og studenterbevægelsen adskillige gange også da

det er fint at lytte til enkeltpersoner men det er også rigtig godt at lytte til enkeltpersoners kollektive organisationer som prøver at opsamle den fælles erfaring og de fælles krav som man rejser når lærlinge og studenterbevægelsen rejser krav om

vi skal give de unge mennesker en start i livet og derfor synes jeg også at det har sin berettigelse at diskutere den slags ting og også at rejse dem i det høje ting uanset at visse medlemmer synes at det

de skal naturligvis også kunne diskuteres

jeg synes i virkeligheden at

juhl kom ind på i en af sine replikker for nogle få minutter siden nemlig spørgsmålet om hvordan vi bærer

væsentligt problem at få gjort noget ved end om man lige kan få den højeste dagpengesats tre måneder før eller siden når forholdet i øvrigt er det at man i forvejen får en dagpengesats på

om dagpengesystemet og fordi vi ønsker at skabe et bedre og mere trygt dagpengesystem på alle de områder hvor vi ved at der er nogle væsentlige ting at ændre

det som sfs ordfører siger egentlig er

jeg

derfor vil jeg være tilbøjelig til at skubbe det her lidt ud til siden

jobrotationsmuligheder som også er blevet skabt og udvidet i forbindelse med unge nyuddannede og som de også kan

langt væsentligere men jeg vil ikke på nogen måde

og det er herre christian juhl fra enhedslisten

den måde vi behandler unge mennesker på når de kommer og har taget

uddannelse og har investeret alle unge der har taget en uddannelse har en drøm og det er at komme til at arbejde

fag samtidig med at de selvfølgelig får stiftet en familie eller får etableret sig i i den boform eller den familieform

derfor er overgangen fra uddannelse til arbejde en meget vigtig

er den her uretfærdighed kunne vi ikke ændre på den

vi siger at ok tre måneders arbejde ja men hvorfor skal

bare lærlingene og de unge klarer sig jo nok men jeg tror at vi skal passe meget meget på jeg er meget nervøs

ender som en gøgeungeeffekt det vil sige

et job hvis vi kan undgå det skal vi gøre det

bedre investering at lade dem arbejde der hvor de har deres uddannelse og det er også

at realisere deres drømme det giver meget mere effekt end hvis de skal ud at arbejde et sted

ufaglærte så altid skal gå nede bagest og vente og have overarbejdsløshed det har de hver eneste gang der bliver krise det er der mange der

lidt ked af at vi ikke er enige på det her område som vi kunne klare ret hurtigt det er jo ikke fordi der skal

især ikke hvis regeringen og for den sags skyld den sorte del af oppositionen

deres egen indsats i vækstplaner og deslignende

noget stort problem så kommer de jo i arbejde og

fyrre år og jeg har en fornemmelse af at vi måske ikke lige næste år eller næste år igen kommer til det krisefri samfund til det samfund hvor der ingen arbejdsløse er og hvor der bliver mangel på arbejdskraft jeg ville ønske at det blev sådan for så ville fagforeningerne blive stærkere

blive meget meget stærkere til at kunne rejse de krav over for arbejdsgiverne som

tror ikke på det jeg har ikke set det samfund endnu jeg har ikke set den tilstand i det danske samfund endnu derfor er vi nødt til at prøve

tage enkeltkravene op en gang imellem og så prøve at se

komme videre her kan vi beskytte de ufaglærte ved at man ikke fremmer gøgeungeeffekten og kan man give de unge en bedre start på livet

godt at vedtage det her lille og forsigtige og